og lars dohn beslutningsforslag nummer

andreas steenberg

for stemte seks og tres imod stemte ni og tredive

karina lorentzen dehnhardt

afstemningen slutter

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er givet

medlemmerne i ro og mag kan forlade salen så vi også i lidt mere ro kan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

med knive i nattelivet og i det hele taget brug af

da vi i dansk folkeparti i sin tid indleverede forespørgslen skete det på baggrund af det meget modbydelige drab der

på en ung mand i kødbyen i københavn den unge mand

slået ihjel på et diskotek tilsyneladende uden at have haft kontakt med med gerningsmændene og uden

at han overhovedet havde nogen andel i det

der foregik på det pågældende tidspunkt men vi skal faktisk ikke længere tilbage end mandag i sidste uge hvor en to og tyve årig mand blev stukket ned foran københavns tekniske skole og fredagen før blev to mænd hevet ud af en bil og overfaldet af omkring ti personer i københavns nordvestkvarter det er alle begivenheder hvor ulovlige knive og hvor bandekriminalitet er omdrejningspunktet desværre kan vi konstatere at antallet af brud på knivloven er steget i to tusind og tolv i to tusind og ti

hundrede og en og tres brud på knivloven og i november to tusind og tolv var der indtil dato noteret to hundrede og otte og halvfems brud

det er jo en meget uhyggelig udvikling og derfor synes jeg også at det er vigtigt at få pointeret i forbindelse med debatten at det var en forkert beslutning regeringen traf ved i marts to tusind og tolv

blandt andet enhedslisten at lempe straffemulighederne for at bære kniv i nattelivet vi har også andre tal der viser at den er gal i to tusind og ti

fem og halvtreds sager hvor der skete voldelige overfald med kniv året efter i to tusind og elleve var det otte og halvfjerds og sidste år var antallet af anmeldelser om

knivoverfald så drejer det sig om at få knivene væk fra dem der bruger dem i forbindelse med voldelige overfald og her er der ingen tvivl om at det forhold

at man alene står til at få en fængselsstraf hvis man bærer en ulovlig kniv er med til at afskrække folk fra at tage kniv med i byen problemet er at når man har

man i nogle tilfælde også tilbøjelig til at bruge den

ingen tvivl om at knivene i nogle tilfælde medbringes fordi man er angst for hvad der kan ske en i nattelivet fordi man er angst for hvad der kan komme til

er ingen tvivl om at mange af de her knivoverfald betyder at ofrene pådrager sig meget store og alvorlige skader og i visse tilfælde får det så desværre den ultimative

derfor skal vi have knivene ud af nattelivet og jeg mener at det haster nu har regeringen så følt et behov for at lempe knivlovgivningen

jeg synes heller ikke vi har hørt noget fra regeringen i det hele taget om hvilke initiativer regeringen vil tage i forbindelse med de her meget kedelige tal som jeg har været inde på i min tale og det er derfor vi i dansk folkeparti glæder os til at høre hvad justitsministeren på regeringens vegne vil komme med af initiativer så vi kan få bugt med den knivkriminalitet

ingen måde hjemme i nattelivet og målet er helt klart ingen skal af frygt for knivoverfald være bange for at opholde sig i

det offentlige rum i aften og nattetimerne det tragiske drab på jonas thomsen sekyere i kødbyen den syttende november to tusind og tolv viser desværre i al sin gru hvorfor det er så væsentligt at have fokus rettet mod bekæmpelse af knive i nattelivet

var en ung mand som blot var i byen med sine venner for at more sig og endte med fuldstændig meningsløst at blive stukket nederst hertil kommer de bekymrende oplysninger fra københavns politi om

københavn det er en udvikling som regeringen tager meget alvorligt

slå det klippefast regeringen tager på det kraftigste afstand fra dem der bevæbner sig med knive det er en adfærd som der absolut ikke findes nogen undskyldning for

det siger sig selv at det er fuldstændig uacceptabelt når knivene bliver brugt til voldshandlinger derfor ser regeringen selvfølgelig også med stor alvor på udviklingen

kniv i københavn har været stigende siden to tusind og ni

stigende siden to tusind og ni

tallet er nærmere bestemt steget fra fire og tyve anmeldelser i to tusind og ni til en hundrede og seks anmeldelser i

dog understrege at tallene ikke kun omfatter forbrydelser på offentligt tilgængeligt sted men også for eksempel knivvold der begås i hjemmet der er også sket en stigning i antallet af anmeldelser af ulovlig knivbesiddelse på offentligt tilgængelige steder i københavn fra fem hundrede og halvfems i to tusind og ni til syv hundrede og fem og tyve i to tusind og tolv samtidig er

vigtigt at fremhæve at det nu ser ud til at problemet alene er stigende i københavn på landsplan har der således været et lille fald et lille fald i antallet af anmeldelser af ulovlig knivbesiddelse på offentligt tilgængelige steder fra to tusind en hundrede og seks og halvfems i to tusind og ni til to tusind og fem og fyrre i to tusind og tolv

størstedelen af landets politikredse har oplyst at de ikke opfatter omfanget af besiddelse og anvendelse af knive i nattelivet som et stigende problem det er vanskeligt at sige noget sikkert om baggrunden for udviklingen i

københavn statistikken siger heller ikke noget om hvad der kendetegner de pågældende lovovertrædere man kan frygte at personer med tilknytning til rocker og bandemiljøet tegner sig for en ikke ubetydelig del

i den forbindelse vil jeg

slå fast at regeringen tager skarpt afstand fra adfærden i

skaber utryghed

for almindelige borgere man opfører sig på en måde som på ingen måde er acceptabel stigningen i antallet af anmeldelser

og ulovlig knivbesiddelse er en udvikling som københavns politi

også blandt andet på den baggrund iværksat en lang række tiltag

iværksatte københavns politi således en særlig plan for den tryghedsskabende og forebyggende indsats mod våben og personfarlig kriminalitet i by og nattelivet som løb frem

politikredsen fortsætter her i to tusind og tretten den tryghedsskabende og forebyggende indsats med særlig fokus på den borgervendte kriminalitet i indsatsen indgår blandt andet københavns politis samarbejde med københavns kommune i tryg by indsatsen som skal sikre at borgerne trygt kan færdes i byen også i nattelivet et af de redskaber som københavns politi gør brug af er oprettelse af de såkaldte visitationszoner hvor politiet kan gennemføre stikprøvekontroller

løbende til den aktuelle situation

også noteret mig at politidirektøren i københavn har tilkendegivet at københavns politi nu vil analysere sagerne om voldsudøvelse med kniv med henblik på at få et mere præcist billede af udviklingen så politiet kan sætte mere målrettet

bekæmpe bandekriminalitet og indsatsen er gennem en række tiltag løftet til et nyt niveau så vi i dag har den stærkeste bandeindsats nogensinde med flerårsaftalen for politiet er der prioriteret ressourcer til en øget indsats i udsatte boligområder der blandt andet sætter målrettet ind mod bandernes rekrutteringsbaser i boligområderne jeg kan også nævne at der er oprettet målrettede såkaldte bandetaskforces i øst og vestdanmark der bistår politikredsene med en koordineret indsats mod den organiserede kriminalitet desuden har man intensiveret den i forvejen forstærkede politiindsats blandt andet ved at skærpe patruljeringen og den politimæssige tilstedeværelse i områder hvor banderne færdes der efterforskes massivt mod banderne og deres kriminalitet herunder ikke mindst i

de drab og drabsforsøg der har fundet sted der er i den forbindelse

kendte bandemedlemmer regeringen lægger vægt på at der sideløbende med politiets store arbejde også i øvrigt gøres en indsats for at påvirke de holdninger og forestillinger

med i lommen når man bevæger sig ud i nattelivet regeringen indgik derfor i efteråret to tusind og elleve en aftale med enhedslisten og liberal alliance om at afsætte en pulje på fire million kroner årligt i fire år

kampagner herunder en forebyggelseskampagne mod knive

på den baggrund iværksatte det kriminalpræventive råd i december to tusind og tolv kampagnen natten er

fri for kniv kampagnen tager udgangspunkt i at mange unge tror at der er meget vold og mange har kniv med sig i nattelivet men det er i realiteten og heldigvis for

det kun få der bærer kniv i nattelivet opfattelsen af at de fleste har kniv med i nattelivet kan få nogle unge til at tro at der er behov for at bevæbne sig med kniv når man går i byen det er derfor vigtigt også at gøre op med de myter og kampagnen skal være med til at give unge et realistisk billede af virkeligheden kampagnen løber i første omgang frem til april

kampagnen i en længere periode problemerne med knive i nattelivet og

en strammere våbenlovgivning det er allerede forbudt at bære kniv på offentligt tilgængelige steder uden et anerkendelsesværdigt

eller i forbindelse med bandekonflikter kan forvente en ubetinget fængselsstraf sådan var det før regeringsskiftet og sådan er det efter regeringsskiftet ændringen af knivreglerne i to tusind og tolv betød at lovgivningsforudsætningen om ubetinget

som altovervejende hovedregel i førstegangstilfælde blev erstattet af en mere afbalanceret sanktionsbestemmelse helt i tråd med højesterets afgørelser på området udgangspunktet er derfor nu at førstegangstilfælde af overtrædelse af knivforbuddet straffes med bøde men ved skærpende omstændigheder

nu når herre peter skaarup gjorde så meget ud af at der var lempet i forhold til at bære kniv i nattelivet vil jeg bare gerne sige fuldstændig klart og benytte lejligheden til at understrege at lovændringen lovændringen på ingen måde lempede sanktionen over for personer der bærer kniv i nattelivet det fremgår tydeligt af lovens forarbejder som fastslår

der kan begrunde ubetinget frihedsstraf hvis en person bærer kniv på steder og under omstændigheder hvor der er en nærliggende risiko for at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter det vil i praksis først og fremmest omfatte tilfælde hvor en person bærer kniv i aften og nattetimerne på diskoteker og værtshuse

være en nærliggende risiko for de nævnte tilspidsede situationer

at der ikke er nogen reel risiko for at pågældende kniv vil indgå i en farlig situation

naturligvis opmærksom på at det i den forbindelse ved behandlingen

to tusind og tolv blev anført at domstolene jo ikke var tvunget til at idømme ubetinget frihedsstraf højesterets to afgørelser var jo netop et bevis herpå hertil må jeg sige at med lovændringen helt i tråd med højesterets afgørelser er det netop gjort klart og tydeligt at fiskeren og andre i samme situation ikke skal i fængsel jeg må sige at jeg

af lovgivningen afslutningsvis vil jeg bare sige

når folk bærer og bruger kniv som våben det er desværre ikke muligt her i folketinget at vedtage en lovændring som med et snuptag får knivene og knivvolden til at forsvinde

består indsatsen mod knive i nattelivet af en effektiv retshåndhævelse en stærk politimæssig tilstedeværelse og indsats

aktivt kriminalpræventivt arbejde herunder ikke mindst den nuværende meget højt prioriterede og målrettede indsats mod de forhold som vi ser udvikle sig i bandemiljøerne det er efter regeringens opfattelse også disse midler der skal sættes ind

det handler om at bekæmpe knive og knivvold i nattelivet

mener det er en vigtig sag og at regeringen mener det er en vigtig sag at få dæmmet op for de mange

hvis man prøver at være lidt kritisk

nogen initiativer i det som

fra folketingets side markerer os og følger med tiden og sikrer os at

i stand til at håndtere de udfordringer

i stilstand der sker hele tiden ting og sager

viser en eksplosion i antallet af voldelige knivoverfald

det også begynder at ramme mennesker der ikke har noget som helst med

teknisk skole nu må leve i uvished

der virkelig har sat sig spor

pågældende skole vi skal sørge for at almindelige unge mennesker der vil have en sjov aften i byen

kan være i fred og

ikke behøver være bange for at komme i klammeri med bevæbnede

må konstatere at der blandt nogle unge det er jo langtfra alle det er heldigvis

en bevægelse i retning af at man skal gå helt ud til yderlighederne og bruge våben i forbindelse med de konflikter små og store man

flere tilfælde af knivstikkerier mellem unge mennesker der er tilsyneladende tale om en glidning i forhold til hvad der er normal adfærd normal opførsel

altså vores opgave som politikere

i stedet for at ignorere det vi er nødt til at tage det alvorligt jeg vil ikke lægge skjul på at vi i dansk folkeparti betragter straf som noget der hjælper vi tror på at højere straffe og konsekvens har en præventiv virkning også i forhold til mennesker der kunne finde på at tage en kniv med i byen hvis de ved at de risikerer

vil mange af dem afstå fra at gøre

den ulovlige kniv med i byen i dansk folkeparti synes vi så lige præcis at det er vigtigt at vi bruger nultolerance i kriminalitetsbekæmpelsen

faktisk fik ryddet op i en by med meget omfattende voldskriminalitet og hvordan gjorde man så det jo politiet slog hårdt ned på alle lovovertrædelser store som små det var lige fra graffiti

til fumlegængeri til trusler om

utrolig gavnlig effekt

der jo var berygtet i

halvfjerdserne og op igennem nitten firserne for meget høj kriminalitet stofmisbrug prostitution

flyttet ind der er verdens største legetøjsbutik

det hele taget blev en legeplads for hele familien helt centralt i new york

det er altså opnået ved at man har slået hårdt ned

også den mindre alvorlige kriminalitet altså

overfald det viser altså netop

vigtigt at vi i danmark også lærer af de gode initiativer man har taget i andre lande

fra en regering der gerne vil gøre det rigtige og lappe nogle huller ja men det bliver nogle signaler der giver

ugunst for dem der er lovlydige og det er så de fleste

det er nultolerance hvis man kommer i fængsel for at bære en ulovlig kniv medmindre man selvfølgelig har det man kalder et anerkendelsesværdigt formål det siger sig selv som justitsministeren også er inde på som for eksempel at bruge den i forbindelse med fiskeri eller som håndværker eller lignende det har der hele tiden været taget hensyn til i lovgivningen det ved justitsministeren også godt her synes jeg også at politiet skal bruge de muligheder i det hele taget

i de områder af byerne hvor der er mange beværtninger diskoteker og lignende

altså vigtigt at politiet har de rigtige værktøjer

folketinget konstaterer at antallet af voldelige forbrydelser begået med kniv alene i københavns politikreds er fordoblet fra to tusind og ti til to tusind og tolv folketinget ønsker at justitsministeren kortlægger om der er tale om en landsdækkende kriminalitetsudvikling og årsagerne hertil folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at tage initiativer herunder lovgivningsmæssige initiativer der kan imødegå denne udvikling blandt andet ved at målrette politiets indsats yderligere med fokus på ulovlige knive i nattelivet

af ulovlige knive hvis det sker som led i bandeaktiviteter folketinget pålægger samtidig regeringen i i de relevante fora for eksempel over for skoler og gymnasier at arbejde for at sikre at der etableres løbende informationskampagner der fortæller om hvilke faremomenter det indebærer hvis man har kniv

herre jeppe mikkelsen radikale venstre værsgo

bøde i førstegangstilfælde

man slår fast i loven man kan altid diskutere hvor

kan herre jeppe mikkelsen have nogle

i dansk folkeparti men det signal man har sendt er i hvert fald at man lemper nu

at antallet stiger ganske kraftigt og der har herre jeppe mikkelsen og den regering som det radikale venstre er med i ikke rigtig nogen initiativer til bekæmpelse af den udvikling

sig det vi efterlyser i dag helt fair hvis man gerne vil bevare den knivlov man man nu har

fint nok men så må man bare komme med noget andet der adresserer det meget alvorlige problem som den store lovlydige del af befolkningen oplever lige i øjeblikket

vi ikke kunne komme på nogle øvrige initiativer

politiets initiativer disse

hele tiden nødt til at holde øje med hvad det er for en udvikling der sker ude i samfundet

miljøforurening som man er nødt til at gøre noget ved jamen så sker det da ofte at folketinget

er nødt til at handle og gøre noget akut og her er vi altså i den situation

i gentagelsestilfælde og under skærpende omstændigheder og så videre

der der er det bare udenomssnak hvis man forsøger på at give et andet billede det ændrer ikke ved at vi nu står i den situation at

vi kan bare se

kunne se på tallene at der skal mere til at

ole hækkerups vurdering af

justitsministeren fortalte rigtig noget om hvad regeringen vil der kom ikke rigtig nogen klare initiativer hvad kunne

har kniv med i nattelivet men jeg synes det skygger for diskussionen om hvad man

at den retstilstand der er i danmark passer

hvis man bliver grebet med kniv i nattelivet

en lov der var god nok socialdemokraterne stemte selv for den i to tusind og ti hvis man ingenting ændrer

ændre noget

nu har lavet den ændring og det har man haft et flertal for i folketinget skulle så ikke sætte os sammen og

justitsministeren sådan mere med åben pande kæmpede den kamp

hvad kan vi gøre

som herre ole hækkerup vel heller ikke kan sige er tilfredsstillende der er

langt flere overfald der er langt flere der tages med

sammen og finde nogle løsninger i stedet for at gå

i de her juridiske specifikke diskussioner

man se at andelen af befolkningen der bliver udsat for vold er faldende og

interessante ændringer i kriminalitetsmønsteret

for eksempel faldet

desværre tyder alt på at slagsmål på skumle beværtninger nu er blevet erstattet af noget der er langt mere alvorligt og rammer mere vilkårligt nemlig

deres helt tydelige sprog

en massiv stigning i antallet af overfald med kniv og en massiv stigning i

personer der er blevet taget med kniv i københavn blev fire hundrede og syv og tres taget

offentligt sted fra første til tredje kvartal i to tusind og tolv det svarer til en stigning på seks og fyrre procent i forhold til to tusind og elleve og to tusind og ti

tidligere på måneden kunnet læse at kilder i politiet vurderer

billigt at blive taget med en ulovlig kniv

et langt værre våben for eksempel en pistol eller andet

den straf man får

iagttagelse som man nok må sige er korrekt

men man har sagt at man har lempet tror sågar det blev sagt i nogle af ordførertalerne man har sendt et meget meget uheldigt signal om

så galt at gå med kniv længere og det

også et signal som nogle kriminelle elementer

det ikke kun er forhærdede kriminelle der går med kniv

gymnasieelever i vinterferien resulterede i to knivstikkerier ikke i københavn men i prag

det er et alvorligt skråplan at den slags sker blandt ganske almindelige unge mennesker

kan vi som politikere så ændre på problemet

høj grad en holdningsændring der skal til det er ikke i orden at gå med kniv selvfølgelig skal man ikke tage en kniv med når man skal have en glad aften

tendensen en selvforstærkende virkning fordi nogle føler at de er nødsaget til at tage en kniv med hvis de nu skulle blive overfaldet at vi som politikere ikke

kan løse problemet alene betyder ikke at vi blot kan læne os tilbage og undskylde os med at der skal en holdningsændring til vi har også et ansvar

at justitsministeren foretager sig andet end blot at sige at det må politiet håndtere

er kun et københavnerproblem det gør sig ikke gældende i resten af landet

det man ser udvikle sig i københavns

ganske drastiske stigning

københavns politikreds meget meget alvorligt for den vil brede sig til resten af landet

brede sig til resten af landet derfor må vi

andre steder i samfundet hvor man ellers skulle være tryg stigende brug af knive

de her steder er en meget bekymrende

det skete for jonas der blev knivdræbt i kødbyen i november et helt tilfældigt offer som blev overfaldet

toilet det kunne være sket for hvem som helst vi så for endnu kortere tid siden en to og tyve årig elev blive overfaldet på københavns tekniske skole et groft overfald hvor

blev stukket flere gange derfor ønsker vi i venstre at tage en politisk diskussion om hvad vi fra lovgivers side kan gøre for at forhindre at

kan tage lovgivningsmæssige initiativer jeg vil da heller ikke udelukke at man kunne se på

mig bekendt en socialdemokratisk

ved at målrette politiets indsats yderligere med fokus på ulovlige knive i nattelivet og besiddelse af ulovlige knive hvis det sker som led i bandeaktiviteter

meget alvorligt og derfor vil jeg da bestemt ikke udelukke at vi ønsker at lave lovgivningsmæssige ændringer

forsvinder nej vi frygter tværtimod at det breder sig til resten af landet

har vi som politikere og som lovgivere et ansvar og det

i lyset af den kriminalitetsudvikling vi ser på bandeområdet med knive i nattelivet

diskutere hvad man kan lave af oplysningskampagner eller andet det står

vedtagelse og hvis herre jeppe mikkelsen og det radikale venstre ønsker at være med synes jeg vi skal sætte os ned og diskutere det og så skal vi gerne blive konkrete men jeg frygter lidt at herre jeppe mikkelsen og regeringspartierne overhovedet ikke vil noget og at de vil læne sig tilbage og sige ja det må politiet tage sig af der er ikke behov for at gøre noget som helst

om en helt gal udvikling

hvor tilfældige bliver ofre for knive i nattelivet i den besvarelse vi lige har

justitsministeren på at der er sket en stigning

været brugt kniv ministeren pegede også på at det ikke er tilfældet andre steder i landet

og en særlig indsats mod knive i by og nattelivet

at københavns politi har oprettet visitationszoner det gør noget ved utrygheden her og nu

også brug for at finde ud af hvorfor der er kommet flere knive

rocker og bandemiljøet er der ved at brede sig en holdning herfra om at man skal bevæbne sig det er det vi skal have københavns politi til at svare på

anmeldelser hvor der har været anvendt kniv er steget det skal vi så bruge til at svare på

sætte hårdt og præcist ind og vi vil fra socialdemokraternes side lytte meget nøje til hvad politiet melder

i dag fortsat ubetinget fængselsstraf sådan mener vi også at det skal være

som jeg har hørt dansk folkeparti

nøjes med en bøde hvis det er det

lige præcis det har noget som helst med knive i nattelivet at gøre eller at det

ville hjælpe på det bundlinjen er at vi har brug for politiets indsats vi har brug for at få set på politiets evaluering af årsagen til at der er kommet flere anmeldelser

også allerede har været fremme for vi kan have en fornemmelse af

af problemet starter derudover skal vi kæmpe for at

er at knive er uacceptable i nattelivet her er jeg så så særlig glad for visitationszonerne

i to tusind og elleve og som stadig løber vi skal bekæmpe både holdningen og handlingen der ligger bag knive i nattelivet på den baggrund skal jeg på vegne af socialdemokraterne sf de radikale og enhedslisten oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget er bekymret for den stigning i antallet af knivoverfald der er konstateret i københavn siden to tusind og ni folketinget tager på det kraftigste afstand fra knive i nattelivet og understreger at straffen for at bære kniv i nattelivet ikke er lempet folketinget finder at knive i nattelivet skal bekæmpes med effektiv håndhævelse af de gældende regler og med præventive tiltag folketinget noterer sig med tilfredshed at politiet prioriterer indsatsen mod knive i nattelivet højt og at det kriminalpræventive råd har iværksat en kampagne på området folketinget konstaterer at ordningen med ubetinget frihedsstraf

bærer kniv på steder eller under omstændigheder

en nærliggende risiko for at der kan opstå tilspidsede situationer af potentiel voldelig karakter for eksempel som følge af en bandekonflikt folketinget opfordrer regeringen til fortsat at have fokus på problemet

nødt til at have en politiindsats her og nu så er vi nødt til at spørge københavns politi hvad tror i

er sket en stigning i antallet af knivoverfald når københavns politi kommer tilbage og siger

skal vi sætte hårdt og præcist ind over for lige præcis det som politiet påpeger derfor tror

vi kommer til at diskutere det her i folketinget igen

skal sørge for at holde sammen om at alle i folketinget er enige om at den stigning

at man går tilbage til det som var gældende da den her regering lempede knivloven

også godt kigge på andre stramninger

jeg ved jo ikke på forhånd hvad det er hvis de kommer tilbage og siger at det problem

bare nødt til at understrege igen igen som jeg også

den straf man vil få ved at bære en kniv i nattelivet i dag er præcis den samme som den var i to tusind og ti

man kan altså ikke ædrueligt argumentere for

ikke at man ikke i forbindelse med denne debat allerede har indhentet den vurdering

københavns politi om allerede nu at komme

indsats betyder vil jeg formode også

ligger bag den her stigning

man vende tilbage til folketinget og sige det her er hvad vi er nået frem

hvad deres vurdering er af det stigende antal ja ikke bare stigende men en fordobling af antallet af knivoverfald

alarmerende men det som politiet aldrig nogen sinde vil fortælle

her er spørgsmålet til ordføreren jo er det ikke rigtigt at socialdemokratiet

den såkaldte knivlov og bebudede at lige så snart man kunne komme til det

ville man rulle stramningerne tilbage og det er det signal der er røget ud over hele landet det er den

da liberal alliance sammen med regeringen lempede våbenloven fik man det indtryk at nu

rullet det hele tilbage og det er det der er miseren og det kan politiet jo ikke svare os på

vi er tilfredse med den måde det er endt på efter højesterets fortolkning det

nu er gældende lovgivning i kongeriget det nemlig ryk direkte i fængsel og ryk direkte til ubetinget fængselsstraf hvis du har kniv med i nattelivet men har vi tilfældet med

direkte i fængsel det er den retstilstand vi ønsker men vi har

set stået ved det her hele vejen de andre partier må svare for sig

blandt venstre konservative og dansk folkeparti

så egentlig enighed om hvad man ønsker at lave om i den nuværende retstilstand hvem af de tre partier ønsker egentlig at ændre knivloven for det fremgår jo ikke af

at gemme sig under nogle formuleringer der hedder at

vil se på nye initiativer ja ja men det kan også sagtens være at den formulering skal skjule at man i virkeligheden ikke er enige derfor gør jeg en dyd ud af at sige hvor vi er henne vi synes at den nuværende retstilstand hvor man

mange af dem blev så i øvrigt frikendt

der var flere ordførere der var ude at tale med meget store bogstaver om at det

rulle stramningerne af knivloven

blev bredt ud over hele landet for jeg er jo enig i at der juridisk set

men hvem af de kriminelle sidder og læser paragraffer i de love vi vedtager herinde i folketinget

jo ingen der gør men de hører om overskrifterne i tv og radio de læser overskrifterne i avisen

forskel der har været mens vi har set en galoperende stigning i antallet af knivoverfald det er signalet om at nu er det ikke længere så slemt at gå rundt med en kniv det gør ikke så meget og når vi får magten så skal vi nok rulle det tilbage

er det ene det andet er hvis man så siger

det ændrer retstilstanden så opfattes det også som en måde at sende signaler på så bliver mit spørgsmål jo hvad for en lovændring har det konservative folkeparti tænkt sig at gennemføre hvis man havde magt som man har agt for hvis man tror på det herre tom behnke siger nemlig at lovgivning ikke alene ændrer retstilstanden men også sender signaler så må det konservative folkeparti jo have et ønske om

ændre lovgivningen om ikke andet for at sende signaler

ulovlige knive skydevåben og lignende

meddelte politiet at nu havde man oprettet visitationszoner i herlev gladsaxe og ballerup

i forbindelse med den diskussion

socialdemokraterne nemlig det radikale venstre sagde at politiloven burde ændres fordi det var for meget

indført visitationszoner i de her tre kommuner

mig at spørge herre ole hækkerup hvad sker der

kan vi regne med at visitationszonerne fortsat kan eksistere også i de områder

på det her område efter radikal

ændre lovgivningen vedrørende visitationszoner

at noget af det der viser sig når københavns politi sætter sig ned og evaluerer hvorfor der er sket den her stigning over flere år i antallet af

tidligere i øvrigt for at sende et meget klart signal det signal tror jeg i modsætning til herre tom behnke virker meget mere effektivt i forhold til en kultur der måske er ved at udvikle sig forkert end nok så mange vedtagelser man laver i folketinget

klog på hvad forskellige medlemmer af andre partier

visitationszoner det påtænker regeringen på ingen måde tværtimod er det noget jeg påpegede som noget af det der virkelig er effektivt

det ser ud til at være på kant med politiloven og jeg tror man har lavet en fejl da man oprettede den her visitationszone det er meget vigtigt at visitationszoner har et begrænset areal i form af enkelte gader pladser

det er en unødvendig mistænkeliggørelse af borgerne i de pågældende områder

det er jo et eksempel på den værdipolitik som

men de radikale har jo en helt anden holdning og det kan meget vel være derfor at vi har fået den her lempede knivlov enhedslisten har

hvor står regeringen egentlig henne på det her punkt det bringer den her sag

og der var en visitationszone og jeg blev visiteret så ville jeg ikke føle det som krænkende eller som et overgreb så ville jeg være glad for det fordi jeg ville vide at alle de andre også var blevet visiteret

kulturen fungerer det vil sige at

ved at brede sig en holdning fra for eksempel

og rockermiljøet som har været fremme som et af de steder hvor

en anden holdning til knive hvad man levende kan forestille sig

men så sandelig også at sende et signal til resten af dem der

samme at socialdemokraterne og regeringen som sådan

sin ministertale at det kun er i københavn og ikke i de andre politikredse

vi har hørt noget fra københavns politi selv skulle give en vurdering af det

ville jeg tro at det var det man så og så skal vi da i høj grad kigge

kan gøre for at skærpe der jeg tror så i øvrigt at den skærpede indsats fra politiets side

i den politiforligskreds som både herre karsten lauritzens parti og mit

så er det også jeg synes det er så problematisk hvis man allerede nu beslutter sig

man vil ændre knivloven og det

om hvem af dem der egentlig ønsker at ændre

forhånd har lagt sig fast på konklusionen det synes jeg da ikke er nogen særlig hensigtsmæssig måde

vedtagelse fordi vi er

bekymrede for hvad der sker og gerne vil sætte os ned og

fået indtryk af at det gider

når det nu viser sig at at de her problemer som vi ser i

det jeg så lægger til som min politiske pointe er

den evaluering begynde at afskrive

masse ting vi vil gøre

hver især godt stille en masse holdninger op jeg synes at vi fordomsfrit skal se på hvad københavns politi kommer og siger det

ændringer i knivloven inden man har fået den evaluering fra

som jeg fornemmer at der er et eller flere af vko partierne der i

det er mine to banale politiske pointer at lægge i forlængelse af det men selve kernen

set en jeg har taget direkte fra justitsministeren for det sagde han

fornuftigt formål med det derfor ser vi også med stor alvor på kriminalitet som involverer knive vi glæder os derfor over at kommunerne og politikredsene også tager dette problem meget alvorligt samtidig glæder vi os over at vi har satset massivt på indsatsen mod rocker og

eneste sted i landet været en stigning i i antallet af episoder med knive involveret

og jeg håber naturligvis at man fortsætter denne indsats indsats for at modarbejde den negative tendens

nemlig knive i nattelivet det er det stillerne af forespørgslen ønsker at diskutere og den ændring som regeringen enhedslisten og liberal

nattelivet hvis man ønsker at diskutere knive uden for nattelivet for eksempel om uskyldige pensionister der kom til at

kniv efter en fisketur skal straffes med syv dages fængsel

jo indkalde til en forespørgsel om det

som forespørgerne har indkaldt til en forespørgsel om

på en kampagne til at bekæmpe knive i nattelivet vi har sat nogle af danmarks førende eksperter på området

de vælger at lave en kampagne hvis hovedbudskab er at nattelivet er sikkert den hedder sågar natten er ni og halvfems fri for kniv hvis herre peter skaarup

skaarup der står jeg vil hellere kysse end slås det kunne

i folketinget men min pointe er at vi skal passe på at ikke taler problemet op

et uhyre stort antal knive

køber en kniv og tager den med for

hvor knive er involveret så min opfordring skal være pas nu på med retorikken vi skal selvfølgelig ikke negligere problemet vi skal følge det og politiet og kommunerne skal tage det seriøst problemet findes men vi må

nede og det kan skræmme flere unge til at snuppe en kniv med i byen med øget knivvold

jeg er bekymret for at det radikale venstre og enhedslistens indflydelse i regeringen måske også sf som på det her værdipolitiske område

mere end halvdelen af det antal sager der var i to tusind og tolv om voldelige knivoverfald så der skal ske noget her og nu og der er det altså ikke løsningen som herre jeppe mikkelsen

er fremkommet med nemlig at ændre politiloven så man handicapper politiet i forhold til at lave visitationszoner

tværtimod brug for at visitationszonerne bliver forbedret så vi er sikre på at man gør hvad man kan for at stoppe

her visitationszone reduceret i størrelse

er jo decideret løgn at jeg skulle have

ændre politiloven jeg har konstateret stilfærdigt at der måske var et enkelt tilfælde hvor den ikke helt blev fulgt

gjort yderligere ved det fordi politiet også tog

at politiet ikke bare skal komme og visitere folk overalt uden yderligere mistanke det er sådan noget der kendetegner stater vi normalt ikke sammenligner os med det er en unødvendig mistænkeliggørelse af borgerne i de tre kommuner siger herre jeppe mikkelsen der nu vil bede justitsministeren om at se på sagen altså

anderledes måde end at det radikale venstre er modstander af den måde politiet i dag håndterer politiloven på og om nødvendigt må det jo så betyde at politiloven skal ændres eller også skal politiet ændre adfærd og der harmonerer det jo slet ikke med det som herre ole hækkerup sagde i sin ordførertale hvor herre ole hækkerup netop roste visitationszonerne og sagde at man skulle bruge dem endnu mere han var glad for dem altså det harmonerer jo simpelt hen ikke vil

bevæbne sig med kniv og nogle af dem

den til at stikke i andre mennesker

bare som sådan et slag på tasken og relativt set hvor mange af de mennesker har læst våbenloven hvor mange af de mennesker har læst den ændring som regeringen har gennemført sammen

hvor mange af disse kriminelle elementer der har hørt overskrifterne i fjernsynet i radioen

hvad tror herre jeppe mikkelsen der er flest der har hørt

folketinget

at der er flere kriminelle der læser overskrifterne på spisesedlerne rundtomkring

løste alting jeg tror det har en effekt at der stadig er

som efter sin fisketur har glemt sin kniv i lommen

at få svar på om om venstre eller konservative ønsker

knivloven da den

problemet var at den ene ordfører efter den anden her fra folketinget stillede sig op på en ølkasse og råbte ud i verdenssamfundet at denne knivlov var det mest vanvittige man nogen sinde havde

det signal der er blevet sendt så spørger jeg bare om ikke det nemmeste

at vi blev enige om hvad udfordringen er

ændring en tilbagerulning

jo ligegyldigt at ministeren står og siger

ubetydelig ændring og jeg tror faktisk at det er en ændring som rigtig mange lovlydige danskere som af og til bruger en kniv til et godt formål i forbindelse med arbejdet eller en hobbyaktivitet har været rigtig rigtig

det var derfor at der

den daværende knivlov for den havde nogle meget utilsigtede

lidt i forlængelse af herre tom behnkes

godt et års tid siden og hvis man læser herre jeppe mikkelsens ordførertale fra dengang

i to tusind og otte var forkert et resultat af lovsjusk og

derfor laver vi loven om nu vi vil en ny kurs

jeppe mikkelsen lige uddybe hvad

var der skete der for et års tid siden da

i nattelivet der har vi fastholdt fokus på at der skal være syv dages straf

generelt set steder hvor der er en tilspidset situation for eksempel i nattelivet eller til en fodboldkamp eller hvad det nu kunne være

men jeg synes det var en kæmpestor ændring for de mange mange danskere som var begyndt at frygte at de kunne komme syv dage i spjældet for deres fritidsaktivitet

temmelig liberalt faktisk at folk har ret til at bruge deres kniv uden frygt

for eksempel hvis de skal ud i skoven og samle svampe eller

han sagde fra folketingets talerstol

kurs for dansk retspolitik det det var ren symbolpolitik og det er desværre symbolpolitik der sender et signal til nogle unge kriminelle

mister livet på en natklub i kødbyen på en aften som egentlig skulle have været sjov nu sidder der et sæt forældre og formentlig en kæreste og nogle søskende som er dybt nedbøjede af sorg over at have mistet et familiemedlem det er desværre ikke første gang vi ser det

jeg kan huske at vi i to tusind og otte havde en debat ligeledes om knivlove dengang var det en nitten årig der var blevet stukket ned på strøget

så kom der et klammeri ud af det

vi skal gøre alt hvad vi kan for at undgå den slags som bekendt

førte debatten i to tusind og otte

den knivlov som har været enormt omdiskuteret og som førte til at fiskere håndværkere og andre pludselig stod

måske var undskyldeligt eller af glemsomhed det viser bare

det kan være at lave lovgivning og

det jeg hæftede mig ved var at politiet i deres høringssvar dengang sagde at det

være med at tænke på den dag i dag hvor vi nu igen står

for man må jo bare sige

vi oplevet en stigning i antallet af knivstikkerier

knivloven på den måde har haft den kriminalpræventive effekt

håbet på

gøre i nattelivet hvis man har den onde vilje

er det sådan set fornuftigt at man også kan

en fængselsstraf men om det alene er det der

kan man jo godt blive en anelse i tvivl om specielt når man

statistisk ser udviklingen på området

ganske enkelt mere til det er jo også tankevækkende at det er i københavnsområdet at

at det ikke på samme måde forekommer i provinsen man kunne jo godt få den tanke at nogle af knivstikkerier

ser ud til at tage lidt til i de her dage så jeg synes det er godt at

københavns politi nu vil undersøge udviklingen

den her stigning det er nok det første skridt hvis man vil målrette indsatsen yderligere så det er

set fornuftigt der skal andet og mere til og jeg jeg noterer mig

i nogle kampagner på området men jeg synes alligevel at jeg vil nævne en af de ting som synes at have gjort en forskel og som rent faktisk har en forebyggende effekt det er det der hedder ringstedmodellen og den er sådan set beskrevet i det store katalog som ungdomskommissionen kom med

over initiativer som virker det handler om

imødegå flertalsmisforståelser altså det at man tror at det er helt almindeligt at at tage en kniv med i byen og at det er noget alle unge gør derfor skal jeg også tage en kniv med byen når jeg går i byen

og jeg skal jo kunne beskytte mig selv det er et mindretal der har

det det er ikke normalt at have en kniv med i byen og når de unge faktisk får et realistisk billede af hvordan virkeligheden er skruet sammen

til at bruge den jeg tror dog at

rå gruppe som det kan være rigtig svært at nå ind til og det gode spørgsmål er selvfølgelig hvad

vi også har at der er nødt til at være visitationszoner at der er nødt til at

må man håbe på at der også er nogle ansvarlige unge omkring dem

mens det er mest farligt at være kvinde og være til stede inden for hjemmets fire vægge når det handler om knivstikkerier begge dele synes jeg er samfundsproblemer som

skal adresseres men som vi nok også må anerkende kræver forskellige løsninger når jeg kigger på

at der er mange lighedspunkter begge parter ønsker at det skal undersøges nærmere og begge parter synes at der skal være en konsekvent indsats fra politiets side begge parter synes sådan set også at der skal være forebyggende tiltag så jeg synes jo egentlig at

vi er enige om mange ting og derfor bør

har fremsat i dag dybest set

ikke været god nok det må vi bare erkende når vi kigger på tallene vi tog lige

et tjek på hvad der egentlig er sket inden for

den femtende december til den femtende februar for lige at se

henne i forhold til de tal vi har for to tusind

og desværre ser det ud til at tendensen fortsætter

seks og tyve sager i storkøbenhavn med knivstikkerier der har på landsplan i den periode været to og tres sager det vil sige

kan sf ikke komme med nogle initiativer sammen med regeringen indkalde folketingets partier til en forhandling om det her

hvad dansk folkepartis bud på det nye måtte være for jeg håber ikke det nye er at der skal være mere straf

det har ikke haft en præventiv effekt jeg håber at det nye er noget virkelig nyt

og som kan virke jeg hører meget gerne hvad det er for nogle forslag dansk folkeparti har men jeg synes at vi har straffen på plads

en forebyggende indsats politiet er super opmærksomme på det her de laver visitationszoner og de går konsekvent til værks så hvad er

går også ud over andre fuldstændig uskyldige uskyldige borgere

i krydsild og bliver ramt både af kugler og ulovlige knive

og der har regeringen desværre bidraget negativt med den lempede knivlov man kan læse i bemærkningerne

men det er det signal man har fået sendt så en stramning over for banderne der besidder kniv

ville da være en start og der kunne jeg godt tænke mig hvis vi skal have

nyt frem under debatten i dag at sfs ordfører kunne give tilsagn om det altså en klar stramning over for dem der bruger kniv

af dem i fængsel for de uhyrligheder de render rundt og laver på gaderne

debatten flere gange i dag der er ikke nogen lempet knivlov

er taget højde for at fiskere håndværkere og andre ikke kommer i klemme i lovgivningen men det er lige præcis en skærpende omstændighed hvis man for eksempel er bandemedlem

og bruger kniv det er lige præcis en skærpende omstændighed at man tager en kniv med i nattelivet så på det plan

ikke nogen lempelser

synes jeg at herre peter skaarup skal lade være med at blive ved med at manipulere

jo enige om at der skal være en indsats her og vi er sådan set

som jeg hører debatten i dag også enige om de initiativer

nu siger ordføreren at stramningen medførte at helt almindelige mennesker stod med en fængselsstraf for undskyldelig forglemmelse hvor mange er det hvor mange har fået en fængselsstraf helt almindelige mennesker

ja så var det faktisk gået hen og blevet virkelighed nu laver vi så

retter ind efter højesterets afgørelse og det er jo sådan set fornuftigt

ud fra at de borgerlige med en konservativ justitsminister selv ville have gjort når højesteret kommer med en kendelse

byretten og landsretten kan tumle med nogle sager men for at finde ud af helt præcis hvor langt

til højesteret højesteret fastlagde retspraksis og sagde hvis der er tale om helt almindelige mennesker der under undskyldelige omstændigheder har

en kniv med så skal de selvfølgelig ikke i fængsel altså

det der var argumentationen for at ændre lovgivningen og sende et signal ud til hele danmark om at nu ville man rulle stramningerne tilbage var fuldstændig overflødigt men har været ganske skæbnesvangert i forhold til

de borgerliges side så jeg køber slet slet ikke det argument

konservative med en justitsminister i spidsen havde ansvaret for at skrue en lovgivning sammen som var så uklar og så problematisk

udsigten for nogle mennesker at de skulle stå med en

på syv dages fængsel for

glemme en kniv i deres biler

de konservative havde blandt andet ansvaret for at vi havde en uklar lovgivning det endte godt

man skal gøre sig umage når man laver lovgivning

så vi undgår den her slags utilsigtede begivenheder jeg synes det er helt fint at vi nu får rettet ind i forhold til højesterets kendelse der er stadig væk en konsekvent lovgivning på området

sket en stigning i antallet af sager i københavns

jeg synes vi generelt skal glæde os over at vi kan se at antallet af voldstilfælde faktisk er faldet og at også antallet af drab faktisk har været faldende

overordnet set er grund til at glæde sig over så synes jeg det er godt at man vil gøre noget i forhold til det med knive i nattelivet jeg kan forstå at

der vil jeg bare igen sige at liberal alliance jo

en kampagne i gang men den eksisterer sådan set allerede

glæde sig over at det initiativ er taget

i familievold der er skyld i de her

er en stigning i bandevold der er skyld i de her stigninger eller

stigning i fuldstændig tilfældige voldstilfælde

undersøgt nærmere vi ved i hvert fald

det foregår og at fire og tres procent af ofrene og gerningsmændene

når der foregår knivoverfald man kunne godt forestille sig at nogle af bandemedlemmerne ikke nødvendigvis kender hinanden i forvejen så

at rigtig meget af stigningen ligger i bandekriminaliteten det kan

jeg tror at det er interne opgør mellem forskellige former for bander

ved både knivvold og andre former for vold var at man tog bandekriminaliteten mere alvorligt end man har gjort de seneste mange år det er sådan at

foretaget fire tusind ni hundrede og seks og halvfjerds sigtelser

rockermedlemmer og at der var tre tusind en hundrede og halvfjerds fældende afgørelser på trods af

års fængsel

jo den reelle skandale det er at

for at de her bandemedlemmer sidder i fængsel i stedet for at gå på gaderne det er det initiativ vi burde tage

er der viser når man ser på de

er helt grotesk hvor få af dem der ikke har sigtelser

støttemedlemmer der ikke har sigtelser imod sig og

det kun seks procent af medlemmerne der ikke har sigtelser

det samme for bandidos for bandidos støttegruppe

for blågårds plads gruppen nul procent

syv procent af medlemmerne uden sigtelser

så jeg vil bare sige lad os tage bandekriminaliteten alvorligt lad os hæve straffene markant lad os sørge for at dem der begår forbrydelser igen og igen og igen får en langt hårdere

end de har fået tidligere

kommer til knivloven burde man i virkeligheden

vi skal over til en retspolitik hvor vi fanger de kriminelle

ammitzbøll også ud fra den optælling vi har lavet i dansk folkeparti af

har ret i at at en en pænt stor del af dem handler om om bandekriminalitet og at det er i det regi det foregår

det går i retning af at banderne bruger mere kniv

kommet fra folketingets side måske ikke har været godt nok omkring knivlovgivningen det

oplyse om at det altså er noget skidt at man bruger kniv

liberal alliance om ikke det var noget liberal alliance kunne støtte

indkald da partierne til en drøftelse

lad os da få noget konkret på bordet i stedet for bare

at forhindre den her form for kriminalitet jeg synes jo det er tankevækkende

kan bekræfte min antagelse også om at det faktisk er i bandemiljøerne det her foregår

de stikker os andre men jeg synes det er fint at vi kan bruge det som en anledning til at fange dem og proppe dem ind bag lås og slå i stedet for

penge af banden

skal have sat en kæp i det hjul skal der altså ske noget nyt og

hvis vi kunne være fælles om det signal som herre simon emil ammitzbøll

håbe på at justitsministeren kommer op på talerstolen og kommer med et tilsagn om at

ikke når man sender sine børn i byen om de kommer helskindede hjem igen for man bliver utryg når der er overfald og knive er involveret man bliver også utryg når man hører at flere og flere

så er det kun et spørgsmål om tid før kniven også bliver brugt til et ulovligt formål det skaber en enorm utryghed derudover er det selvfølgelig også et kæmpe problem for ofrene og for de pårørende til ofrene når man bliver overfaldet med kniv ikke mindst når det sker i nattelivet

overfaldet er ligeglade med om det i nattelivet eller alle mulige andre steder

og hvad gjorde man så ja den borgerlige regering greb ind og sørgede for at lave nogle lovstramninger vi skærpede straffene vi gav politiet mulighed for at oprette visitationszoner så man hurtigt kunne få pillet knivene fra de kriminelle elementer vi gik ind og lavede en bandepakke hvor vi målrettet kørte mod dem der i særdeleshed var et problem og hvad var resultatet af de lovinitiativer

de tiltag der blev taget som i øvrigt blev støttet af socialdemokratiet bevirkede jo rent faktisk at antallet raslede nederst så kommer vendingen i to tusind og ni det var vel egentlig

hvad er det der sker i 2009 i to tusind og ni hører vi blandt andet

retsordfører fru karen hækkerup

vi hører liberal alliance vi hører andre socialistisk folkeparti enhedslisten der tordner imod den her knivlov

det var helt forfærdelig medierne skrev rigtig meget om det det blev pustet op

jeg har endda hørt historier om folk der ikke turde købe en kniv nede

var bange for at tage den med hjem for hvad nu hvis de blev pågrebet af politiet

så skulle de syv dage i fængsel sikke noget sludder og sniksnak

det var en fuldstændig vanvittig knivlov og altså stramning af våbenloven man havde foretaget man bebudede samtidig at

ville ske ændringer fru karen hækkerup havde endda den holdning at

ønskede at afvente højesterets afgørelse i to konkrete principielle sager

bare rulle lovstramningerne tilbage med det samme der ingen grund til at vente på at finde

her i landet det signal sig selv betød jo at antallet begyndte at stige igen ikke meget statistisk set var det faktisk ikke ret meget

sidder og læser paragrafferne i våbenloven det tror jeg ikke på

det de reagerede på de reagerede

nu havde man jo mens man sad i opposition socialdemokratiet og andre givet det indtryk at når

her onde onde knivlov tilbage det gjorde man så ikke helt men man blev ved med at holde retorikken

det er jo det signal som er blevet opfattet bredt ud i befolkningen og hvad ser vi så så ser vi pludselig en fordobling i antallet af knivoverfald det er det sagsforløb der har været og der synes jeg bare at man da godt lige kunne stoppe op et øjeblik

politikere går og siger

end konkrete paragraffer i konkret lovgivning der retter ind på adfærden

løsningerne på det problem vi ser i øjeblikket

vi burde herinde stå skulder ved skulder og fordømme enhver form for overfald med kniv enhver form for besiddelse af ulovlig kniv

lave nogle stramninger af våbenloven ingen problemer i det men det er vigtigt at vi står sammen og siger at vi

jægere spejdere pensionister og fiskere skulle være medskyldige i

er tom behnkes syn på retspolitik

til at chikanere almindelige mennesker for at få de kriminelle til at reagere jeg tror simpelt

det fuldstændig lovligt man kunne købe en kniv i en butik

mulige anerkendelsesværdige formål

måtte man selvfølgelig gerne gå med sin kniv det er klart

uanset hvilken erhvervsmæssig baggrund man har skal man da ikke rende rundt inde på diskotek klokken tre om natten med en eller anden form for kniv

det siger sig selv jeg tror da også at de fleste murere tager noget andet tøj på inden de tager på diskotek

det der var sagen var at vi ikke ændrede på

alene strafudmålingen og højesteret fastlagde hvad niveauet skulle være

uden at vi skal blive beskyldt for at være medskyldige i overfald i nattelivet må man godt have det synspunkt eller sender vi et forkert signal med vores snak om at der er nogle mennesker som i dag ikke må bære en kniv som vi faktisk synes godt må bære en kniv jeg synes bare man skal passe på med at blande tingene sammen på den måde

behnke gør vi står jo skulder ved skulder for at bruge herre tom behnkes udtryk om at være imod de voldelige overfald jeg tror så mere det handler om at der ikke er et ordentligt strafniveau især

spørge herre tom behnke

liberal alliance i vores kamp for at banderne skal straffes hårdere

de bliver i dag og at folk der begår en række overtrædelser ikke skal have så meget rabat

man rullede jo ikke retorikken tilbage og sagde nu skal i høre

lidt højt oppe i træerne men nu laver vi en lovændring så vi bare lige retter ind efter højesteret

lavet nogle justeringer i den pågældende lov det var ikke det man gjorde nej man blev ved med de store overskrifter og de signaler bliver opfanget ude i det kriminelle miljø helt uden tvivl det næste der så blev sagt af herre simon emil ammitzbøll

højesteret nåede frem til der var det politiske ønske der var ikke noget politisk ønske i at straffe helt almindelige mennesker med at de skulle i fængsel for almindelige forglemmelser der var et ønske om at komme efter

render rundt med ulovlige knive ikke mindst i nattelivet og vi skærpede straffen

straffen hvis det var i bandemiljøet så vi har rent

en hel del af det som herre simon emil ammitzbøll efterlyser

folketinget vedtager sender ud i

følge i lige linje af herre tom behnkes logik at

vko tilbage så skulle man med det samme gennemføre nogle ændringer af knivloven for dermed at opnå den effekt

hvis det konservative folkeparti fik magt som de har agt hvilke ændringer af knivloven er

kalder det på at vi får nogle stramninger vi har lavet nogle stramninger der hedder syv dages ubetinget fængsel hvis man render rundt med en ulovlig kniv i nattelivet og det er tilsyneladende ikke nok det havde en effekt lige til at starte med

været alle de krusninger som vi har været igennem fred være med det nu bliver vi nødt til at se fremad jeg tror vi skal sende det klare entydige signal at vi ikke vil finde os i at man render rundt med kniv i nattelivet og derfor mener jeg at

burde skærpe våbenloven

det når man bliver taget i de situationer

ikke har nogen som helst grund til at rende rundt med en kniv så skal koste og det skal også koste mere

leget lidt med nemlig at man skulle sige

for alle altså også for lystfiskeren der er inde omkring bageren og kommet til at tage kniven med og alt det der eller er det det konservative folkepartis politik at der skal man også

straffe dem der render rundt med en ulovlig kniv uden at have nogen grund til det for det er de mennesker der i en tilspidset situation trækker kniven og stikker den ind i andre mennesker og hvis vi skal forhindre at de stikker den i andre mennesker skal vi starte med at forhindre at de overhovedet har kniven med sig

så at lovstramningen havde en klar effekt vi er klar til at lave en ny stramning når vi får magten for igen at få bragt antallet ned

at gennemføre det som højesteret havde indført af praksis det er det bedste argument man kan komme op med og så har det så i øvrigt alle de

negative signalvirkninger som herre tom behnke har været inde på flere gange og det er jo bestemt

bemærke det svarer lidt til at at

vi har ikke ændret noget vi har ikke gjort noget nej men problemet er

at antallet af knivoverfald stiger og stiger stiger og signalet har været svagt

spørgsmålet går altså på det med med højesteretsdommene skal vi virkelig gennemføre lovgivning hver gang højesteret kommer med en ny

også altid det man refererer til både i byret og i landsret

det det man tager udgangspunkt i og det kan domstolssystemet sagtens finde ud af

de kunnet finde ud af de sidste en hundrede og halvtreds år så det kan de nok også fremover uden at vi

at fremsætte forslag regeringen fremsætter forslag juristerne arbejder med det og så viser det sig bagefter at den politiske holdning der var til hvad vi gerne ville opnå

og hvis jeg vil have domstolene til at dømme anderledes i fremtiden

i det højesteret når frem til i forhold til våbenloven

jeg overhovedet ikke uenig med højesteret og derfor var der overhovedet

og vel var så tæt på

to tusind og ni og frem og at regeringens ændring lå i to tusind og tolv

i kategorien juridiske spidsfindigheder

gode politiske debatter jo kan bidrage til så er det at fjerne myter ikke mindst om politiske modstandere

der skal sendes et endog meget kraftigt signal om

skal der tages klart afstand fra det det synes jeg

det klare signal der er blevet sendt her

når det nu er blevet understreget hvad konsekvenserne af den lovændring som

den lovændring som regeringen lavede på ingen måde lempede sanktionen over for personer der bærer kniv i

af lovens forarbejder at der er tale om en skærpende omstændighed i de her situationer det er det som fremgår meget klart af lovens forarbejder hvad enten der er tale om tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter

er på et diskotek i aften og nattetimerne

en tilspidset situation som følge af en bandekonflikt

personer der bærer kniv i nattelivet jeg er helt enig i det der er blevet sagt om at det der er behov for er at tage problemet alvorligt det gør regeringen det gør vi meget klart endda

vi skal den her tendens til livs

skal vi fokusere på de områder hvor problemet

er så at sige men meget kunne tyde på at det har sit afsæt som jeg også sagde i min

bandemiljøet og den konflikt der er

dermed også bagmændene som står bag banderne øget øget tryghed gennem massiv massiv polititilstedeværelse det er det vi ser i københavn det er det vi ser på den københavnske vestegn og selvfølgelig efterforskning af drab og drabsforsøg og til alt held

visitationszoner med mulighed for

således at vi kan

miljøerne og det sker i et stort

selvfølgelig også påvirke kulturen sikre at unge ikke synes det er sejt

således at vi også på den måde undgår de tilspidsede

billede af det og dermed også

det problem som der er

omfanget af besiddelse og anvendelse af kniv i nattelivet

noget altså på at der hvor vi i særlig grad skal

og det bliver gjort og det er

ingen kan være uenig i at

jeg synes det har været en rigtig god debat den har fjernet myter om hvad det er

regeringen går forrest med en hel række initiativer

om man ikke vil stemme for

vedtagelse

at vi skal fastholde pres på miljøet

vi skal sikre at vi også påvirker unge

være med at gå med kniv og så straffe konsekvent når det er tilfældet

dem der går med kniv ud af miljøet således at vi ikke oplever flere af de uhyggelige

som vi desværre har set en stigende tendens til siden

vi er nogle der frygter at der er en udvikling i hovedstadsområdet som vil brede sig vi vil da gerne opfordre justitsministeren når vi nu i den kommende tid ser endnu flere eksempler

om at det blot var juridiske spidsfindigheder man ændrede med med knivloven

set enig med ministeren i men det er jo myter som regeringen selv har skabt

ordfører herre jeppe mikkelsen var i sin ordførertale oprindelig også inde på at det her var et nybrud så derfor vil jeg bare sige til ministeren at det er myter som regeringen selv har

punkt 2 der skal sættes målrettet ind der hvor problemerne

jo altså grundlag for at lave en forskel i forlængelse af højesteretsdommen det synes jeg man skulle tage

mulig andet men fint hvis ministeren vil gøre det anderledes

det faktum at det er regeringen selv der har skabt indtryk af at nu ændrede man seriøst på knivloven det står i regeringsgrundlaget det endda fået sin egen overskrift revision af knivloven hvor man vil revidere lovgivningen om knive således at den bringes bedre i balance og fokuserer på knive i nattelivet hvor problemerne er evidente og lovgivningen relevant sandheden er

ændret på noget som helst man har lavet nogle juridiske spidsfindigheder jeg synes da at justitsministeren først og fremmest skulle erkende at det er regeringen der har oversolgt

oppositionen dansk folkeparti venstre og det konservative folkeparti for

godt om det vi har fremlagt men er lidt ked af at man ikke har

i god tid så kan man jo bruge de næste tre fire dage til at tænke over det

skal nemlig punkt 1 der er et problem

knive i nattelivet vi går målrettet efter

men det kan vi jo diskutere en anden gang det jeg godt kunne tænke mig at spørge justitsministeren om er hvad kommer der til at ske fra regeringens side

kan svært være uenige om fakta

er at der er sket en fordobling i antallet af knivoverfald

en voldsom stigning i antallet af

ulovlige knive som bliver taget blandt andet i forbindelse med visitation af

vold mener justitsministeren ikke der er brug for konkret handling i stedet for

sige nemlig spørgsmålet om folk der har kniv med

har bragt indsatsen mod

banderne til et helt nyt niveau aldrig nogen sinde tidligere

som de har nu

det gør vi da lige nøjagtig af den årsag

en umiddelbar trussel punkt to at der er behov for at gennemføre visiteringer som kan betyde

få våben ud af miljøet

i øjeblikket og det er bare ét element i den indsats som er sat i værk der er indsats

bagmændene for bandemiljøet der er hjælp til unge der skal ud af miljøet også det skal vi huske således

på et endnu større skråplan og der er et generelt fokus på det her område som betyder at politiets indsats over for rocker bande miljøet ikke har været større end

er fuldstændig klare der sker en eksplosion i antallet af knivoverfald og

vi ikke være uenige om der sker en eksplosion i antallet af knive

en regeringspartner det radikale venstre der sætter spørgsmålstegn ved helt grundlæggende ting i bare det vi har nu

tidligere i debatten og som ministeren bryster sig af altså kan ministeren ikke godt selv se

sidder med armene over kors uden at gøre noget kan ministeren ikke selv se at der er et problem i den forbindelse kunne

indkalde partierne og drøfte for eksempel fjernelse af rabat

er på et historisk højt niveau

presset på miljøet

politiets indsats er så stærk som den er og giver så store resultater at der sidder op mod tre hundrede bandemedlemmer i vores fængsler

kommer til at betale regningen i en kriminalforsorg som skal tage sig af de problemer der bliver skabt så

være med til at tage ansvar for det det synes jeg er et problem jeg synes at dansk

det gælder en hård og konsekvent indsats over for bandemedlemmerne men jo rent faktisk også over for de mange ansatte i vores kriminalforsorg som hver eneste dag forsøger at hjælpe med at

diskuteret her i dag nemlig at vi har en udfordring med rocker bande miljøet desværre må man konstatere at dansk

være med til at betale for to hundrede nye pladser

være med til at betale for at vi kunne lave en ny sikret afdeling

regeringen skøjter hen over det og ikke rigtig har nogen plan for hvad der skal ske må vi nok sige men grundlæggende

en optagethed af problemerne herinde

det gør de kriminelle det kan vi jo se i gadebilledet i øjeblikket desværre hvis man bare kigger nogle få dage tilbage

ganske modbydeligt at følge

berlingske nyhedsbureau fortæller

to mænd er anholdt efter et knivstikkeri ved atten tredive tiden på hjørnet af istedgade og reventlowsgade i københavn ofret er en

tyve årig mand der blev stukket i den ene balle

mand er kørt til rigshospitalets traumecenter

blevet stukket ned på københavns tekniske skole

omkring klokken otte mandag morgen

sigtet for drabsforsøg efter et opgør mellem personer fra to indvandrerbander sent fredag aften i

med knivstik i arme og ben samt i issen desuden kan vi

bruge hele debatten i dag på at gennemgå sager også fra resten af landet hvor der virkelig er en udfordring der er problemer

vi skal tage hånd om når vi kigger rundtomkring

vi har lavet en lille optælling i dansk folkeparti og ud over de her meget forfærdelige tal vi kan se

man også her i to tusind og tretten har

stor andel af voldelige overfald

kniv det gælder både københavn hvor der over to måneder har været seks og tyve sager men det gælder også resten af landet

er en om dagen hvor der bliver brugt kniv og det er det vi skal gribe ind over for og det er derfor at folketinget

med armene over kors

visitationszoner som den ene regeringspartner har

jeg synes desværre ikke at ministeren er klar til

være en opgave

lovlydige mennesker møder

vigtigt at justitsministeren og regeringen indser alvoren i det

københavns vestegns politi holder i øjeblikket foredrag i forbindelse med

lille undervisningsforløb til folkeskolerne

de forsøger at fortælle de unge at mange af de opfattelser de har

kunne laves noget lignende for at oplyse om

til det forebyggende arbejde fordi man skal spille på alle tangenter i bekæmpelsen af knivoverfald jeg må desværre sige

der er kommet fra regeringspartierne man er indbyrdes uenige og det er måske i virkeligheden det der er årsagen til at man ikke handler

de her klare faktuelle tal der fortæller os at der virkelig er brug for at handle

håbe at debatten kunne munde ud i at justitsministeren indbød

et stop for rabatordninger eksempelvis rabatordninger

det har vi ikke hørt fra regeringen i dag det håber jeg kommer

til begrundelse for forespørgslen giver jeg ordet til ordføreren for

fru ellen trane nørby

rigsfællesskabets samlede strategiske interesser

en bastant afvisning fra statsministeren

at vi som fællesskab har samlede strategiske interesser som vi skal samarbejde om at forberede os på et fællesskab er et samspil hvor vi konstant påvirker hinanden og fællesskabet sådan er det også i rigsfællesskabet vi tager mange beslutninger her i københavn som påvirker livet i grønland ligesom man i nuuk tager beslutninger som påvirker danmark selvstyreloven er netop bygget på en ånd af ligeværdighed respekt og dialog som sætter rammerne for det fællesskab som danmark grønland og færøerne er en del af når statsministeren afviser dialogen skubber hun også en række spørgsmål foran sig som vi i rigsfællesskabet før eller siden skal forholde

hvis vi som to små nationer i et fællesskab skal gøre os forhåbninger om at kunne navigere mellem stormagter fra øst og vest skal vi gribe ånden i selvstyreloven og drøfte fremtidige udfordringer på en fordomsfri åben og ærlig måde

i dag kan blive startskuddet til at vi i det danske folketing i det grønlandske selvstyre og i rigsfællesskabet som helhed begynder at tale mere og bedre sammen og at vi derigennem finder fælles løsninger

forudsætninger som loven bygger på det er forudsætninger

kompetencefordelingen mellem os og for samarbejdet inden for det indenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske område grønlands landsting har vedtaget en storskalalov

til udenlandsk arbejdskraft til storskalaprojekter det er en sag som interesserer mange mennesker både i grønland og danmark og også her i folketinget

for det er en sag med mange aspekter og derfor

for at vi kan debattere den her i dag dagens forespørgsel vedrører tre vigtige emner for det første den økonomiske situation i grønland for det andet fremtidige mineprojekter og for det tredje problematikken om nultolerance over for udvinding af uran og varetagelsen af og samarbejdet om rigsfællesskabets samlede strategiske interesser

udviklingen i grønlands økonomi det er vigtigt at se hele debatten om storskalaloven i en bredere økonomisk sammenhæng for grønland står over for store økonomiske udfordringer i de kommende år vil antallet af ældre i grønland som i andre lande stige mærkbart i forhold til antallet af erhvervsaktive

grønlands økonomiske råd har beregnet at der med den nuværende erhvervs og skattestruktur vil opstå en forskel mellem indtægter og udgifter på i gennemsnit en milliard kroner hvert år frem mod to tusind og fyrre simpelt omregnet til danske forhold svarer det til over hundrede milliard kroner om året som svar på udfordringerne har grønlands landsstyre fremlagt en to tusind og fem og tyve plan som hedder vores fremtid dit og mit ansvar

kort trække de væsentligste konklusioner frem på uddannelsesområdet er der særlig behov for en højere kvalitet i folkeskolen og for at flere kommer i gang med en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen kun en tredjedel af alle mellem seksten år og fire og tres år har en uddannelse ud over folkeskolen

ufaglærte der er også andre strukturelle problemer på det grønlandske arbejdsmarked blandt andet at mange ikke står til rådighed eller har en

lille økonomisk tilskyndelse tilskyndelse til at arbejde det er noget som også den grønlandske skatte og velfærdskommission har peget på og som gør det nødvendigt med reformer på social og skatteområdet landsstyret er derfor begyndt på reformarbejdet der er blandt andet vedtaget en ny folkeskolelov som skal øge kvaliteten i folkeskolen og der er vedtaget en første skatteomlægning som sænker skatten på arbejdskraft større reformer for eksempel på social og pensionsområdet er planlagt til at komme i de kommende år velfærdsydelserne skal målrettes de mennesker der har mest brug for dem og aldersgrænsen for pension skal hæves i takt med med at grønlænderne heldigvis lever længere landsstyret peger også på at de offentlige udgifter skal styres bedre blandt andet ved bindende flerårige

udgiftslofter i selvstyret og i kommunerne og den offentlige sektor skal være mere effektiv blandt andet digitalisering samtidig ønsker ønsker man

indtægterne op statens tilskud til grønland udgør over halvdelen af landskassens indtægter selvstyreloven

til grønland fra staten landsstyret stræber efter alternative indtægter målet er mindre økonomisk afhængighed af danmark og målet er en selvbærende grønlandsk økonomi det betyder at nye indtægter må komme fra den private sektor her er fiskeriet selvfølgelig det helt dominerende erhverv og står for halvfems procent af vareeksporten men vækstmulighederne i erhvervet er meget begrænsede

er kvoterne i rejefiskeriet reduceret med en fjerdedel siden to tusind og elleve og den biologiske rådgivning anbefaler at kvoterne kommer endnu længere ned for at undgå

regeringen deler den opfattelse den arktiske strategi

tyve betoner også at det er vigtigt at grønland bruger de muligheder som naturressourcerne giver og det er

hvis man kigger på grønlands økonomiske udfordringer

så de konkrete planer for fremtidens minedrift det er det andet tema i forespørgselsdebatten landsstyret har sat det mål at udvikle råstofsektoren til et erhvervsområde

mindst to storskalaprojekter

men her og nu er der kun ét mineprojekt i storskalaklassen i grønland altså ét projekt der er kommet så langt at der er indgivet ansøgning om en udnyttelsestilladelse det er det britiske selskab london

mining as jernmineprojekt i bunden af

landsstyret er ikke færdig med at behandle selskabets ansøgning og selskabet

endnu ikke kunnet tilvejebringe den nødvendige finansiering jeg vil nævne at formanden for grønlands økonomiske råd professor torben m andersen den sjette februar to tusind og tretten

at der i løbet af fem år slet ikke kommer gang i nogen af disse projekter

hvordan den økonomiske sagkundskab vurderer situationen i grønland grønlands økonomiske råd peger samtidig på at

er afgørende for at de positive effekter der vil være af projekterne

det er vigtigt at grønland udvikler sig økonomisk og bliver mere selvbærende det er vigtigt for den grønlandske befolkning og det er samtidig en forudsætning for at sikre et økonomisk mere ligeværdigt og dermed stærkere rigsfællesskab også i fremtiden

storskalaprojekter langtfra står klar her og nu så har debatten om grønlands råstoffer rejst nogle spørgsmål som vi selvfølgelig skal være klar til at besvare

mineraler det er det tredje tema i forespørgslen i dag

kan stille os over for sikkerheds og forsvarspolitiske spørgsmål hvor vi fra dansk side naturligvis skal løfte vores ansvar det er først når vi kender den konkrete situation at vi kan vi kan afgøre om det berører

nultoleranceprincippet vil jeg understrege at grønland i dag har et forbud mod udvinding af radioaktive stoffer

understrege at grønland har overtaget råstofområdet og dermed kan træffe beslutning om en eventuel ophævelse af nultoleranceprincippet men hvis grønland

vil regeringen naturligvis drøfte konsekvenserne af det med landsstyret

fordi for eksempel uran berører rigets sikkerheds og forsvarspolitik

for sikkerheds og forsvarspolitikken spørgsmålet om en eventuel revision af forbuddet mod udvinding af radioaktive stoffer har været drøftet i grønland i flere år

at landsstyret skal se på hvad konsekvenserne af en eventuel revision af nultoleranceprincippet vil være en af de overvejelser der ligger bag analysearbejdet er spørgsmålet om at udvinde mineraler hvor uran indgår som et biprodukt som det er tilfældet for sjældne jordarter nogle steder i grønland en række af de spørgsmål som nu skal analyseres vedrører sikkerhedspolitikken det drejer sig for eksempel om og jeg citerer landstingets beslutning den sikkerhedspolitiske rollefordeling i mellem grønland og danmark i forbindelse med en eventuel modifikation af nultolerencepolitiken overfor udvindingen af uran og jeg citerer igen hvilke internationale konventioner og aftaler bør grønland tiltræde i tilfælde af udvinding af radioaktive

enighed mellem regeringen og landsstyret om at danske myndigheder skal bidrage til det arbejde og vi er allerede i gang det er blandt andet en kortlægning af rigets internationale forpligtelser vedrørende radioaktive stoffer og det er grønlands stilling i forhold til de internationale

regeringen vil selvfølgelig sørge for at holde folketinget først og fremmest

udenrigspolitiske nævn orienteret om kortlægningen og om de sikkerhedspolitiske konsekvenser af en eventuel ophævelse af nultolerancen endnu et spørgsmål der er rejst i den aktuelle debat er om den danske stat skal engagere sig i grønlands råstoffer for at holde andre investorer ude det har regeringen også drøftet med landsstyret og landsstyreformanden har slået fast at selvstyret ønsker råstofudvinding i grønland på kommercielle vilkår og at selvstyret

vedrørende råstoffer i

det er den klare besked fra et grønland som har selvstyre

regeringen og landsstyret har aftalt en række tiltag om erhvervsudviklingen i grønland

en arbejdsgruppe som skal komme forslag som kan fremme samarbejdet inden for erhvervslivet i grønland og danmark og som kan bidrage til erhvervsudviklingen i grønland på kommercielle vilkår et samarbejde om udenrigs og sikkerhedspolitiske emner som skal munde ud i en samlet samarbejdsaftale et øget teknisk samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder på skatteområdet som også vil omfatte råstofselskaber

er indledt et samarbejde mellem københavns universitet og grønlands universitet om hvordan det kan sikres at udnyttelse af grønlands naturressourcer kommer samfundet til gavn regeringen har altså taget en række initiativer sammen med landsstyret og i respekt for selvstyret

som det hedder i forespørgslen at sikre den gode dialog internt i rigsfællesskabet og sikre varetagelsen af rigsfællesskabets samlede strategiske interesser det har vi fordi vi ønsker et stærkt og moderne rigsfællesskab og med det mener jeg et rigsfællesskab der kan rumme at grønland udnytter de muligheder som råstofferne forhåbentlig vil give for at udvikle en mere selvbærende økonomi regeringen ønsker

være medspiller ikke modspiller over for grønland det gælder på råstofområdet og det gælder naturligvis også i forhold til udenrigs og sikkerhedspolitikken vi skal varetage rigsfællesskabets samlede strategiske interesser i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med grønland grønland har selvstyre inden for rigsfællesskabet

ikke adgang til korte bemærkninger til statsministeren nu men det vil der være når statsministeren kommer på talerstolen efter

så giver jeg ordet til den første ordfører som er fru ellen trane nørby

politik for arktis i to tusind og tre

vedrører grønland i to tusind og otte skabte illulissaterklæringen nye forpligtelser for de fem arktiske kyststaters politik i arktis og i to tusind og elleve blev den

og gensidig respekt det vi har opnået i dag er frugten af vort arbejde og fælles løft vi har opnået selvstyre fordi vi har forståelse for hinanden fordi vi kan hjælpes ad og fordi vi kan samarbejde

i venstre helt enige i og det samarbejde den gensidige forståelse og gensidige respekt skal fortsat kendetegne rigsfællesskabet og samarbejdet mellem grønland og danmark derfor skal ingen hverken statsministeren socialdemokrater folkesocialister

at diskutere rigsfællesskabet og de muligheder og udfordringer som knytter sig til

og sætter spor i den nyfaldne sne som kuupik kleist billedligt talte om da grønland fik selvstyre

skal vi åbent fordomsfrit og ærligt kunne diskutere

og vores visioner så vi kan sikre at vi i fællesskab står

hver for sig med selvstyreloven fulgte ansvar for såvel grønland som danmark

og derfor skal beslutninger selvfølgelig træffes på et oplyst grundlag ligesom al anden lovgivning i danmark bliver besluttet på et oplyst grundlag

om udenrigs og sikkerhedspolitik internationale konventioner hvor danmark hæfter for hele rigsfællesskabet arbejdstilsyn udlændingelov og arbejdstilladelser til udenlandsk arbejdskraft i grønland

så ligger opgaverne fortsat her i danmark

opgaver som hænger uløseligt sammen med den kommende grønlandske minedrift og økonomiske udvikling

sig for at udvinde uran skal danmark stå til ansvar for de udenrigs og sikkerhedspolitiske konsekvenser og udenrigs og sikkerhedspolitisk dimension når en stormagt som kina investerer massivt i grønlands undergrund

kunne tale om hvordan vi i fællesskab vil håndtere den udvikling og forberede os på fremtiden vi ved godt at grønland har hårdt brug for nye investeringer og ny vækst

der har været låst fast siden to tusind og ni og med en fiskeindustri der er hårdt udfordret er mineindustrien et rigtig godt bud på vækst og fremgang i grønland men selvfølgelig skal vi kunne diskutere minedriften og dens konsekvenser for den unikke grønlandske kultur natur og historie

partier fagforeninger erhvervsliv og pensionsfonde

men derimod for at give det grønlandske samfund flere kort på

men det vil hvile på grønlandske og danske værdier i sidste ende træffer grønland valget men så har vi i fællesskab skabt valgmuligheden rigsfællesskabet er ikke en ny ting det er heller ikke en ny ting at verdens stormagter retter opmærksomheden mod grønland men rollefordelingen i rigsfællesskabet er helt ny

selvstyreloven alvorligt og begynder en ligeværdig og respektfuld dialog om hvordan vi i fællesskab forbereder os på fremtiden

vi ønsker at danmark spiller med

uforstående over for at regeringen totalt har afvist muligheden for et offentlig privat samarbejde et fællesskab bygger på engagement og gensidige forpligtigelser

med et andet medlem af ordførerens parti i dagens udgave af berlingske og det fører mig til et spørgsmål til ordføreren stiller venstre stadig væk krav om en såkaldt timeout

viderebehandle det vi skal behandle her i folketinget og som vi skal koncentrere os om når den tid kommer nemlig udlændingeloven har venstre stadig væk det her krav om en timeout sådan at det hele skal sættes i stå indtil venstre har fået opfyldt nogle ikke

anliggende her i folketingssalen er den følgelovgivning som følger

det betyder selvfølgelig også at den lovgivning der skal vedtages

i folketinget skal vedtages på et oplyst grundlag

der er baggrunden for at venstre har stillet en række spørgsmål og

belyst de forhold der gør sig gældende jeg er nødt til at

set et lovforslag fra regeringens side når det handler om

ændre udlændingeloven og derfor synes jeg egentlig at det er sådan lidt bizart at debatten skal handle om hvorvidt man vil stemme for eller imod

som vi ikke har haft nogen som helst chance for at orientere os i fordi regeringen ikke har fremsat det endnu

er helt naturligt at vi kan diskutere det lovforslag

venstre havde fået opklaret nogle ikke nærmere definerede ting i forhold til økonomisk engagement og så videre

jeg mærkede mig jo i ordførerens

en ting der ellers har spillet en stor rolle i ordførerens argumentation nemlig rettighederne for kinesiske og grønlandske arbejdere og fagforeninger og løn og arbejdsvilkår ligesom ikke

det fremgik heller ikke med nogen vægt i ordførerens tale så jeg skal bare høre om det stadig væk er interessant

de forhold inden vi stemmer om

følge det som enhedslistens ordfører herre finn sørensen siger her i salen i dag

er sådan set fuldstændig intakt men der er et samråd som

i gang i beskæftigelsesudvalget og som fortsættes i beskæftigelsesudvalget og hvor vi er helt sikre på at regeringen kommer til at svare på det

vi kan få en sikkerhed for at danmark selvfølgelig vil overholde de konventioner som danmark har undertegnet på vegne af hele rigsfællesskabet for så vidt angår det andet tror jeg sådan set at herre finn sørensen skal læse den artikel igen

at vi kigger på mulighederne for at få flere grønlandsk danske investeringer ind i råstofindustrien i grønland

bevidste om at hvis der skal være en mulighed for det grønlandske samfund

kunne have forskellige valgmuligheder når det handler om den økonomiske udvikling i grønland så

man jo nødt til at være med til at skabe andre valgmuligheder og det var i høj grad det

selvstyreloven var jo ikke bare et dokument den var en del af hele det samarbejde og den udvikling der har været

at fru sara olsvig i forbindelse med åbningsdebatter og afslutningsdebatter jo

statsministerens redegørelse her i dag som utvetydigt udtrykker respekten

rigsfællesskabet og hermed anerkender

det grønlandske selvstyre og selvstyrelovens ramme for grønlands udvikling

et rigsfællesskab der kan rumme at grønland udnytter de muligheder som råstofferne forhåbentlig vil give for at udvikle en mere selvbærende økonomi sluttelig regeringen ønsker at være en medspiller ikke modspiller over for grønland det gælder på råstofområdet og det gælder naturligvis også i forhold til udenrigs og sikkerhedspolitikken det er meget tydelig tale og det er den tale som vi fra socialdemokratisk side

i forhold til grønland det har vi i forhold til hjemmestyret det har vi i forhold til selvstyret som blev vedtaget i to tusind og otte og trådte i kraft to tusind og ni det skal være og er en udvikling som er båret af den størst mulige respekt og forståelse for grønlands ønsker om selv at handle og beslutte hvor de ønsker og føler sig klar til det set med socialdemokratiske øjne er rigsfællesskabet en utrolig spændende og berigende ramme for alle tre rigsdeles fælles udvikling en ramme som giver en reel mulighed for udvikling grønland har brug for udvikling og det arbejde er grønland med deres politikere i spidsen i gang med hver eneste dag de grønlandske udfordringer er synlige

store det økonomiske grundlag for udviklingen må sikres og lad mig citere hvad formanden og næstformanden for

i grønland udtrykker i berlingske

da levestandarden er stærkt afhængig af bloktilskuddet fra danmark og aftaler med eu et andet citat fra samme kronik lyder der er således et stort behov for at få igangsat en erhvervsudvikling for derigennem at sikre en selvbærende økonomi vi er fra socialdemokratisk side helt med på at det er en nødvendighed for grønland og vi vil gøre alt hvad vi kan for at understøtte den udvikling som grønland beslutter sig for vi har også givet udtryk for at rigsfællesskabet som sagt

berigende og værdifuld ramme som vi gerne ser udviklet og dermed også bevaret

det er sådan at vi har arbejdet frem mod

forslag til vedtagelse det er

alle partier inklusive de grønlandske repræsentanter og de færøske repræsentanter

det her forslag til vedtagelse som jeg nu vil læse op

brydning af råstoffer og sjældne jordarter i det projekt

er nødt til udvinde uran så

med de oplysninger vi har fået fra udenrigsministeren i et samråd i udenrigsudvalget hvor udenrigsministeren meget klart siger at hvis man taler om uranproduktion og udvinding af uran så

et dansk anliggende og i sidste ende hvis der

valg beslutter sig for at ophæve nultolerancen sådan at man kommer til at bryde mineraler og råstoffer hvor der

det er nøjagtig det samme som cindy vestergaard fra diis giver udtryk for at hvis man kigger på andre lande som har

så er der behov for at man stiller meget meget stort beredskab på benene så jeg vil sige at jeg også

samrådet med med udenrigsministeren

det er jo lige nøjagtig noget af det den danske regering er i gang med at drøfte med den grønlandske regering

hvordan man i forhold til de strategiske og sikkerhedsmæssige perspektiver

man bryder mineraler som kan have en strategisk betydning så er det et rigsanliggende det er fuldstændig klart det står jo meget tydeligt i selvstyreloven hvad det er der er rigsanliggender

og det her er et af områderne men jeg har bidt mærke i at flere ministre har forklaret meget tydeligt at det her er et spørgsmål om at den grønlandske regering før der blev udskrevet valg og den danske regering er i en drøftelse

og vil indlede et meget tættere samarbejde end der har været hidtil

blev grønlands politik at man vil forlade rigsfællesskabet

den måde tingene kan tilrettelægges på i årene fremover indtil den dag man så forlader rigsfællesskabet

og det er det der gør at vi har en samhørighed der også gør at for eksempel danske skatteydere helt naturligt betaler blandt andet

til grønlandske forhold det er jo fordi vi har et rigsfællesskab hvor vi er fælles om tingene og hvor vi hjælper hinanden

hvad det er grønland har mulighed for men det er også meget klart hvad det er der ligger i selvstyreloven og

rigsfællesskabet der er nogle ting og det er de ting

er rigsanliggender men jeg lytter meget gerne til spørgsmålet igen for jeg fik

det grønlandske samfund så gør vi det

rigsfællesskabet understøtter hinanden der er vi et fællesskab der hjælper hinanden og vi anerkender

godt på grønland hvis man fra grønlandsk side siger at målet

er rigsfællesskabet det er ikke højt prioriteret målet er at komme ud af rigsfællesskabet så er det sværere at forklare danske skatteydere at man skal hive tre

milliard kroner op af lommen hvert år spare på andre områder i danmark for

bare den sammenhæng som jeg synes er meget naturlig

at grønland som folk har lyst til på lang sigt at arbejde hen imod det der måtte være et bæredygtigt økonomisk samfund som står på mere frie fødder

det er bundet op på et dansk bloktilskud det var præcis det jeg citerede torben m andersen og næstformanden

grønlandsk økonomisk råd for også at sige jeg vil blot igen udtrykke at

at mange på grønland mange partier på grønland har haft det ønske gennem lang tid og stadig væk har det

arbejde frem mod en selvstændighed men det men det bygger jo naturligvis på den forudsætning

den socialdemokratiske holdning er at vi ønsker rigsfællesskabet vi synes at det beriger

hvad vi synes om den nu vil jeg så bare sige til ordførerens beroligelse at

jeg har dog bare et enkelt spørgsmål

afsnit hvor der tales om at vi skal skabe øgede investeringer på sammenlignelige sammenlignelige og gennemsigtige markedsmæssige vilkår hvad ligger der i det det vil jeg gerne have en uddybning af så har jeg også lige et spørgsmål til den her diskussion om uran

åbenbart på vegne af i hvert fald to af regeringspartierne

og måske også statsministeren

at ordføreren syntes det

selvstyret har jo ikke ændret politik

til allersidste sekund det gjorde vi også her

er det jo et spørgsmål om at prøve at få udtrykt det som også landsstyreformand kuupik kleist tidligere har sagt at det er kommercielle markedsmæssige vilkår

man ønsker at investeringerne i forhold til råstofudvindingen i fremtiden fremtiden i grønland skal bygge på

min udtalelse tidligere om en eventuel og man må sige eventuel grønlandsk ophævelse af nultolerancen

de internationale konventioner og traktater

men kan der gøres noget inden for det traktaterne giver mulighed for og kan man gøre noget inden for det beredskab som danmark

så vil vi ikke sætte en snubletråd op det er et spørgsmål om at være ansvarlig over for grønlands udvikling og også at være ansvarlig i forhold til de konventioner og traktater vi som

var anledningen til at man pludselig fandt det nødvendigt at komme med en udmelding om et meget hypotetisk spørgsmål det synes jeg ikke jeg har fået noget svar på

den udmelding er udtryk for at socialdemokratiet har ændret holdning

jo en meget klar politik herhjemme om at det er noget vi

til nød har brugt på forsøgsbasis nede på risø men ellers vil vi ikke have noget med det skidt at gøre fordi det er giftigt og

farligt og alt muligt andet

vi indtil nu været enige om er det udtryk for en holdningsændring

er en politisk uenighed i grønland

man skal ophæve nultolerancen

i forhold til den socialdemokratiske holdning på området vil jeg blot henlede opmærksomheden på at demokratier som vi meget gerne sammenligner os med

også har kultursammenfald

at man opbygger et rigtig rigtig detaljeret kontrolapparat

at slippe tøjlerne i forhold til at have den absolut største ansvarlighed på området men vi vil også gerne give signalet til at hvis der i grønland bliver truffet den her beslutning

er der måske nogle muligheder men det bygger på

ikke har besluttet sig for det men vi har givet en umiddelbar melding fra socialdemokratisk side som vi synes er rigtig

at at man ikke ser noget problem eller nogen

en eksport det er lige nøjagtig hvad jeg giver udtryk for at det er forbundet med rigtig store udfordringer men en gang imellem skal man jo også tage tyren ved hornene og konfrontere udfordringerne og se om der er noget der kan lade sig gøre

det er det eneste jeg har givet udtryk for jeg ser store problemer hvis vi går ind konkret og kigger på hvad det er eksempelvis canada og australien har opbygget af kontrolapparater på det her område

overhovedet ingen kompetencer vi har ingen erfaring på det område så det i sig selv vil være en meget meget stor udfordring jeg har også givet udtryk for at det sikkerhedspolitiske aspekt i det her er et rigsanliggende og jeg har bidt meget mærke i at statsministeren sammen med landsstyreformanden har sat sig for at det skal undersøges og man vil sidde meget tæt

undersøge hvilke problemstillinger der kan rejse sig

jeg forsøger at præcisere meget tydeligt

vi fra socialdemokratisk side aldrig nogen sinde kunne drømme om at begynde at slække på

statsministeren og den grønlandske regeringsleder har sat sig for

at der er styr på eksporten og der er styr på ikkespredning og selvfølgelig også konventionerne

og mener socialdemokraterne at

det kan de nogle steder fordi der ikke er et restprodukt

det bliver et sikkerhedsmæssigt politisk

strategisk problem nej det er ikke sikkert det er noget af det

det er overhovedet ikke det der bliver drøftet jeg har netop givet udtryk for at kommer det som et ønske fra grønland og det er deri hypotesen

vil vi fra socialdemokratisk side mene at det er rigtigt at kigge på

for at vi på en forsvarlig ordentlig måde kan

eksporterende men vi er slet ikke dér

nultolerancen i danmark hvorfor skulle vi det vi synes

men hvis grønland ønsker det i en eksportsammenhæng

uden at det betyder noget sikkerhedspolitisk og konventions og traktatmæssigt så mener vi at man skal

gerne spørge om herre flemming

da skal søge efter

grønlandske og danske erhvervsinteresser og finansielle interesser får mulighed for at

i minedrift og udnyttelse af råstoffer i grønland og i den forbindelse om

at det for eksempel kunne ske ved et offentlig privat

arbejder på tværs af de to parter inden for rigsfællesskabet

gøre hvad man kan for at skaffe

der faktisk er en enighed i folketinget om at kan man lave noget som øger investeringsmuligheden

vejen at gå så en tilbagelænet

socialdemokratisk holdning her må jeg blot på det kraftigste afvise

det udnyttelsen og udvindingen af råstoffer i grønland skal bygge på

i en situation hvor vi i danmark har et milliardstort underskud

er vi fra socialdemokratisk side ikke villige til at tage penge fra budgettet i danmark til at lave en risikovillig investering i råstofudnyttelsen i grønland samtidig er det også vigtigt at fæstne sig ved

ønsker at give danske investeringer en særstatus det skal være almindelige markedsvilkår og de skal være frie og det er det der ligger i at det skal være kommercielle vilkår men nu kigges der

grønland på at afsøge mulighederne og det er glædeligt at se at danske pensionskasser så sent som i dag også har meldt ud

villige til det men det er risikovillig kapital der er ingen af storskalaprojekterne i grønland der endnu har finansieringen finansieringen på plads og det illustrerer også

alle konventioner i forbindelse med brydning af uran eller uranholdigt materiale

er overholdt og hvis der ikke er opbygget

er svaret fra socialdemokratiet og dermed fra den danske regering nej

indtægt for hvad regeringen måtte mene men så alene spørge den socialdemokratiske ordfører om hvad der er socialdemokratiets klare og utvetydige position i det her anliggende er det socialdemokratiets holdning at man vil sige nej til grønland hvis det er sådan at brydning af uran eller materiale indeholdende uran i grønland

hundrede procent i med konventionerne og der ikke er opbygget det internationalt anerkendte kontrolapparat i forbindelse med brydning af uranholdige materialer er det rigtigt opfattet

er det socialdemokratiets indgang til

har man det rundt i verden det er også noget af det der ligger i de internationale

socialdemokraterne kunne finde på

eksport af uran uden

jeg har også givet udtryk for

deres ekspert cindy vestergaard giver udtryk for er en nødvendighed hvis et respekteret demokrati som det danske som altid har taget et stort ansvar

nå dertil hvis det måtte være et grønlandsk ønske

en nødvendighed det er en forudsætning jeg tror det var et meget klart svar

jeg kunne sige det på nøjagtig samme måde så vi er flere der gør det

eneste parti i grønland som

meget meget meget lang tid har givet udtryk for at man på sigt ønsker selvstændighed det har alle partier vidst på det tidspunkt

partierne i grønlands holdning i hvert fald de fleste partiers så der er ikke noget nyt under solen i den her sag vil

har vi altså også den allerdybeste respekt for samarbejdet inden for

det er uafhængigt af om vi er gået konkurs i atten

har ikke spor med det at gøre vi tænker ikke på penge vi

ikke en kræmmermentalitet i den forbindelse vi holder nemlig af rigsfællesskabet jeg vil spørge igen

var herre flemming møller mortensens kone der sagde

for den udvikling som et lille folk som det grønlandske ønsker skal være

fra socialdemokratisk side den fulde

er altså ikke noget nyt i at partier i grønland udtrykker ønske om ønske om at

havde haft den historie som grønland har

pludselig kunne se at der måske ude i fremtiden åbner sig en mulighed for at vi kunne blive et selvstændigt land helt selvstændigt

en tidligere koloniherre så tror jeg jeg ville have samme holdning som mange grønlændere giver udtryk for

eventyret skal være med grønland og der skal tjenes rigtig mange penge enten råstoffer eller

grønlandske økonomi kan blive selvbærende

det er jo et spørgsmål om at vi ser os selv som

i det her udviklingsfelt fordi det er et spørgsmål om at vi fra socialdemokratisk side så inderligt ønsker at alle tre parter alle tre dele af rigsfællesskabet får så gunstig en udvikling som muligt med baggrund i en god

et godt uddannelsesniveau nogle gode muligheder i verden nogle gode muligheder for at være et attraktivt sted

investere når der kommer investeringer udefra det er jo det der er med til at opbygge et højt vidensniveau også

som det er i øjeblikket er det jo for en stor dels vedkommende danske midler der finansierer den universitets og forskningsindsats som der er i grønland og det tror jeg vi er mange der bakker op om men der er jo et helt andet sigte på de råstofressourcer i form af viden der vil komme ud af projekter blandt andet i forbindelse med nogle af de nye initiativer der kommer det må man vel forvente at ordføreren har gjort sig en overvejelse om

i det tilfælde at man får udviklet råstoffer i grønland profiterer danmark så af det

loven er helt klar de første fem og halvfjerds million

mineraler og råstofudvinding går til den grønlandske kasse derefter er det halvt halvt altså fifty fifty og der er altså rigtig mange penge i bloktilskuddet der er

eller i omegnen deraf så der kan være en interesse

ikke have et storebror lillebror forhold vi vil rigtig gerne hjælpe grønland til at få muligheden for at stå på egne ben også forskningsmæssigt også uddannelsesmæssigt og der må jeg altså sige at jeg ikke kan andet end tolke det som

lunde larsen giver udtryk for i den retning at der bliver sat spørgsmålstegn

sige at jeg synes at for hver gang vi har sådan

positiv udvikling i debatten altså

stak hovedet i busken og helst ville undgå enhver debat om de vilkår

indeholdt i storskalaloven og de konsekvenser der efterfølgende kan blive

fordi det var rent grønlandske forhold det ville man slet ikke drøfte her i i folketingssalen vi stod altså med et udgangspunkt hvor det var endog meget svært at få en

åben debat her i folketinget om de her forhold i en

side sammen med andre gode kræfter

legitim altså en debat

selvfølgelig godt kan tage en debat om hvad der foregår i grønland og hvilke konsekvenser der kan komme ud af storskalaloven

en lang række samråd i folketinget og vi har gjort det i form af en hasteforespørgsel

for et par onsdage siden og nu altså i forbindelse med en forespørgselsdebat i dag senere kommer der et beslutningsforslag som mere konkret definerer hvordan vi synes man kan gribe arbejdet an med at sikre at der også kommer danske investeringsinteresser

i forbindelse med udvindingen af råstoffer så vi får en lang række debatter og vi kan jo konstatere at for hver gang vi har en debat så rykker vi tingene lidt i en positiv retning derfor bliver

anerkende og glæde mig over det forslag til vedtagelse som

det var hektisk i den sidste fase men ikke desto mindre vil jeg gerne kvittere meget positivt for at vi har kunnet nå til enighed om det forslag til vedtagelse der

understreger lige præcis vigtigheden af at man kan debattere de her ting

meget positivt at folketinget på den måde kan understrege værdien af rigsfællesskabet

kunne diskutere de her ting fuldstændig frit og

skal vi også kunne diskutere det her i danmark det er det

og vi er ærgerlige over at der er en del

nu altså også manifesteret i den grønlandske debat her i valgkampen

sammenhæng vi er ærgerlige over at der findes folk som alene tillægger rigsfællesskabet værdi når det handler om økonomi

at danmark og danske skatteydere årligt sender store bidrag til grønland for at understøtte det grønlandske samfund for os i dansk

meget mere end økonomi

men i samme øjeblik at råstofindvindingen er af en karakter der gør at vi kan klare os selv økonomisk så skal i ikke regne med at vi ønsker at være sammen med jer mere det er

at sige til danske skatteydere der hvert år skal betale mellem tre

man burde tage udgangspunkt i at rigsfællesskabet er baseret på et historisk kendskab og

har meget stor betydning for rigtig mange

ligesom der er mange grønlændere der har det i forhold til danmark det giver et langt stærkere bånd

hvert fald vores ønske at valgkampen på grønland

illustrere det og at man på grønland også vil anerkende

skrevet præcis hvad vi mener om selvstyreloven i det betænkningsbidrag som vi afgav dengang det er fem seks fyldige sider og det kan enhver forholde sig til men vi anerkender selvfølgelig at der var et flertal der vedtog selvstyreloven og vi konstaterer og det gør vi jo også

som forholdet mellem danmark og grønland nu hviler på

være utrolig aktiv for at vise grønlænderne at der

ringe til beijing og spørge kineserne om de vil engagere sig voldsomt på sydgrønland måske med

på løn og arbejdsvilkår som vi ikke bryder os om det mener vi sagtens man kan og det mener vi

uafhængighed og selvbestemmelse og oprette deres egen stat så er det vel heller ikke urimeligt

klare sig selv og føler at de er klar

så også gerne vil være det det er selvfølgelig et spørgsmål på baggrund af ordførerens kritik af

det sådan det er det at man har retten til at blive et selvstændigt land har jo bare ikke noget som helst at gøre med om man

netop kunne være stærkt

vi har principielt retten til at blive et selvstændigt land men fordi vi anerkender det solide

det har ikke noget med økonomi at gøre det har noget med alt muligt andet at gøre

den sammenhæng der er mellem mange danskere og grønlændere det siger man bare ikke der er mange der mange der siger noget andet

stillerne af denne forespørgsel har bragt på banen

se overordnet på det grønlandske samfund så kan man sige at grønland både står over for nogle

nogle gigantiske muligheder udfordringerne er mange ældrebyrde at for få unge får en uddannelse og faldende rejekvoter og jeg kunne nævne mange mange flere men ligeledes er mulighederne for udvinding af naturressourcer også store

men storskalaloven er jo vedtaget og målet er mellem fem og ti mineprojekter herudover

mulighederne for olieudvinding

kan godt forstå at grønlænderne med landsstyret

ønsker at udnytte disse ressourcer jeg kan vitterlig godt forstå

velfærdssamfund især når det står over for så store udfordringer

at alle i dette hus ville gøre absolut det samme

ikke som storebror heller ikke som kolonimagt men som en ligeværdig partner for grønland

vi glade for den dialog og det samarbejde som regeringen har indledt med landsstyret

at vi

er mange sikkerhedspolitiske spørgsmål som skal drøftes i hele rigsfællesskabet først og fremmest spørgsmålet om udvinding af uran

fortsat en nultolerancepolitik skulle det ændre sig

meget nøje og intenst i rigsfællesskabet

se det danske erhvervsliv være involveret i udvindingen af naturressourcer mærsk og dong er allerede med

også over at kunne læse i dag i berlingske at

et par danske pensionskasser overvejer at investere i eventuelle projekter

milliarder i et statsligt selskab som skulle

sendt et klart signal om at udvindingen skal foregå på kommercielle vilkår vi vil ikke få forrang som

en række af skatteydernes milliarder

sådan et projekt jeg synes dog at vi skal samarbejde om at sikre grobund for at flere danske virksomheder kan få

den arbejdsgruppe som regeringen og landsstyret i fællesskab har nedsat og den konference som blev afholdt

sige at fra radikal side er vi glade for regeringens indsats og for

eller uranholdigt materiale i grønland hvis konventionerne ikke er

opfyldt til punkt og prikke og hvis der ikke er opstillet det nødvendige internationalt anerkendte kontrolapparat

med hensyn til investeringer

helt enige om at investeringer skal være på markedsmæssige vilkår

være konkurrencebaseret men det kan de vel godt være selv om der måtte være et konsortium hvori der

deltagelse fra den danske stat og så i øvrigt indgik alle mulige andre investorer

som foretog nogle investeringer i grønland for at få gang

noget kapitaltilvækst og jobskabelse i grønland kunne det ikke være

jeg ikke nogen i grønland snakke om at man skulle se stort

så jeg jeg synes ikke at der er så stor

kendt ud i at drive forretning og især ikke når det gælder minedrift men man

om udvinding af uran og uranholdigt materiale i forhold til traktaterne og i

jeg spørger den radikale udenrigsordfører udtalte til politiken den syvogtyvende januar

i år at man man bør gå positivt ind i det underforstået i uraneksport derfor synes jeg faktisk det er påkrævet at et regeringsbærende parti som det radikale venstre ved en debat som i dag siger hvad man mener klart og utvetydigt og ikke slår det hen med at sige hvad der er tvivl om hvad der er diskussion om og hvad det nok ikke

spørgsmål om fordi andre mener noget andet hvad mener det radikale venstre som regeringsparti til et helt centralt spørgsmål

ønsker at ophæve deres nultoleranceprincip

det er jo et stof

man følger konventioner og så videre for at sørge for at det ikke bliver solgt i øst og vest og så videre så jeg synes

herre rasmus helveg petersen sagde i politiken

tage det meget seriøst og drøfte det med grønlænderne

er klart at det skal foregå på nogle ordentlige vilkår

at de radikale siger ja hvis grønland siger ja

ikke overholder konventionerne skal det forstås sådan

ja

er nogle større juridiske spørgsmål og ikke kun politiske spørgsmål

om venstre har opfundet

smide penge væk i forbindelse med investeringer

mig bekendt er der ingen overhovedet som har det synspunkt at vi i forbindelse

vi er nogle der taler om at en mulighed er at vi

enig i at det kunne være en mulighed at vi havde et offentligt

jeg har ikke hørt det folk har fundet på fine navne som dong to

konkrete eksempler på hvordan og hvorledes vi skulle

grønlandsudvalget og på det åbne samråd der var i udenrigsudvalget

at når der er tvister på uranområdet som falder ind under de strategiske udenrigs og sikkerhedspolitiske områder så henfører det til grundlovens

selvfølgelig

ordføreren er uenig med

udenrigsministeren siger at det selvfølgelig er

det der så er er at man

jo fuldstændig korrekt som fru ellen trane nørby siger at alting i sidste ende

det på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område danmark der varetager udenrigs og sikkerhedspolitikken

internationale anerkendte definitioner

betydning eller om det ikke vil så jeg

set hvis grønlænderne skulle ophæve deres nultoleranceprincip

at der er nogle uafklarede spørgsmål omkring

heldigvis heldigvis sådan at vi har et godt samarbejde med grønlænderne at vi har nedsat en arbejdsgruppe til

på dette spørgsmål således at vi holder kontakten

at drøfte hvordan det kan diskuteres i fremtiden

selvfølgelig helt relevant at rigsfællesskabet står sammen

grønland altså er herre jeppe mikkelsen grundlæggende enig i at det vil være positivt og godt hvis vi får tilbudt grønlænderne et dansk grønlandsk partnerskab om at der kommer investeringer for eksempel fra danmark

er måske derfor to pensionskasser i dag

svarede herre lars barfoed

at det det vil være en god idé jeg mangler stadig at se

hvis herre kristian thulesen dahl kan trylle en fornuftig forretningsmodel frem

kroner i det så får vi hundrede milliard kroner ud så tror jeg det vil være svært ikke

en vis begejstring for det her i det danske folketing men vi mangler at se sådan

og og viser at der også er alternative muligheder det kan da godt være at det kræver at der etableres et

dong har jo foretaget en masse investeringer rundtomkring også risikofyldte investeringer sådan er

men det har jo ikke gjort at herre jeppe mikkelsen har stået

søreme skynde os at afhænde dong og

det er en god idé hvis vi engagerer os noget stærkere så kræver det at vi finder en model for det så spørger jeg herre jeppe mikkelsen er herre jeppe mikkelsen grundlæggende

et samarbejde med det grønlandske landsstyre igennem det

tusind og ni så vidt jeg erindrer så det er

udvinding af råstoffer generelt set og

rigsmyndigheden det vil sige den danske regering men så står ordføreren her og nævner to arbejdsgrupper en om de økonomiske muligheder og en om de udenrigspolitiske muligheder

ikke ophævet nultoleranceprincippet så den diskussion venter jo kun såfremt

at der var nogle her i danmark der ville blande sig

andre gange har det været

måske dårlig samvittighed over at man ikke fik taget sig sammen i tide til at tage nogle af de her diskussioner men ligegyldigt hvad der nu måtte ligge forude

sf er stor tilhænger af selvstyreloven jeg er jo så gammel at jeg også kan huske hjemmestyreloven og det skridt fremad den var

et samfund der udvikler sig og

på sine egne anliggender og den regering vi har nu synes jeg virkelig har formået

hæve kan man sige grønlands

på en værdig måde

at man vil tage ansvar for sin egen fremtid det er jo det der karakteriserer et folk at det vil tage

syddanmark nok egentlig ikke helt forstået at det kræver ligeværdighed

med klimaændringerne og skibsruterne og nu med råstofferne men det er så også lige meget for det betyder jo at vi skal håndtere det her meget mere ligeværdigt end vi har været vant til derfor skal vi også diskutere det mere ligeværdigt målet om en selvbærende økonomi i grønland deler vi i sf det kræver råstofudnyttelse og råstofudnyttelse kræver storskalaprojekter og det kræver også arbejdskraft udefra når man er et land af

at jeg synes at der er svaret godt på de spørgsmål om storskalaloven som også ministre fra grønland har beskrevet i artikler i danmark

egentlig vi somme tider mangler lidt klarhed i diskussionen der er en diskussion om om jernmalm og andre malmtyper som ikke involverer uran og ikke involverer de andre strategiske mineraler

det er grønlands kompetence så kommer der et felt

men det er måske ikke totalt hardcore sikkerhedspolitik

hardcore sikkerhedspolitik

vi kunne håndtere den bedre end jeg synes vi har

hundrede procents sikkerhed findes for at uran der brydes og sælges

regler og overholdelse af

ende i en atombombe

det er vi nødt til at tage højde for det andet jeg vil sige

det er det mindst regulerede af alle de her materialer overhovedet i verden

uran det er kæmpe udfordringer hvis det her skulle hvad skal vi sige komme på dagsordenen lad mig så sige at

at der ikke findes hundrede procents sikkerhed og at det der kan komme på tale at eksportere

af de radioaktive materialer vi snakker om her så vil jeg sige at den store sikkerhedspolitiske diskussion er knyttet til det jeg har sagt her

ændrer position i verden vi har været førende i

vi har været førende i kampagner imod atombombesprængninger vi har været førende i og sidste år kom regeringen oven i købet med en forstærket indsats

ikkespredning det stiller

over for den opgave at før vi begynder at kaste os ud i alle mulige diskussioner og fritte hinanden om alt muligt her

grundige overvejelser hvis vi skulle

det være en stor ændring af danmarks sikkerhedspolitiske placering

på det praktiske plan også være en kæmpe opgave

lave et sikkerhedssystem der er i nærheden af ni og halvfems

markedsføring af uranholdigt materiale

det fritager os jo nok ikke for at vi bliver nødt til

for alvor kommer på dagsordenen

en konkret beslutning derfor vil jeg gerne spørge hvad sf har af indstilling til den situation som

uden at man et hundrede procent levede op til

herunder uden at man havde det kontrolapparat som også kræves jeg tror at vi er derhenne hvor vi må sige at nu må må partierne i en debat som den her melde ud hvad deres fuldstændig principielle holdning er til sådan et centralt spørgsmål

danmark har aldrig anfægtet

undersøge det og få styr på den her diskussion siger jeg ja

det mere konkrete spørgsmål om jeg vil være med til noget

er ringere end det bedste der findes i dag

det vil jeg selvfølgelig ikke jeg synes faktisk at jeg holdt en tale

sf da ikke forestille sig at man på markedsøkonomiske vilkår vilkår på fuldt kommercielle og gennemsigtige vilkår ville kunne etablere et konsortium hvor den danske stat deltager med et relativt begrænset indskud men men hvor man er med

og hvor der så i øvrigt er alle hånde andre investorer virksomheder institutionelle investorer som kan indgå i en kurv og som kan lave forskellige

investeringer i grønland med henblik på at få afprøvet nogle investeringsmuligheder

at få tilvejebragt virksomheder som kan lave en værditilvækst i grønland og dermed skabe forudsætning for grønlandske job

danske firmaer men også europæiske firmaer har

og nødvendigheden af at man fra europæisk side gik ind

i grønland så så vi har vel sovet lidt i timen jeg ved ikke

om om det nødvendigvis er en god idé det der egentlig er spørgsmålet fra

det er vel egentlig det herre kim andersen spørger om man

har rigtig mange erfaringer på grønland

lige pludselig bliver praksis dermed

nu er det jo sådan at den radikale ordfører

sammen med statsministeren tidligere

de har retten til at udvinde den her jernmalm og hvis de så også har nogle investorer

de jo ikke nødvendigvis vente på os

en udvikling i grønland

kommer skatteyderne i danmark til gode for nu

underlig tilgang til hvornår toget er kørt for en udvikling

åbent samråd tidligere i dag i

og grønlandsudvalget med erhvervs og

der kan arbejdes med jeg kan se forskellige

være at det bare er vigtigt at det er nogle danske virksomheder der går ind i det

mener der er mange muligheder som som vi selvfølgelig skal kigge på vi har da en interesse i

og der er jeg utrolig skeptisk over for

gå nogle skridt videre fordi jeg netop mener at det betyder at danmarks

eksaminere hvordan man kan få den her eksport til at fungere så vi nærmer os hundrede procents sikkerhed for at det ikke ender

vil sige stærkere regulering end det der eksisterer

vi er ligeværdige partnere i henhold til selvstyreaftalen

at få lavet et samarbejde mellem grønland og danmark på erhvervsområdet er sf villig til at

at nogle af de danske eksportstøtteordninger som

ud af grønland og ikke ind i grønland

vi beder jo også om investeringer fra kina

også en interesse i i forhold til grønland

at det bliver ligeværdigt og at

det er jo også det som fremgår meget klart af selvstyreaftalen det var også det der

nogle af de områder som ligger som ansvarsområder

den danske regering selvfølgelig efter aftale med og i samarbejde med den grønlandske regering

direktøren som hedder torben möger pedersen

det private erhvervsliv og en kreds af investorer så indgår vi

taget den her dialog for derved netop at få undersøgt og afsøgt alle muligheder for investeringer

se på nogle modeller at der er mange muligheder vi skal kigge på han siger også at vi har en interesse i at kina ikke sidder på det hele

lige sådan det skal være det er jo i virkeligheden at kigge på det her på en seriøs måde

vi skal se på hvordan vi kan få øget eventuelle danske investeringer i det grønlandske samfund jeg er fuldstændig enig

vil have et stærkere engagement

det siger sig selv herre steen gade betegnede

det skal den danske stat tage et medansvar for og

man kan sige at det der er sket er at da grønland kom på verdenskortet og vi andre fandt ud af at grønland

komme lidt op af hullerne og forstå at vores rolle ikke er at være storebror

i indledningen af sit ordførerindlæg at

grønland kræver investeringer også udefra og

arbejdskraft udefra men der er jo en særskilt diskussion af på hvilke vilkår den udenlandske arbejdskraft kan fungere på grønland den kender herre steen gade selvfølgelig

hvad er sfs reaktion egentlig på at fagbevægelsen en ret forenet fagbevægelse er dybt bekymret over de vilkår der kan

en følge af storskalaloven altså det som vi i danmark vil betegne som social dumping er der stor risiko for kan blive en følge af storskalalovens betingelser om hvordan udenlandsk arbejdskraft bliver aflønnet

hvad er sfs og herre steen gades svar

for at bo og spise

jeg kan ikke gennemskue om de tal skulle være unfair

det ser ikke sådan ud for mig så jeg har meget svært ved den diskussion så er

som fagforening og det tror jeg er er en vigtig del der skal kigges på fra de grønlandske myndigheders

i hele verden også i vores nabolande man er i gang med at åbne miner i sverige og

af udenlandsk arbejdskraft der vil jeg også tro at de vælger i de lande hvis de har en mindsteløn at

det er mindstelønnen som skal være

rigsfællesskabet der er lidt trætte af den måde vi indtil nu har diskuteret det her spørgsmål på i hvert fald

de seneste måneder sådan lidt ydmyghed er nok også meget godt

sagen er jo at danmark

i arktiske sammenhænge hvis vi ikke i sin tid havde koloniseret grønland så lad os nu glæde os over at vi i to tusind og ni kom så langt

vi fik en selvstyrelov som giver grønland mulighed for selvstændighed i det tempo

og den skal vi være glade for og stolte af at vi kom frem til hvad har vi så fået ud af debatten indtil nu ja vi er da efter noget besvær landet på at bekræfte noget som vi havde i forvejen nemlig en enighed om at respektere selvstyreaftalen og det er glædeligt at alle partier

var ude med hvor han krævede en timeout i behandlingen af udlændingeloven det kunne dårligt opfattes som andet end et forsøg på benspænd

jo ikke at vi i morgen skal læse i aviserne at venstres formand har et andet synspunkt jeg vil også gerne kvittere for venstres konstruktive forslag om at vi afholder en årlig forespørgselsdebat om hvordan vi har det med hinanden i rigsfællesskabet det burde vi nok have fundet på for længe siden for det vil jo være at vise de to andre dele af rigsfællesskabet respekt

så måske kunne vi udvikle det til at det bliver en årlig redegørelse hvor baggrunden for debatten er en grundig rapport fra regeringen under alle omstændigheder tak til venstre for at være kommet med det forslag som jo også ser ud til at nyde fremme her i salen i dag så har vi haft en lidt pudsig debat om uran

finde ud af hvad socialdemokraterne og regeringen egentlig mener og hvor de er på vej hen den seksogtyvende januar

at det var meget nødvendigt at melde ud at hvis grønland valgte at

så længe de internationale konventioner om det spørgsmål blev overholdt nu var jeg tilfældigvis i grønland på det tidspunkt og jeg tror

at de to partiers udmelding vakte stor undren undren

i den grønlandske befolkning af den simple grund at det grønlandske landsting

taget skridt til at ændre den gældende politik som jeg hørte udmeldingerne så gjorde man

det vil sige den socialdemokratiske og radikale ordfører den seksogtyvende januar to tusind og tretten

op med mange års dansk politik i forhold til udvinding og eksport af uran især eksport af uran

for det er jo det uran bliver brugt til vi har i mange år været enige om at udvinding af uran er ekstremt farligt for mennesker og miljø og at atomkraftværker er nøjagtig lige så farlige hvilket befolkningerne omkring tjernobyl og fukushima jo kan tale med om og her er det ikke særlig beroligende at den socialdemokratiske ordfører henviser til at man jo ikke vil gøre op med nultolerancepolitikken her i danmark det er jo ret uinteressant i betragtning af at vi ikke har noget uran i den danske undergrund men kun helt uskyldsrent og aldeles miljøvenligt kridt og ler bortset fra det synes jeg det er positivt at den grønlandske og den danske regering har taget skridt til et tættere samarbejde mellem danmark og grønland om de mange spørgsmål der er af fælles interesse også i forhold til investeringer i råstoffer der er ingen tvivl om

at det er grønlands kompetence at afgøre hvem der skal gives tilladelse til med hensyn til efterforskning og udvinding af råstoffer det er dem der bestemmer hvilke selskaber der skal have adgang til det arbejde men alle også den grønlandske regering erkender at for visse af disse råstoffers vedkommende og der er jeg nok enig i

der tale om udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål og derfor skal disse spørgsmål selvfølgelig tackles i fællesskab herudover ser jeg da frem til at vi kan afvikle resten af den debat der er opstået på baggrund af storskalaloven i god ro og orden og som før sagt her har enhedslisten jo indtil videre kun et problem og det er at sikre at der ikke sker en begrænsning af de grønlandske fagforeningers forhandlingsret og at internationale konventioner

er meget bekymret over at den danske regering vil støtte grønland i at gennemføre en politik som betyder social dumping samtidig med at det er det vi med alle midler forsøger at bekæmpe i danmark 3fs

det er ekstremt skamfuldt at den danske regering som vi stolede på i den slags spørgsmål ikke står fast på et værdipolitisk grundlag om at storkapitalen ikke kan bestemme om folk kan ansættes under så elendige forhold jeg er meget meget skuffet over at man ikke træder i karakter og blokerer den lov er ordføreren enig

udenlandske overenskomster på bekostning af de grønlandske fagforeningers muligheder for at tegne overenskomst for alt arbejde i anlægsfasen

den grønlandske regerings repræsentanter har en anden udlægning af

den grønlandske erhvervsminister den syttende december og sat de to ting op over for hinanden for at få en afklaring der vil også blive samrådsspørgsmål hvor

få afklaret om vores læsning af loven på det her område

jeg mener at vi har ansvaret for at de relevante ilo konventioner bliver overholdt det er danmark der har det folkeretlige ansvar der

inden for ilo konventionerne

er situationen på det tidspunkt hvor vi skal behandle ændringen af udlændingeloven for at skabe mulighed for at gennemføre storskalaloven vil enhedslisten så tage konsekvensen og stemme imod

og forklaringer der kommer på de spørgsmål vi stiller vi nåede jo ikke så langt i det der samråd vi nåede faktisk ikke til de spørgsmål som var kritiske for enhedslisten om man så må sige lige nøjagtig spørgsmålene om fagforeningernes forhandlingsret

som hele vejen igennem og fuldt ud

jeg så også gerne spørge ordføreren om ikke enhedslisten mener det er i overensstemmelse med ånden i forslaget til vedtagelse om man prøvede at se på hvordan vi kunne fremme nogle flere danske investeringer i grønland i grønland generelt ikke nødvendigvis bare på

minedrift og olie og gas men i erhvervslivet generelt med henblik på at skabe øget værditilvækst og job i grønland

kunne det ikke være hensigtsmæssigt og befordrende måske for at rejse den fornødne kapital og få en bredde i investorkredsen at staten gik foran med en lille andel for at blåstemple projektet legitimere

beslutningstagere og politiske myndigheder hvad er enhedslistens

i en diskussion om investeringsmuligheder i grønland og om hvem der eventuelt kunne bringes på banen

der er centralt for enhedslisten er at det foregår på grønlands betingelser det er jo grønlænderne der bestemmer hvem de vil give koncessioner og den grønlandske regering har anlagt det synspunkt at det skal foregå på almindelige konkurrencevilkår og det skal vi respektere

det er det der kan siges om det så deltager enhedslisten jo også gerne i en diskussion

at komme med ideer til hvem der eventuelt kunne bringes på banen og der har

komme med en helt tredje idé som måske også kunne være mere fremkommelig for grønlænderne at diskutere nemlig at vi bragte den nordiske investeringsbank på banen det er en bank der skal investere

miljømæssige hensyn og der slap man måske for den

lugter det lige pludselig af gamle dage

hvor det danske erhvervsliv skulle have snabelen ned i de grønlandske kasser det er ikke sikkert det er sådan

det vil være et grønlandsk anliggende men man kan jo sagtens indgå med statslig kapital i et konsortium og så agere på markedsmæssige konkurrencemæssige vilkår det er der jo ikke noget til hinder for det ville være helt naturligt ja det ville være en forudsætning må jeg i øvrigt ikke også lige spørge om ikke enhedslisten er enig med mig i

at inden for rigsfællesskabet deler vi de oplysninger vi ligger inde med med hinanden vi har en dialog vi kan spørge ind til tingene også til ting der er hjemtaget vi er i det hele taget åbne og informative over for hinanden ud fra devisen at de bedste beslutninger træffes på et oplyst grundlag er det ikke også en del af ånden i dagens tekst

almindeligt at håndbold og andet

komme videre før et eller andet er afklaret uden at vi andre så i øvrigt rigtig kunne få at vide hvad det var der skulle afklares ud over at det var noget med danske erhvervsinteresser

toneleje og ind i en rille hvor den svarer til virkeligheden og ikke til

partnerskab

investeringsplatform i forhold til det her

mulighederne for at man kan engagere sig i

jeg faktisk også i mit svar

investor der måske på en eller anden måde kunne inddrages her på en fornuftig måde

vi er jo bestemt heller ikke modstandere af statslig involvering i produktion og den slags og vi ser med stor glæde på at borgerligheden pludselig begynder at interessere sig meget for den

del så det kan da blive en vældig interessant diskussion det der er afgørende for os er at det sker på grønlændernes præmisser for det er dem der har kompetencen i forhold til det med råstofferne

grund til at oprette alle mulige selskaber hvis grønlænderne ikke synes

opgave for den siddende regering hvis

næppe noget lovkompleks har jo været drøftet grundigere i de grønlandske parlamentariske

det er kendte og forventede problemstillinger hvilket også fremgår af den tidligere regerings arktiske strategi

grønlænderne går ind i det her med åbne øjne og skal således også selv have mulighed for at løfte det ansvar der følger med selv om der selvfølgelig kan være nogle gråzoner i forhold til myndighedsbehandlingen når sikkerhedspolitiske problemstillinger inddrages det siger sig selv bryder vi os ikke rigtig om ordet eller begrebet timeout som har været nævnt nogle gange det sender ikke et pænt signal til grønlænderne og ingen har nogen som helst dokumentation for at den grønlandske

skulle være ringere udrustet til at håndtere udfordringerne end så mange andre hvad vi derimod skal have styr på

er følgeomkostningerne som vi kan forvente og her tænker jeg på alle de instanser som vil blive påvirket af et højere aktivitetsniveau vi har allerede sagt ja til et forsvarsforlig som vil kanalisere rigtig mange millioner til det arktiske område men hvad med retsområdet domstolene fængslerne og så videre og de myndighedsopgaver som stadig væk er danske her må vi kunne få en

hvad der bliver involveret og hvor meget kan vi få sikkerhed for at omkostningerne bliver minimale så synes jeg bestemt også at vi skal være positivt stemt over for de ændringer

grønland har helt naturligt brug for denne udvikling for så vidt angår de sikkerhedspolitiske aspekter

er der vel ikke så meget andet at sige

initiativ til selvfølgelig

det her synes jeg er talt lidt voldsomt op samlet set synes jeg at vi skal have tillid til at grønlænderne kan løse den opgave

slet ikke enig i at vi skal blande os i om det er dansk eller udenlandsk kapital som ligger bag de projekter

erhvervskontor i en kommune vil gøre

vi skal jo huske at der ligger temmelig meget erhvervspotentiale uden om selve råstofboringerne

store mængder der skal transporteres og skibsfart veje havneanlæg og broer

men det må foregå på markedsvilkår det er fint at være klar ved havelågen men vi skal bestemt ikke

af råstoffer at danmark har væsentlige ansvarsområder og forpligtelser i grønland og at grønland og danmark

har vi så i det danske folketing

en ret men også en pligt

træffe beslutninger og have meninger om anliggender der angår netop det fælles dansk grønlandske

har vi en fælles interesse i at der er en positiv økonomisk udvikling i grønland

at både grønlandske og danske erhvervsinteresser og for den sags skyld også finansielle interesser kan komme i spil blandt andet i forbindelse med udnyttelsen af råstoffer i grønland

i den forbindelse har vi jo desværre ikke indtil nu set nogen initiativer fra regeringen først efter et hårdt pres er der tilsyneladende nu ved at komme gang

forberedende arbejde der netop skal dreje sig om det at vi bringer grønlandske og danske interesser i spil i denne sammenhæng det vil vi fra konservativ side fortsat presse på for

og det konservative folkeparti sammen har fremsat et beslutningsforslag

om mulighederne for

et partnerskab mellem danmark og grønland om

råstofferne i den grønlandske

det undrer mig meget hvis det er sådan at regeringen på forhånd vil udelukke det

under debatten her i dag for om de forskellige partier også

som deltager i regeringen ville være med på også at undersøge

offentlig privat partnerskab i forbindelse med mulighederne for at bringe danske og grønlandske interesser i spil i forbindelse med udnyttelsen af råstofferne i grønland

i grønland vedtaget en storskalalov med henblik på at

en mine der skal udvinde

på bunden af nuukfjorden det kræver så en følgelovgivning her i det danske folketing fordi der skal åbnes op for en stor tilgang af udenlandsk arbejdskraft som jo er et dansk lovgivningsanliggende

det må vi så se på nu har vi ikke fået et lovforslag fra justitsministeren endnu men jeg skal bare sige at det jo ikke er sådan at det altid er en selvfølge at folketinget vedtager et lovforslag som regeringen fremsætter

danmark af et lovforslag der er en følgelovgivning af storskalaloven i hvert fald har det konservative folkeparti en række spørgsmål vi vil interessere os for at få belyst i den forbindelse

i hvert fald har vi nogle krav fra konservativ side som vi vil have opfyldt i forbindelse med en storskalalov vi må jo sikre at den danske stat ikke bliver påført et uoverskueligt ansvar og meget store omkostninger i den forbindelse vi skal sikre at ansvar og omkostninger hviler hos de virksomheder der bringer de pågældende medarbejdere til grønland

om de projekter som kommer i spil i den kommende tid så vi i folketinget på et tidspunkt kan få lejlighed til at vurdere erfaringer og konsekvenser

der sikrer det bedst mulige grundlag for og det er

grønlandske og danske erhvervsinteresser og finansielle interesser kan drage nytte

rammer sikre at der er en dialog om de udenrigs og sikkerhedspolitiske aspekter

i grønland i de kommende år så der er altså væsentlige krav og betingelser vi må interessere os for der er væsentlige spørgsmål vi skal have undersøgt før vi kan gå videre med en sådan lovgivning

vi få lejlighed til at gøre i folketingets udvalg i den kommende tid jeg synes det er godt at vi har debatten her i

det konservative folkeparti kan naturligvis tilslutte sig det

ser tilbage på vk regeringen hvor herre lars barfoed selv sad med som minister er der så noget der ærgrer herre lars barfoed

at man ikke på det tidspunkt i vk regeringens tid satsede på det som den nuværende regering

med et tæt samarbejde mellem erhvervsministerium i danmark og erhvervsministerium i grønland

regeringens side og den har vi ikke set noget til endnu på trods af at vi har haft denne debat om storskalaloven i nogen tid og det det jeg bebrejder regeringen er at man ikke i forbindelse med at vi har fået hele den debat om storskalaloven har set at regeringen har taget offensivt fat på

vk regeringens tid og det er dog også et meget tydeligt signal om at man er offensiv i forhold til opmærksomheden på hele det arktiske område jeg vil gerne stille et spørgsmål mere til herre lars barfoed og det er i forhold til risikovillig kapital

råstofudvinding i grønland er herre lars barfoed villig til at satse sine pensionsmidler eller dele af pensionsmidler i råstofudvinding i grønland for det her er et spørgsmål om

risikovillig kapital og som jeg kender

og pengestrømmene havde man måske for længe siden været ude

hvis man vidste at der var et stort tilbageløb på en investering men altså er herre lars barfoed selv villig til at investere

lars barfoed bliver ved med at tale om at der skal være

partnerskaber også med statslige penge i i

at investeringer altid skal baseres på og det er jo også det der i øvrigt står i det

ud fra vi vedtager her at det skal ske

vilkår det udelukker jo ikke

nogle initiativer men det kan man jo sagtens gøre på grundlag af nogle kalkuler der viser at der markedsbaseret grundlag for at gøre det og det er jo det vi skal have

involvere sig kommercielt i at

også i en grønlandsk sammenhæng er er

det noget den daværende regering var fuldstændig uvidende om foretog den daværende regering

mig bekendt var herre lars barfoed jo da også med til et meget berømt arktisk møde som gjorde at herre lars barfoed vel

aktivitet efterhånden som også de fysiske muligheder tillader det det er jo blandt andet det

i vores regeringstid så vi har bestemt gjort en markant

i forhold til at kunne udnytte de ressourcer der er i det arktiske område

offensiv i forhold til at sikre at danske og grønlandske interesser kommer i spil i den her sag det hører vi så i dag at man nu vil sætte et arbejde i gang om det er jo så godt

det som det beslutningsforslag som dansk folkeparti og

handler om så jeg håber da meget at der nu sker noget

fælles strategiske interesser

til vedtagelse og i pressen i går og i dag om at have en årlig debat om rigsfællesskabet som helhed

de færøske erfaringer og de færøske udfordringer

at der er rigtig mange statsløse nationer i verden rigtig rigtig er langt flere statsløse nationer end nationer med stat det er der også i europa jeg har deltaget

arrangeret af de statsløse nationer i europa og og de bliver altid meget imponeret når jeg forklarer hvordan det foregår i

vores eget skattesystem halvtredstusind mennesker synes de

at alle love som gælder på færøerne går igennem lagtinget at også love

på områder som ikke er overtaget som færøske

lagtinget før de bliver sat i kraft på færøerne

fra færøsk side ønsker en lov

overtaget så vedtager man en beslutning om at henvende sig til de danske myndigheder så bliver loven vedtaget her i huset

det synes catalanere baskere korsikanere og skotter er meget imponerende

langt større selvstyre end de har når det gælder sport

vi os selv under eget flag og eget navn bortset fra

får man ikke lov til i catalonien eller baskerlandet når det gælder udenrigspolitikken

jo vores egen udenrigspolitik når det gælder vores helt specifikke interesser når det gælder handelsaftaler og fiskeriaftaler med andre lande det synes man også andre steder i verden er meget imponerende når når det drejer sig om en statsløs nation

det fik andre statsløse nationer ikke mulighed for når

nu er vi efterhånden det land i hele europa som har det mest perifere forhold til eu vi står helt udenfor mens hele resten af europa

måde er en del af eu det er et problem i dag

det kan være isbryderen som som baner vejen for at

og så er der behov for at vi diskuterer her i salen i en god dialog med regeringen om at arbejde for at finde en en position i europa som er mere gavnlig end den som

det er en stor udfordring og

mest om sine egne forhold ved at kigge på andres forhold

i baskerlandet og

er simpelt hen fanger på grund af politisk virksomhed nogle har

forbindelse med terrororganisationer men de fleste er

virksomhed det kender man jo ikke til her i disse egne

hvis man sammenligner det med andre andre

sig selv hvad der er ønske om hvad der er rimeligt hvad der er behov for og så har man gjort det man

låst sig fast på juridiske bestemmelser eller

på grundlovens bestemmelser man har fundet frem til løsninger

som har været rimelige og ønskelige og som der

mener at hvis rigsfællesskabet skal fortsætte med at være en succes

med at fungere så godt som det gør så er det den kurs der skal holdes den politiske kurs

den den måske største konflikt som har været mellem færøerne og

det var nemlig forhandlingerne om retten til undergrunden de foregik i sytten år og de gik helt i hårdknude fordi man fra dansk side fastholdt at det var grundlovsstridigt at det var imod grundloven det kunne lade sig gøre indtil man så skiftede spor og sagde ok

så gør vi det alligevel og så fik man en fin løsning som har

sige til sidst at det er det det spor man skal følge man skal passe på

følge politikken så får vi

i den forbindelse bliver der behov for at man fra dansk side ikke låser sig fast i juraen men indser at rigsfællesskabet er en politisk ordning ikke en juridisk ordning

at rigsfællesskabets virkelighed er langt uden for grundlovens rammer

det er ikke grundloven der regulerer rigsfællesskabet det er det

det er en forkert antagelse

det må man forstå fra dansk side når når der kommer en forhandling om den

en politisk løsning som som må findes uden for

baggrund

element som også har været

diskussionen om grønland og som også er omtalt

arktiske redegørelse til folketinget

og havmiljøet generelt de konventioner der

ordføreren at der er et stort nok fokus på

de søruter som vil komme ligger færøerne meget centralt placeret

behov for et meget stort samarbejde mellem

og eu og forskellige andre parter om

først komme med sit eget udspil og sin arktiske strategi og så sammenkøre dem med

og langt over syv milliard dollar i oprydning og som krævede en massiv indsats

dialog og en diskussion

en boring fordi vejret blev for dårligt men den vil

barske forholdene er og hvor stor

er for at der sker et eller

kompetencen har udviklet færøerne utrolig meget vi har

udarbejdet vores egen lovgivning og de store selskaber har arbejdet på færøerne efter færøsk lovgivning

i den industri så det var et utrolig stort fremskridt at man fik den aftale

lidt om hvordan vores parti forholder sig til det her

om at vi har en årlig debat det mener jeg selv vil være en god platform for os grønlandske og sikkert også

tydeligvis mener og føler ikke får nok opmærksomhed fra folketingets

side har gennem de seneste fire år fremsat finanslove som har været baseret på en ansvarlig økonomisk politik det er finanslove som har været i balance

og det har været finanslove hvor vi har taget den store udfordring med stagnerende indtægter og øgede udgifter dybt alvorligt vi er godt i gang med at stabilisere den grønlandske økonomi så vi også i de kommende år har råd til et velfærdssystem i grønland

det økonomiske råd i grønland vurderer i deres rapport fra to tusind og tolv at en vækststrategi i et fremadrettet perspektiv ikke kan baseres udelukkende på fiskeriet derfor har inuit ataqatigiit også et klart mål om at udvikle nye industrier vi skal have flere ben at stå på erhvervsmæssigt vi har i denne valgperiode sikret at rammelovgivningen i forhold til udnyttelsen af grønlands ikkelevende ressourcer er på plads vi har også igangsat en reform på fiskeriområdet senest har vi sikret at vores rejer er mærket med det internationale bæredygtighedsmærke msc så vi får en bedre pris for rejerne og adgang til et bredere marked derudover har vi lavet en national turismestrategi frem til to tusind og femten hvor målet er øget beskæftigelse og vækst i turismen inuit ataqatigiit har også et erklæret mål om at styrke vores rige kulturliv

en mere værdiskabende ressource også i økonomisk henseende men vi ved også at ud over at sikre en øget og

derfor har vi planlagt og delvis igangsat reformer med det mål at tilpasse den offentlige sektor i grønland for fortsat at have råd til velfærd i fremtiden har vi defineret reformer på skatteområdet socialområdet boligområdet og erhvervsområdet vi har en plan for hvordan vi skal sikre en mere solid økonomi denne plan er beskrevet i

og fem og tyve planen vores fremtid dit og mit ansvar som naalakkersuisut

planen indeholder også klare mål om at mindst halvfjerds procent af en ungdomsårgang i to tusind og fem og tyve skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse og om at vi generelt skal have flere i arbejde det kræver at vi skaber flere arbejdspladser og det kræver at vi sikrer de bedste rammevilkår for skabelsen af nye erhverv på nuværende tidspunkt er

der kun indgivet én ansøgning om udnyttelsestilladelse på råstofområdet det er den mulige jernmine i isukasia ved nuuk vi forventer at der også snart indgives en ansøgning fra kringlerne i sydgrønland om udnyttelse af sjældne jordarter vi har en lille guldmine i drift i sydgrønland og derudover er der et par projekter mere på tegnebrættet men ingen af disse projekter er realiseret eller finansieret endnu vi mener at projekterne skal vælges med omhu og at alle beslutninger omkring projekterne skal tages på baggrund af grundige vurderinger af virkninger på miljøet og samfundet og ved bred involvering af befolkningen alle aktiviteter skal være baseret på et helhedsorienteret bæredygtighedsprincip i inuit ataqatigiit har vi derfor også en klar holdning om at bibeholde nultolerancen over for udvinding af mineraler indeholdende radioaktive stoffer vi mener ikke der er tilvejebragt et nyt videnskabeligt grundlag

øvrigt er der heller ikke aktuelt ansøgning om udnyttelse af mineraler som

problematikken omkring radioaktive stoffer

inuit ataqatigiit fører vi en stabil og solidarisk finanspolitik vi vil sikre velfærden for vores fremtidige generationer vi har fortsat som eneste parti i grønland en klar holdning om at indføre progressiv beskatning

vi inviterer alle andre grønlandske partier til at samarbejde

meget klare i mælet om at vi ønsker et øget samarbejde med danmark særlig på det udenrigs og sikkerhedspolitiske område og vi er glade

den danske regering tydeligt har vist interesse i at styrke de interne strukturer i rigsfællesskabet men vi

kompetencer tilbage til danmark hvad angår udvinding

skal udvindes det vil jeg gerne bede statsministeren bekræfte her det er først når vi har taget beslutning i grønland og såfremt der er udenrigs og sikkerhedspolitiske aspekter

en lille procentdel danske statspenge for ligesom at blåstemple det

at være aktiv i en erhvervsudvikling på mineområdet men måske også på andre områder med henblik på at få gang i nogle investeringer og få skabt nogle job i grønland

jeg mener så også at den må må omfatte at

i det hele taget kan spørge ind til sager der

relevante for rigsfællesskabet herunder også projekter er

også lige tilføje at for eksempel dong er jo aktive i grønland i forvejen så det er jo ikke noget der

jeg sagde også til medierne i går da medierne spurgte hvad min holdning til det her

at den debat selvfølgelig foregå på basis af selvstyreaftalen

men at man netop begynder at tænke ud af boksen nu havde vi et samråd tidligere i dag med erhvervs og vækstministeren

inde at berøre åbningen af nordøstpassagen og nordvestpassagen

være med til at generere noget økonomi og noget erhverv

til de stramninger som erhvervsministeren også talte om og der mener jeg som erhvervsministeren også sagde at det er rigtig vigtigt at have en tæt dialog med erhvervslivet turismeerhvervet er specielt

er på vej på søfartsområdet fordi de er bange for at

krydstogtskibe så vil fravælge grønland og det er derfor at vi har været inde at sige

at sige at det er rigtig vigtigt at vi får fælles standarder i hele arktis så det ikke kommer til at være være standarder som kun gælder grønland og derfor kan resultere i at eventuelle krydstogtturister

ind til den dialog som jeg håber der er

man faktisk for eksempel i forbindelse med krydstogtsdelen har en dialog direkte mellem det grønlandske selvstyre

er en løbende dialog mellem det grønlandske selvstyre og

forestille sig at vi prøvede at bruge den forespørgselsdebat jeg ved godt det er nyt men lad os da få nogle ideer på bordet og hvad mener ordføreren i øvrigt

kunne gøre bedre for at leve op til de smukke ord vi nu skriver

til at videreføre værestederne for udsatte grønlændere her i danmark de grønlandske huse det er først kommet på plads i midten af januar så nogle af dem har været nødt til at lukke midlertidigt og åbne op igen

er helt uacceptabelt at der er så lidt fokus på

folketinget dem vil jeg da komme ind og flage ved

som som dem vi nu beslutter vi gerne skulle

der er selvfølgelig også andre sager som vedrører grønland mere direkte som kriminalforsorgen som også er en af de sager som desværre ikke har fået nok opmærksomhed og politisk omsorg fra dansk side i forhold til økonomi

over for store udfordringer og europarådets torturkomité har kritiseret en lang række forhold på de grønlandske anstalter for domfældte

der er ikke afsat penge til at forbedre de her forhold i det kriminalforsorgsforlig som

oplagt et af dem hvordan kunne vi for eksempel

man ville være tilfreds med i hjemmestyret var der nogle konkrete ting vi kunne gøre fra dansk side for ligesom at hjælpe sådan en turisme bedre på vej ikke dermed sagt at vi ikke gør noget men

er i grønland omkring krydstogtssejlads for eksempel har jeg bidt mærke i at at man skal stille nogle særlige krav i isfyldte farvande men vi er også nødt til at gå ind og kigge på hvordan

omkring hele grønland så der ligger rigtig meget arbejde i forbindelse med opstramninger på søfartsområdet

der synes jeg man skal gå ind og være mere aktiv politisk og måske også øge dialogen med det grønlandske parlament som vi for eksempel har gjort i grønlandsudvalget hvor vi har haft møde med erhvervsudvalget der kan man øge dialogen med det grønlandske parlament og de grønlandske udvalg i parlamentet for at komme ind og se på hvad det så er for nogle bekymringer

de sager som man så sidder og har ansvaret for her i danmark jeg har konkret foreslået et møde med lovudvalget inatsisartut og retsudvalget her i folketinget

de også kan komme ind og tale mere direkte om de udfordringer vi har for blandt andet kriminalforsorgen og retsvæsenet

måde i forhold til de øvrige aktører der melder sig der

meget fokus på det og heldigvis for det

en bindende aftale i arktisk råd om et oliespildsberedskab hvor man går ind og samarbejder helt konkret imellem de arktiske stater

så vi netop får sat de mekanismer op som er helt nødvendige for at kunne gå praktisk ind og rydde op hvis der sker et oliespild fra et skib eller fra en efterforskningsboring eller senere måske fra en udvindingsboring de risici har vi jo

set levet med i mange år i forvejen der er da masser af skibe der sejler rundt i grønlandske farvande og der er også isbrydere som har sejlet igennem

som forsøg i en lang årrække så vi har jo levet med

det er rigtig rigtig vigtigt at man får kæmpet de her sager igennem i de internationale fora

og for det andet sikrer os at der er et konkret og praktisk samarbejde mellem de arktiske stater og mange af de her sager som altså ikke kan blive løftet af nogen af staterne alene heller ikke af grønland selvfølgelig de andre er

at er så stor afdækning som man kunne

viden som vi kunne

vi har taget stilling i forhold til vores egen landskasse og investeringer i milliardklassen kommer ikke fra

i forhold til søopmåling er det rigtigt at jeg har presset rigtig meget på for at vi skulle få belyst hvad det er for nogle udfordringer der er og

det er jo et godt skridt i den retning men vi er nødt til at få afsøgt om der er nogle andre tekniske muligheder for

opmåle mere effektivt

er det man skal sejle frem og tilbage i

sejle der hvor der ikke er opmålt så vi har en masse uudnyttet potentiale for områder som man måske kunne udvikle erhverv

består af seks personer og formanden er for tiden professor i nationaløkonomi torben m andersen rådet udgiver hvert år en rapport om netop

rapporten fra to tusind og tolv hedder naturressourcer som vækststrategi det hedder den fordi rapporten påpeger at

for grønlands økonomi i fremtiden

der kan skaffe nye indtægter det skyldes både at mængderne af de fisk vi kan fange er vigende og at

af ældre vi skal forsørge er stigende

der er

sigt antallet af ældre vil stige mærkbart i forhold

erhvervsaktive hvilket vil sætte finansieringen af velfærdssamfundet under pres med uændret politik vil der opstå en systematisk forskel mellem indtægter og udgifter der i gennemsnit vil svare til omkring en milliard kroner hvert år frem mod

konkluderer videre med mindre aktiviteten i forbindelse med efterforskning efter olie og mineraler igen stiger

i anlæg på mineralområdet er der udsigt til at bnp vil falde yderligere jeg tror at disse to citater mere end mange politiske taler forklarer hvad det er der sker i grønland lige nu der er ganske enkelt et helt nødvendigt behov for at vi får sat gang

bibeholde vore borgeres levestandard og ikke mindst hvis vi skal blive fri for bloktilskuddet i fremtiden dette er også

har fremsat et ønske om at få ophævet den nultolerancepolitik over for udvinding af råstoffer der indeholder uran som den siddende regering i grønland har fastholdt indtil nu vi må simpelthen bruge de muligheder vi har

at omsætte vores lands ressourcer til økonomisk

rigdom for vores samfund det skal ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde det skal være på et bæredygtigt grundlag det skal ske uden

borgernes sundhed udsættes for fare og det skal ske med hensyntagen til vores skrøbelige arktiske miljø men det skal ske og det er siumuts opfattelse at det er os i grønland der nu alene skal bestemme hvornår og hvordan det skal ske vi skal selvsagt

internationale retningslinjer

vi selv fastsætter men naturligvis skal vi bruge de

vores nye industri vi kan simpelthen ikke bare sidde og vente det viser rapporten fra det økonomiske råd vi må starte så hurtigt som

muligt og efter siumuts mening også gerne med brydning der indeholder uran på det niveau der allerede er accepteret i eu i siumut undlod vi at stemme for den nye storskalalov vi syntes

den blev kørt for hurtigt igennem og at der var en række spørgsmål

afklaret bedre og muligvis visse områder der burde komme under bedre kontrol

vi stemte ikke imod fordi vi ønskede at sende et signal til investorerne i mineindustrien signalet er at vi ikke ønsker at bremse udviklingen

siumut lægger i ordet arbejdslejr og

for mig er ordet arbejdslejr

meget meget meget negativt ladet og det lyder ikke som om

siumuts side har en interesse i at gå ind og understøtte det som

vilkår jeg har selv besøgt

hvem fastsætter de her vilkår er det den contractor der har fået opgaven

en ret stor bekymring

vilkårene i de her arbejdslejre vilkårene

myndighedsområder som ligger under dansk

tyder på at det her er noget der tegner

gode vilkår så hvem er det der skal sikre at

danmark skal være klar til at tage ansvar for arbejdstilsynet når der kommer sådan

danmarks regering er klar til at tage ansvar for disse kommende

spørgsmålet om social dumping og så videre så vil jeg gerne spørge ordføreren om ordføreren mener at storskalaloven i den udformning den har lever

relevante ilo konventioner blandt andet nummer otte og halvfems om retten til

kollektiv forhandling og om ordføreren og ordførerens parti overvejer at

initiativ til at ændre storskalaloven på

til at arbejde med storskalaloven

man kan nemlig sende en

om ilo skønner at den den lov man

er i overensstemmelse med de relevante ilo konventioner så jeg vil høre om ordføreren er bekendt med det

og få det afklaret

konventionerne

sprogbrugen med ordet arbejdslejre i

mogens jensen skrev vk regeringen tog ikke noget ansvar for grønland overhovedet

udvikling som er blevet grundlagt over mange år jeg kan så forstå på siumut

og der kom aldrig rigtig nogen af

synes at det er lidt ærgerligt at der

selvstyreloven indeholder jo også

er rigtig ærgerligt at udlændingepolitik eller sikkerhedspolitik

fremover blev inddraget i udenrigs

fra to tusind og otte om de arktiske kyststaters nye forpligtelser i

arktis selvstyreloven fra to tusind og ni som skabte rammen for det samarbejde vi jo

arktisstrategien fra to tusind og elleve

i de her arbejdslejre der skal jo angiveligt være flere tusinde mennesker hvem har ansvaret for for sundhedstilstanden for sundhedsvæsenet i de her lejre hvem har ansvaret for retsordenen for politimyndigheden for ro og orden i det hele taget hvem er det der skal stå for det og

i det hele taget også nogle ressourcer forbundet med det her er det noget fru doris jakobsen

klare svar fra justitsministeren

som er væsentlig og som ikke er fuldt ud besvaret vi har

nogle nogle ting omkring finansiering af sådan nogle faciliteter her i det omfang ressourcerne i det hele taget er tilgængelige i grønland

anden omkostning og skal tages et andet sted andet sted fra og der går jeg ud fra at fru doris jakobsen har den opfattelse at det er helt legitimt at vi spørger ind til det og at vi bliver ved med at spørge indtil vi får nogle svar så vi

vil jeg være meget forsigtig med

bastante meninger om interne grønlandske forhold

mere principielle spørgsmål om selve rigsfællesskabet og dem vil jeg gerne kommentere

et af spørgsmålene i dag

drejer sig om hvad statsministeren vil gøre for at sikre den gode dialog internt i rigsfællesskabet

jeg må sige at det kan være svært at fastholde en god dialog når der er valgkamp i grønland og når de politiske fronter her i huset er trukket skarpt

trænger til at komme ned på jorden for i øjeblikket er tonen ret skinger

der er efter min mening to centrale punkter i denne debat

over for at grønland bruger sine nye kompetencer på

og det skal man vænne sig til både i grønland og her i

rollefordelingen i denne sag og her har grønland altså kompetencen

jeg kan så inderligt godt forstå at grønland vil i gang med aktiviteter der kan give indtægter til borgerne virksomhederne og landskassen

der skabes konsensus omkring sikkerhedspolitiske

i grønland den sikkerhedspolitiske kompetence ligger som bekendt hos regeringen men i rigsfællesskabet bør det kunne lade sig gøre at finde en fordragelig løsning

det andet centrale punkt er spørgsmålet om adgangen til de såkaldt sjældne jordarter i grønland

strategisk vigtige jordarter der er helt centrale

moderne industri for eksempel på it området

men i vores fællesskab må

at reflektere over spørgsmålet om hvorvidt stærke kinesiske kinesiske interesser på sigt vil prøve at sikre sig adgang til disse jordarter det har kina gjort

sikkerhedspolitisk sammenhæng er

at sige det mildt uhensigtsmæssigt hvis kina på globalt plan opnår et de facto monopol på strategiske råvarer

fra grønlandsk side kan se at netop det kinesiske engagement i grønland kan vække bekymring andre steder i verden

lad mig runde af med at understrege hvor vigtigt det er at vi i rigsfællesskabet med respekt for hinanden og ikke mindst grønlands selvstyre finder en fordragelig løsning på disse spørgsmål

her til allersidst vil jeg

en årlig debat om rigsfællesskabet

folketinget har en årlig debat om rigsfællesskabet alt for længe har

tinget have tak for på den anden side

vil jeg påpege at partiernes interesse for at deltage i andre debatter om færøerne og grønland

i færøudvalget afholder vi først

et temamøde i april måned det har været udsat én gang fordi

for lidt interesse

i folketinget til til det her temamøde

kompetencefordeling mellem grønland

er der også en kompetencefordeling mellem mellem danmark og færøerne på et tidspunkt

hvad mener herre edmund joensen om det

inden for for hendes ressortområde som er rigsfællesskabet hvis vi for eksempel har en interesse i at finde ud af en eller anden ting der foregår

en åben og fri og fordomsfri

i grønland

nogle måtte være der og såfremt der måtte være en interesse for det

har været meget aktive i grønland både hvad angår fiskeri og og i byggebranchen på land specielt

borte i lang tid så

jeg vil mene at både grønland og færøerne ville få stor gavn af

kunne bidrage både til til

det grønlandske samfund

for fremtidens minedrift i grønland også på baggrund af

de konkrete planer for fremtidens minedrift

at man nu har vedtaget storskalaloven og det har man gjort fordi man er klar over at storskalaprojekter er en nødvendighed når man kigger på de økonomiske udfordringer grønland står over for landsstyret har

sat sig det mål at de vil udvikle råstofsektoren til et erhvervsområde med fem til ti miner miner og heraf skal to af dem gerne være storskalaprojekter realiteten er så også at der kun er et mineprojekt i stor skalaklassen hvor der er ansøgt om en egentlig udnyttelsestilladelse her har landsstyret så endnu ikke færdigbehandlet selskabets ansøgning og selskabet har endnu ikke kunnet tilvejebringe den nødvendige finansiering i den forbindelse har der været

den danske stat tror jeg er det der menes skal engagere sig yderligere i et offentlig privat partnerskab det er en spændende diskussion

har spurgt landsstyret om hvad de mener om en sådan konstruktion landsstyreformanden har meget klart tilkendegivet

ikke vil få fortrinsstilling i forbindelse med råstofudvinding i grønland selvstyret ønsker råstofudvinding i grønland på kommercielle og frie markedsmæssige vilkår

sige at der ikke er behov for et statsligt engagement for at sikre at staten får

der kan komme fra råstofaktiviteter i grønland

det har vi styr på i selvstyreloven

staten har allerede ret til halvdelen af indtægterne som følge af selvstyrelovens økonomiske ordning så jeg vil bare sige at uanset om regeringen

med offentlig dansk og grønlandsk deltagelse

eksplicit på vores møde den tiende januar i år udtrykt at selvstyret ikke har et ønske om det

det betyder selvfølgelig ikke at danmark ikke kan spille en rolle i erhvervsudviklingen i grønland eller at danske virksomheder eller danske investorer ikke kan spille en rolle i erhvervsudviklingen i grønland det er vi da mange der håber

det er også derfor regeringen og landsstyret har aftalt en række tiltag

som også gælder naturressourcerne

bare nævne en arbejdsgruppe som skal komme

i grønland og danmark og som kan bidrage til erhvervsudviklingen i grønland på kommercielle vilkår

emner som skal munde ud i en samlet samarbejdsaftale og et øget teknisk samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder på skatteområdet som også

så er der også det her samarbejde mellem københavns universitet og grønlands universitet

med landsstyret og i respekt

selvstyret for netop at sikre som det også hedder i forespørgslen

den gode dialog internt i rigsfællesskabet og sikre varetagelsen varetagelsen af rigsfællesskabets samlede strategiske interesser det andet store emnefelt vi har drøftet i dag er

spørgsmålet om en eventuel ophævelse af nultoleranceprincippet det er rigtig vigtigt at slå fast ved indgangen til den debat at der i dag gælder et nultoleranceprincip

vi skulle give grønlænderne lov til det vil bare understrege

er sådan det er det er grønland der kan træffe beslutning om en eventuel ophævelse af

med landsstyret og det vil vi fordi radioaktive stoffer herunder uran berører rigets sikkerheds og forsvarspolitik der er ingen tvivl om at det er rigsanliggender der er enighed mellem regeringen og landsstyret om et samarbejde om udenrigs og sikkerhedspolitiske emner som skal munde ud i

samlet samarbejdsaftale også vedrørende råstofområdet i det omfang det måtte berøre eller have betydning for sikkerheds og forsvarspolitikken

men det er også derfor vi har taget initiativ til at styrke samarbejdet på det her område

og landsstyret om at danske myndigheder skal bidrage til det analysearbejde som grønland nu har indledt om konsekvenserne af en eventuel ophævelse af

set allerede er i gang med

det har været en vigtig debat for det er vigtigt også at diskutere principperne for hele vores rigsfællesskab jeg holder meget af rigsfællesskabet og jo mere jeg arbejder mig ind i det

det arbejde som den tidligere regering har gjort

den arktiske strategi var det samme og vi har egentlig lagt os temmelig meget i selen for at stå på det fundament som den tidligere regering har

på det her område og videreudvikle

det er jo så også grunden til at jeg håber på at vi kan fortsætte

i respekt for det selvstyre som vi alle sammen undtagen dansk folkeparti

have en negativ attitude over for

fremhæve at grønlænderne har sagt at der ikke må være tale om en fortrinsstilling og at det skal være på frie markedsvilkår der er jo ikke nogen der har bedt om en fortrinsstilling og der er ikke nogen der har sagt at det ikke skulle være på frie markedsvilkår der er derimod nogle der erkender at der er et behov for investeringer i grønland

erkender at der er behov for økonomisk vækst for at grønland kan klare de økonomiske udfordringer grønland står over for

ved at vi laver et opp samarbejde

industriforetagender institutionelle investorer var det så ikke en vej vi skulle prøve at betræde for at få gang i noget jobskabelse og værditilvækst i grønland man får næsten indtryk af at statsministeren fremturer fordi det ikke

til landsstyret som klart og tydeligt giver udtryk for at det skal foregå på kommercielle vilkår

at danske investeringer ikke skal have fortrinsret synes jeg egentlig at vores opgave

at sikre at vi nu får danske investeringer

er det virkelige spørgsmål er om danske skatteborgere skal gå ind og afløfte noget af risikoen for de her midler og der er mit instinkt nok at som økonomien er nu

i form af store statslige indskud alene det at man engagerer sig i et konsortium kan jo være med til at få andre til at turde være med og se en fordel ved at man har en access ind i det politiske system og ind i myndighedssystemet jeg synes at

statsministeren mangler at erkende at selv om man har

kan man sagtens agere på kommercielle vilkår og i en fri markedsøkonomi

ikke enig med mig i at man rent faktisk godt

at der måske kunne være rigtig god brug for at vi tog et sådant skridt

satsede for at vise grønlænderne at vi også mener noget med det og at vi erkender at der i den grad er brug for økonomisk udvikling i grønland og

være udtryk for at vi kunne lave nogle strategiske investeringer som også kunne

vil hellere end gerne have at danske midler investeres i grønland men jeg er bekymret hvis skatteborgerne skal gå ind og afdække en risiko der synes jeg at tingene skal foregå på markedsmæssige vilkår

lytter også meget gerne til hvad grønlænderne selv siger det er derfor jeg har spurgt ved så mange lejligheder hvad grønlændernes opfattelse

faktisk har haft et fælles dansk grønlandsk selskab nunaoil

set at varetage den fælles dansk grønlandske offentlige

i kulbrinte og mineralaktiviteter i grønland i forbindelse med selvstyreloven blev det aftalt i den daværende vk regering at staten mod vederlag skulle

afhænde det her og overdrage

to tusind og ni og det undrer mig bare at en god idé at afhænde afhænde aktierne og ikke være en del af

en god stemning og hele folketinget er samlet omkring det her kunne vi så ikke også begynde på en frisk i forhold til at få svar på de spørgsmål vi gerne

det brev det svar hun afgav til herre kim andersen fra venstre om hvorfor hun ikke vil svare på spørgsmål mere og videresendte til

folketings formand

er derfor vi har sagt at vi vil besvare alle de her spørgsmål men

er der foregår her som vi var så vi vil ikke rose selvstyreloven det var

en dårlig lov for danmark og det var unfair

en debat om kina og tibet som vi har rejst

alle de svar vi kan få om kina og tibet

udenrigsministeren vil ligge på langs for at hjælpe os med

vi kan få det hele at vide men når det

land hvad er meningen med det

at netop i et område som danmark er med til at bidrage til hvert eneste år med næsten fire milliard kr er alting skjult der må vi ikke vide noget det giver da ingen

hvorfor regeringen mener som vi gør regeringens grundsynspunkt er selvfølgelig at spørgsmål fra folketinget

besvare langt langt de fleste af de spørgsmål der bliver stillet i den her forbindelse altså

mener vi også at det er vigtigt

respektere den retlige ramme som folketinget selv har været med til at beslutte da vi besluttede selvstyreloven og den retlige ramme er at det er er selvstyret der har såvel den lovgivende som den udøvende kompetence på råstofområdet og når regeringen så

at besvare nogle få spørgsmål så skyldes det ikke uvilje mod at besvare spørgsmål for folketinget

hvordan selvstyret forvalter og udøver den kompetence som de har i forbindelse med selvstyreloven og derfor synes jeg at besvarelse af spørgsmålene i

være udtryk for at vi ikke

kommet fra grønland på baggrund af de

det var den tidligere regering der gjorde det

holdning til om det kunne være en god idé at sætte danske skatteborgeres penge på spil i et sådant

have lov til at have mine tvivl om

sætte danske skatteborgeres penge på spil når det her spørgsmål

vi er nødt til at skelne skal vi have danske investeringer i grønland ja gerne

fællesskab med grønland det skal da bruges til noget og jeg opfordrer alle landets virksomheder

pensionskasser vær til stede i grønland men skal danske skatteborgere gå ind og afhjælpe noget af den her risiko det er jeg ikke så overbevist om og jeg

kan lade sig gøre men jeg er personligt ikke så overbevist om at vi skal bede

danske skatteborgere om at afhjælpe den risiko som er

jeg nødt til at tage til efterretning når jeg så samtidig som statsminister er lidt loren ved

sætte danske skatteborgeres penge på højkant i et projekt som jeg ikke er helt sikker på afkastet af så synes jeg da at det er nok til at

det projekt hvile en lille smule

grønland kommer og siger til mig at

så tager vi diskussionen igen

har haft dialogen og egentlig også fået de svar som jeg giver udtryk for her og

at den arbejdsgruppe som statsministeren også

det er muligt at nogle af de erhvervsstøtteordninger vi har i danmark

facilitere mineprojekter

erhvervsstøtteordninger fra danmark sådan

kunne gå ind og facilitere dele underleverandører

som skal levere til mineprojekterne og involvere statslige kroner

regner med at hun skal kigge på den arbejdsgruppe der kommer lige så snart det grønlandske valg er overstået

det har vi ikke nogen planer om at gøre vi er ikke optaget af at skatteborgerne skal tage den risiko hvis der er penge at tjene på mineprojekter

jeg helt overbevist om at de store investorer kommer og jeg håber virkelig at det også gælder danske investorer for eksempel pensionskasser det

hvis de også involverer sig

en rigtig god idé men der er stor forskel på det og det arbejde vi er i gang med i den arbejdsgruppe som erhvervs og vækstministeren taler om og så det her med at have

hvor den danske stat

er tale om det venstre har foreslået og nu har foreslået i op til flere måneder er at regeringen i samarbejde med det grønlandske landsstyre undersøger mulighederne for at facilitere offentlig privat samarbejde

for at facilitere det her og i den forbindelse

og den arbejdsgruppe som skal se på erhvervspolitikken

skal igangsættes

sige at uanset om det er store eller små penge der kommer med

indgår for at facilitere mineprojekter eller underleverandører til mineprojekter

at statsministeren er ude af sync med det der foregår på erhvervsområdet det

at vi får det her samarbejde på det erhvervspolitiske område jeg er stærkt optaget af at vi får flere danske investeringer og danske investorer til grønland jeg er bestemt også optaget af om der er noget vi kan gøre inden for det erhvervspolitiske område men der er stor forskel på

den slags projekter og så et dong

som nogle i debatten anerkender at det ikke har været venstre

tyder på at vi er

nærme os hinanden hvis venstre nu er gået væk fra de der store modeller og det

selvstyreloven det er § seksten stykke 2 foranstaltninger som selvstyret påtænker at træffe og hvis iværksættelse er af væsentlig betydning for rigets forhold til udlandet herunder rigets deltagelse i internationalt samarbejde forhandles med regeringen inden vedtagelsen

vedtagelsen mit spørgsmål er er er

statsministeren enig i at storskalaloven for så vidt angår relationen til

internationale konventioner om arbejde og menneskerettigheder er omfattet af det stykke jeg lige har læst op er er statsministeren også enig i at en eventuel beslutning

uranudvinding og eksport vil være omfattet

også en grønlandsk beslutning men som jeg sagde indledningsvis jeg har faktisk sagt det et par gange

selvfølgelig har sikkerhedsmæssige og forsvarspolitiske konsekvenser og dermed bliver det også et rigsanliggende jeg synes egentlig

så fint hvordan tingene er og det er på den baggrund at vi

at få undersøgt de her ting nærmere

bistår den gruppe ligesom vi også er i gang med

at øge vores samarbejde i forhold til det udenrigs og sikkerhedspolitiske område herunder også betydningen af de her

det nikker statsministeren til men det er vel ikke det der står i selvstyreloven for der står at inden selvstyret påtænker at træffe sådanne

beslutninger der har væsentlig betydning for rigets forhold til udlandet inden landstinget træffer beslutning så skal det forhandles med regeringen det var derfor jeg spurgte

statsministeren er enig i at storskalaloven for så vidt angår relationen til de internationale konventioner og kun det også vil være omfattet af den her bestemmelse om at det skal forhandles med regeringen

der gælder et nultoleranceprincip som tingene er

også at grønland har overtaget råstofområdet

der kan træffe beslutning om en eventuel ophævelse af nultoleranceprincippet

rigtigt at fordi det her også vedrører riget

rigsanliggende når bare vi slår fast at det er grønland der kan ophæve nultoleranceprincippet det er grundlaget for

vil det med det samme blive et rigsanliggende som vi skal tage højde

i form af udenrigs og sikkerhedspolitik vi havde et samråd i udenrigsudvalget

udenrigsministeren der handlede lidt om om denne ansvarsfordeling og udenrigsministeren fortalte om at han sammen med

den her ansvarsfordeling og lave en aftale

en sådan aftale allerede findes at man har forhandlet den på plads og at den først af hensyn til det grønlandske valg vil blive afsløret på et senere tidspunkt

vanskeligt forestille mig henset til at nærværende regeringen har udtrykt at den gerne

god regeringsførelse og det ville det her ikke helt være i tråd med så kan statsministeren be eller afkræfte

sådan

som man ikke kan få på plads i den aftale men

og siger det med et smil vil jeg bare understrege over for statsministeren

er nogen der virker til at have ændret tone

det er naturligvis væsentligt det jeg gerne vil spørge statsministeren om

der foregår i øjeblikket adskillige forskningssamarbejder for statslige midler eller gælder

ikke vide alt i detaljen og det kan man

spørge uddannelsesministeren om han mener det samme som statsministeren

hvilken position statsministeren synes hun er stand til at vurdere hvad der er mere eller mindre risikabelt at skulle satse på

her taler vi jo om rigtig mange penge når det gælder statslige forskningsprojekter via

er en god investering så det her handler ikke om at vi ikke skal bruge offentlige penge

skatteborgernes kroner

min holdning til det og jeg har også drøftet det her med landsstyret og fået deres holdning til

ønsker er at tingene skal foregå kommercielt

om et land grønland som gerne vil være

vi har sagt at vi vil behandle storskalaloven i

frem for nogle der spiller imod

at nå til afslutningen af debatten og jeg fornemmer egentlig også

at den debat vi har haft i dag kan blive et nyt skridt i vores diskussion om ikke bare grønland men også om rigsfællesskabet og jeg ser i hvert fald frem til at opfylde det som også

er skabt basis for en mere åben og

rigsfællesskabets udfordringer og muligheder

været gavnligt hvis den debat kunne være startet for over et halvt år siden da de første tiltag blev taget for egentlig

der knytter sig til den økonomiske udvikling i grønland

folketingets partier hvor vi får understreget behovet for at have en årlig forespørgselsdebat om udviklingen mulighederne og udfordringerne inden for rigsfællesskabets

de forhold der knytter sig til rigsfællesskabet er blevet

hen på aftentimerne i både vores åbningsdebatter og afslutningsdebatter

at være reduceret til kun at være en del af en debat

om mange andre spørgsmål

kigge på de muligheder der ligger for et bedre samarbejde et styrket samarbejde mellem regeringen og landsstyret men også de muligheder der ligger for at afsøge flere investeringer i det grønlandske samfund der skal ikke herske nogen tvivl om at vi er meget optaget af særligt fra tre af

økonomisk udvikling i grønland

set også på at statsministeren i lighed med det som erhvervs og vækstministeren har sagt på det åbne samråd

tidligere i dag vil kigge positivt på det her handler jo ikke om at man skal være imod for at være imod det handler jo

set om at skabe en mangfoldighed af muligheder så man har noget at kunne vælge imellem når det handler om økonomiske udviklingsmuligheder i det grønlandske samfund jeg håber sådan set også

meget tilspidsede debat og jeg nogle oplevede den

statsministerens brev til folketinget om at regeringen ikke længere ville svare på

kommer ind i en ny fase hvor vi selvfølgelig får normaliseret

vi kan diskutere alting åbent og fordomsfrit også

interesse for og som knytter sig til den økonomiske udvikling i grønland

og jeg glæder mig til at det her forhåbentlig ikke bliver en engangsfornøjelse men at den dialog der nu er etableret den bevægelse der er kan lede frem til at vi får lavet et konstruktivt samarbejde om de økonomiske muligheder

hvilken rolle danmark spiller grønland spiller færøerne spiller og hvilket fællesskab vi skal definere sammen

og en særdeles virkelig krig som rev balkan i stumper

som puttede begreber som etnisk udrensning ind som en frygtelig del af det europæiske ordforråd netop derfor så vi de østeuropæiske landes iver for at komme med indenfor i fredens projekt da de slap ud af kommunismens jerngreb og netop derfor har eu fungeret som en magnet for landene på balkan

at fred er noget man skal værne om at kroatien i dag

og at få sorg til at læges igennem forpligtende samarbejder det er værd at minde om i en tid hvor stadig flere stiller spørgsmål ved eu som er plaget af en økonomisk krise vi skal huske på at eu er mere end et handelssamarbejde det er et politisk fællesskab som gør at vi har mulighed for at løse vores konflikter ved forhandlingsbordet i stedet for på slagmarken siden balkankrigene har eu medlemskabet fungeret som en ledestjerne som har motiveret og drevet reformindsatsen i kroatien det har bidraget til at sikre stabiliteten såvel i kroatien som på det øvrige vestlige balkan kroatien er et strålende eksempel på hvordan håbet om medlemskab kan få lande til at begrave stridsøksen og gennemføre de nødvendige reformer det er ikke kommet af sig selv og kroatien har kæmpet for at leve op til eus krav det betyder ikke at kroatiens medlemskab er en slutsten

eu lande en fælles forpligtelse til at sikre at principperne stadig tages alvorligt der er desværre eksempler på at nye medlemslande har haft lidt mere end vanskeligt ved at leve op til det

respekt for europæiske værdier og en fungerende

været til gavn for kroatien men det har også været til gavn for os og for resten af europa ikke blot fordi vi regner med at vi gennem udvidelsen får

nemmere ved at overvinde de udfordringer som danske virksomheder har når de begår sig i kroatien

fordi vi tager et vigtigt skridt mod en permanent stabilisering af det vestlige balkan udvidelsen med kroatien

viser nemlig andre lande som serbien og makedonien med tiden forhåbentlig også bosnien og kosovo at eu holder ord og at de derfor også kan gøre sig forhåbninger om et medlemskab hvis de viderefører de vanskelige og krævende reformer som er nødvendige for lidt mere end tretten år siden stod jeg i lufthavnen i zagreb og skulle med et fly mod københavn jeg stod der sammen med mine soldaterkammerater og vi var på vej hjem efter et halvt år på balkan hvor vores tilstedeværelse i den grad var nødvendig vi fik med meget stor tydelighed hvor brutal virkeligheden kan være når man ikke magter at samarbejde på tværs af grænser og andre delelinjer hvis nogen havde fortalt os dengang at kroatien tretten år senere ville blive eus otteogtyvende medlemsland

jeg nok begyndt at grine og i dag giver folketinget så danmarks besyv til at kroatien kan blive en del af det gode og fredelige fællesskab danmark har altid støttet fredsbestræbelserne på balkan danske soldater har betalt den højeste pris for at sikre freden som nu foreløbig kulminerer med kroatiens indtræden

europæiske union i venstre glæder vi os derfor til at byde kroatien hjertelig velkommen i eu den første

de principper er sammen med eus konkrete regler det fundament som vores fællesskab i europa bygger på

man ikke deltage uanset hvad man ellers måtte have at byde på men lever man op til dem er eu faktisk ikke nogen lukket klub

hvordan principperne både står ved magt og er magtfulde i forhold til at sikre den reformvej

nyere stater er slået ind på eu blev skabt i kølvandet på anden verdenskrig hvor et af hovedformålene var at skabe fred europa og slikke sårene efter en voldsom og brutal anden verdenskrig sårene i eus medlemslande er efterhånden helet men siden er der brudt nye op andre steder i europa og borgerkrigen i det tidligere jugoslavien har skabt andre lande med behov for en håndsrækning og hjælp til at hele

at vi alle i europa er afhængige af at der sikres fred og stabilitet på balkan med optagelsen af kroatien kommer vi derfor ikke bare et stort skridt nærmere et sammenhængende europa men også et stort skridt nærmere et mere sikkert og stabilt europa vi viser at kroatiens vej at arbejde for reformer og retssikkerhed er måden og vejen til en bedre fremtid også for andre stater og vi anerkender at kroatien har taget livtag med fortiden og taget hul på fremtiden så mens eus principper har stået fast har rigtig meget ændret sig på balkan

har kroatien været på vej til at tilslutte sig det europæiske fællesskab

hårdt arbejde at bringe kroatien

til et sted hvor man lever op til københavnerkriterierne men det lykkedes og derfor bør vi selvfølgelig imødekomme deres ønske optagelsen vil også sende et klart signal til de andre lande på balkan om at det er muligt at blive medlem af eu og kroatien er et godt eksempel på at overgangen til demokrati og markedsøkonomi ikke er umulig selv om udgangspunktet er vanskeligt

og gøres en indsats i kroatien men de grundlæggende

i kroatien kan vi fokusere på nogle af de andre gode ting vi får ud af et tættere samarbejde det indre marked

endnu flere arbejdspladser også i danmark der findes allerede danske virksomheder der investerer i kroatien det skal og vil i fremtiden blive endnu lettere og dermed får danmark adgang til et nyt marked og forbedrede eksportmuligheder med optagelsen af kroatien udnytter vi det europæiske samarbejde bedst muligt vi får både et større indre marked

sikkerhed og stabilitet i europa og på den baggrund støtter socialdemokraterne op om forslaget og håber meget at kunne byde velkommen til kroatien

i forhold til den tidligere proces

det er helt klart min opfattelse at man har lært af de erfaringer man gjorde

at man ikke nødvendigvis kan regne med at landene fortsætter i reformsporet når de er kommet ind i eu

hårdere procedure end blandt andet rumænien og bulgarien og

også dermed har lavet flere reformer og er meget mere klar til at være en del af det fællesskab som eu jo også

til de her overgangsforanstaltninger vi mente ved den sidste udvidelse at man skulle have lavet overgangsforanstaltninger i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed således at man i hvert fald kan forsøge at undgå social dumping af samme årsag synes vi også

i hvert fald noget vi vil stille forslag om og så må vi jo så se hvordan det går men det skal ikke hindre kroatien i at blive medlem af eu det må være op til hvert enkelt land om man ønsker at være en del af eus fællesskab

afgøre med sig selv om det er godt eller skidt jeg vil så også godt sige at

arbejdskraftens fri bevægelighed er det der bekymrer os

meget lille løn det er noget vi forsøger at bekæmpe vi

hele tiden derfor kan det måske også

noget man skal være opmærksom på netop når nye lande kommer ind i eu men vi

er en påmindelse om hvor stort et mirakel det europæiske samarbejde i virkeligheden er baggrunden for samarbejdet var verdenskrigenes katastrofe men det stadig tættere samarbejde der har fulgt efter og som har leveret forsoning mellem tidligere fjender økonomisk integration mellem tidligere konkurrenter og en ramme for demokratisk samarbejde mellem suveræne stater

ting i verden eu er dragende på sine naboer et medlemskab varsler fremgang og stabilitet og det er siden murens fald lykkedes at udvide eu betragteligt med store dele af øst og centraleuropa de baltiske lande og slovenien

turen så kommet til endnu et land på balkan det er en gevinst for eu økonomisk kulturelt og sikkerhedsmæssigt og jeg tror ikke man skal undervurdere hvad optagelsen betyder for kroatien jeg havde selv den fornøjelse at holde ferie i det smukke land i sommeren to tusind og elleve hvor forhandlingerne allerede var godt i gang det var synligt overalt store plancher i lufthavnen eu flag side om side med det kroatiske flag alle priser angivet i euro og tekster som indledning på restauranternes menukort som beskrev kroatiens europæiske historie og naturlige tilhørsforhold til eu det var overalt

opfattes som et tydeligt eksempel på hvor stor en kraft eu er og hvor enorm en tiltrækning tiltrækning det europæiske samarbejde har på landene omkring os samt hvilken energi optimisme og entusiasme det tilfører de lande der er i gang med forhandlinger med henblik på optagelse det er også godt at minde sig selv om i en tid der er turbulent for europa og hvor også danmark vil skulle træffe beslutninger om vores fremtidige rolle i det europæiske samarbejde vi må have blik for det langsigtede perspektiv i alt hvad vi gør jeg vil slutte med at ønske tillykke til kroatien som jeg tror og håber er en del af fællesskabet fra den første juli to tusind og tretten tillykke til eu der får et nyt medlem af familien tillykke til danmark fordi vi er med

internt fordrevne etniske udrensninger

stod handlingslammet og formåede ikke at beskytte civilbefolkningerne der led frygteligt under disse krige der er sket rigtig meget

siden krigen sluttede for snart tyve år siden

i den seneste rapport fra to tusind og tolv slog kommissionen fast at der er sket store fremskridt på de områder der omhandler landets politiske system fokus på demokrati menneskerettigheder og retsforhold

at disse forbedringer betyder at landet kan komme med i eu

konkret forskel i mange kroaters hverdag og det mener vi i sf i sig selv er værd at glæde sig over vi er glade for at kroatien nu er klar til at træde ind i eu

på et mørkt kapitel i nyere europæisk historie

kroatien med sin indtræden i eu viser at de ønsker at indgå i et forpligtende og konstruktivt samarbejde med resten af europa jeg håber at kroatiens eksempel vil være til inspiration for mange af de andre lande på balkan der stadig har en lang vej til eus dørtrin

eu medlemskabet haft en stabiliserende effekt på det politiske liv i kroatien det kan man håbe vil være en ledestjerne for andre lande i regionen i forhold til det indre marked

kommer med i eu både for kroatien og resten af eu landene

til eksempelvis usa og japan

kroatien søger optagelse i nu som

mål efter for mange år tilbage det er derfor af stor vigtighed at kroatien og andre lande der søger om optagelse i eu gør det med åbne øjne hvor eu set med kroatiske øjne førhen var lig med vækst velstand og fordragelighed er der nu mange ting der skaber splittelse i eu tættere og tættere finanspolitisk integration skaber spændinger mellem landene det demokratiske underskud dræner borgernes tiltro til et system der er komplekst uigennemskueligt og alligevel styrende i både stort og småt

forventes at indtræde i euroen og denne dato er værd at lægge mærke til for som euroland forandres det frivillige samarbejde markant det er ikke det samme at arbejde sammen som at hæfte for hinanden hvad eurozonens medlemmer har måttet lære af bitter erfaring i denne uge har frankrigs

i eurozonen og således kan regne med en vis forståelse og hjælp det er som at se en fordrukken skipper der trøster besætningen på den synkende skude den økonomiske overbygning

trækker eu i den gale retning og underkender de nationale demokratiers ret til og ansvar for deres egne økonomier virksomheder og befolkninger

stadig større desperation over arbejdsløshed og gæld som kroatien skal holde øjnene på når de træder ind og vil man helt ind i kernen af eu skal der betales både i suverænitet og i klingende mønt hvorledes nye medlemslande vil agere i forhold til de gamle landes trakasserier er endnu for tidligt at sige

at der bliver brug for både snusfornuft fokus på værdiskabelse og ansvarlighed over for borgernes ønsker og demokratiske rettigheder

aftale mellem eus nuværende syv og tyve medlemslande og kroatien indebærer ikke

dansk suverænitet og medfører at kroatien bliver medlem af eu den første juli to tusind og tretten det støtter det konservative folkeparti varmt kroatiens optagelse sker efter de samme principper som hidtil det vil sige øjeblikkelig og fuld tilpasning af eus institutioner der gives i traktaten mulighed for at dispensere fra eus bestemmelser om arbejdskraftens frie bevægelighed der lægges i

forslaget op til ikke at benytte sig af denne bestemmelse idet danmark

ikke har overgangsbestemmelser for andre eu lande arbejdsmarkedets parter har været hørt og har ikke haft bemærkninger og med kun

den fri bevægelighed af arbejdskraft som andre eu lande ophævelsen af personkontrollen ved indre schengengrænser sker ikke fra tiltrædelsen men ved en separat og enstemmig afgørelse i rådet det er ganske som hidtidig praksis det er afgørende at de samlede regler efterleves og derfor er vi også tilfredse med at regeringen fremhæver fokus på de tilsagn kroatien har givet vedrørende retsvæsen og grundlæggende rettigheder der hidtil har været en stor udfordring for de kroatiske myndigheder det er klogt at holde ekstra øje med det område frem mod optagelsen vi støtter varmt forslaget der også vidner om at vi sammen efterlever det løfte der blev givet

til det vestlige balkan om at de nationer der ønsker det og lever op til kravene kan blive en del af det europæiske samarbejde i

har været positive i dag og det sender et stærkt og et godt signal jeg og den øvrige regering ser frem til at byde kroatien velkommen som det otteogtyvende medlem af den europæiske union den første juli den kroatiske regering og det kroatiske samfund har gjort en stor indsats for at leve op til eus krav og det er fuldt fortjent at de er nået så langt kroatien har gennemført omfattende reformer og tilpasset sin lovgivning til eus jeg var i sidste uge i zagreb hvor jeg blandt andet havde lejlighed til at mødes med kroatiens præsident statsminister og udenrigsminister og jeg fik et klart indtryk af den helt grundlæggende forandring af det kroatiske samfund som eu medlemskabet har medført og det oprigtige ønske om

selv om kroatien bliver medlem af eu

der stadig mange ting der skal gøres

det er også vigtigt at sige at med eu medlemskabet

kroatien være med i de to organisationer som har størst betydning for fred stabilitet og økonomisk fremgang i europa nemlig eu og nato kommissionen fastslog i sin seneste overvågningsrapport i efteråret at kroatien er i mål eller er ved at være i mål med de tilpasninger og reformer som eu medlemskabet kræver jeg har set hvor målrettet den kroatiske regering siden da har arbejdet for at opfylde de sidste udestående

at kommissionen i sin rapport i slutningen af marts vil kunne konkludere at kroatien er klar til at indtræde i eu og at vi på den baggrund kan byde kroatien velkommen den første juli kroatiens eu medlemskab er ikke alene en vigtig begivenhed i sig selv som flere ordførere

marked regeringen har valgt ikke at udnytte traktatens muligheder for at indføre overgangsforanstaltninger for kroatisk arbejdskrafts adgang til det danske arbejdsmarked og det er et valg som vi har truffet også efter at

arbejdsmarkedets parter det vil være muligt at indføre overgangsforanstaltninger på et senere tidspunkt såfremt der måtte være behov herfor men det er også vigtigt at nævne at danmark i øvrigt ikke har overgangsforanstaltninger over for andre eu lande i dag jeg vil gerne gøre opmærksom på at

derfor er det en vigtig beslutning vi tager og derfor vil jeg gerne kvittere over for folketingets partier for at man enstemmigt kan sige ja til kroatiens medlemskab

de enkelte kommuner for at udvikle erhvervslivet også i zonen mellem tre hundrede

fra kysten altså i den såkaldte kystnærhedszone ligeledes bliver det nu kun i byer med over fyrretusind indbyggere at store udvalgsvarehuse må etableres det er beklageligt at miljøministeren vil begrænse kommunernes muligheder for at få mere indflydelse på udviklingen

lovændringen vil samtidig stærkt begrænse mulighederne for at kunne påvirke udviklingen i den pågældende kommunes handelsliv hvorfor skal vi her

at miljøministeren med lovændringen vil tillade at nedlagte ejendomme kan benyttes i landdistrikter med vigende indbyggertal og vanskelige vilkår

vi selvfølgelig enige i og bakker op om de ændringer i planlægningsloven som giver god mening og muligheder for erhvervsudviklingen i de udsatte landområder men vi synes det er hovedløst at miljøministeren i samme åndedrag vil gøre det sværere for nogle byer at skabe erhvervsudvikling det er kommunerne som skal have lov til at afgøre om der skal være erhvervsudvikling og hvordan den skal være og hvordan den skal indrettes vi sidder her på brostenene i københavn og laver meget stringente regler på områder som kommunalbestyrelserne og byrødderne reelt set bedst selv ved hvordan skal ordnes det er dem som til syvende og sidst har bedst overblik over hvilke tiltag og udviklinger

i deres egne kommuner man kunne spørge tror ministeren at de enkelte kommuner har en ond vilje i til at ødelægge deres egen natur og dermed skade deres turisme og deres rekreative muligheder vi synes ikke det giver nogen mening

man på samme tid begrænser det væsentligt andre steder i kommunen

muligheden for udvalgsvarehuse

skåne gågaderne med små selvstændige butikker det er jo en udmærket tanke at lave nogle beskyttelser men faktum

borgerne kan vi sige stemmer med fødderne

kører derhen hvor de synes at de vil købe ind

alligevel til storcentrene hvor det er

under fyrretusind indbyggere

tager man borgerne endnu længere væk fra hjemegnen

andre steder kort sagt i venstre har vi tillid til byrådenes dømmekraft vi tror at de er de nærmeste til at vide hvorledes de fastholder indbyggere og skaber erhvervsudvikling til gavn for de arbejdspladser som vi jo alle sammen

jeg håber at regeringen ønsker det samme og at vi kan få en ændring af det her undervejs i udvalgsbehandlingen afslutningsvis vil jeg da godt lige hæfte mig

det er nogle kryptiske formuleringer der står i lovforslaget hvor det jo

kommuner bedre muligheder for at skabe vækst arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne

hvor der er tilbagegang det synes jeg også virker

så kan man ikke få lov til at videreudvikle sig eller den næste iværksætter kan ikke få lov til at starte

sætte rammerne for deres eget lokalområde

set også derfor vi har ønsket os nogle gode stærke kommuner som kan tage hånd om det her

jeg er også rigtig glad for at stå her som ordfører jeg stod her også som ordfører i to tusind og elleve hvor socialdemokraterne var vrede skuffede kaldte det dårligt lovarbejde og

og det er nok også det vi hører fra venstre i dag er der så gode ændringer i det her lovforslag ja

de fem ændringer der er de væsentligste

om en ny landdistriktsbestemmelse ændring af kystnærhedszonen detailhandelen ophævelse af tilslutningspligt

til fællesantenneanlæg og som det femte og sidste antenner til mobilkommunikation i landzonerne de her fem punkter fortjener en kort kommentar men inden da vil jeg gerne sige til det konservative folkeparti at

socialdemokratisk side at det konservative folkeparti er med i den aftale som lægger op til ændringerne i det her lovforslag og er det sammen med enhedslisten grunden til at jeg er glad for

socialdemokraterne har forsvaret planloven

derfor var det fuldstændig uforståeligt for socialdemokraterne at vi i to tusind og elleve ikke

lovændringer der blev lavet fra konservativ side

en hundrede og syv og fyrre fra så væsentlige parter og interessenter som dansk industri dansk erhverv danske købmænd landdistrikternes fællesråd kommunernes landsforening danske regioner og danmarks naturfredningsforening

nævne nogle af organisationerne generelt er overvejende positive og de har været meget

en enkelt kommentar til

der er rigtig godt rigtig spændende rigtig nyttigt og forstandigt her

netop lader kommunerne som har det bedste kendskab til

vanskeligt stillede landdistrikter og dermed måske er nogle helt særlige behov for en kommunal indsats

det er fornuftigt og det er i respekt for det kommunale selvstyre vi har tilliden til at kommunerne kan det det vi harcelerede over tidligere

var at en kommune kunne have en overordnet planlægning

den skulle så brydes ved at folk fik lov til at lave eksempelvis helårsbeboelse ude i åbent land

og det kunne være fuldstændig i strid med det der var den

de gode forandringer der sker på det her område det næste punkt jeg vil kommentere

er blevet givet nogle bemyndigelser til ministeren i det tidligere lovforslag fra to tusind og elleve som der nu kigges på lovforslaget fra to tusind og elleve var også et spørgsmål om at man havde ni og tyve udpegede kommuner og øer som fik en særstatus

nu gælder lovgivningen hele landet så alle landets otte og halvfems byråd får muligheden for at agere

til kystnærhedszonen er det væsentligt at præcisere at derude har vi altså noget af det som nogle kalder det danske arvesølv

og det er noget af det der i høj grad er med til at trække eksempelvis turisme til vores land dem skal vi passe særlig på

ikke ensbetydende med at hensynet til naturen ikke kan give udviklingsmuligheder og det er også rigtig rigtig godt

kritiserede voldsomt at det var konsekvensvurderet for dårligt tilbage tilbage i to tusind og elleve vi syntes

ikke tog hensyn til landdistriktsområderne hvor nærbutikker også er af stor væsentlighed

en analyse af detailhandelsplanlægningen som klart viste at der var uhensigtsmæssigheder og det er dem der bliver rettet op på nu så man kan få lavet en bæredygtig detailhandelsstruktur i danmark til glæde for hele landet både bymiljøerne

kan det lyde mindre væsentligt så derfor passer det måske også meget godt at min tid

der også her er gode ændringer socialdemokraterne er glade for det her lovforslag

møller mortensen om om han har læst alle høringssvarene

dansk supermarked som netop siger

vil betyde at der ingen konkurrence

højere priser i danmark end i vores nabolande og

set med socialdemokratiske øjne

ensbetydende med at vi ikke fra socialdemokratisk side ønsker at vores detailhandel skal være konkurrenceudsat vi er lige så bevidste

konkurrencemomentet naturligvis spiller ind men det er et spørgsmål om at få ting til at balancere

vi skal også have et driftigt veludviklet og attraktivt landdistriktsmiljø i danmark hvor der også er dagligvarebutikker

hvis vi fulgte de ændringer der

en svækkelse af dagligvaremarkedet

konkurrencen på dagligvaremarkedet

særlig tungt når man nu ikke følger det

dansk supermarked siger nemlig at vi skal have nogle butikker for at der

lader det være som det er i dag og så accepterer vi

er lig nul og så har vi højere priser i danmark

planlægning som man nu har været i gang med efter den gamle lov

begyndt at arbejde på at man stopper med at få nye job til

det i forhold til at få nogle af de her dispensationer som den gamle regering

mulighed for men det vi ønsker fra socialdemokratisk side er balance mellem naturbeskyttelse og udvikling ude i områderne og det er der stadig væk

det byrådene der træffer beslutningerne og det synes vi er det rigtige

lyst til at forbedre konkurrencedelen i detailhandelen

landdistrikter

negativ udvikling at man kan få lov til

der gør det er det indkomstniveau og hvad nu hvis

man så er kommet i gang et af de steder

hvis jeg sammenligner det høringssvar med det høringssvar kl har indsendt nu

den positive bundklang i forhold til kommunernes metoder for at styre det her

set det praktiseret inden ændringerne i to tusind og elleve

fyrretusind indbyggere er et spørgsmål om at argumentet er

så stor en befolkning som kan være underlaget for de store butikker

det er de byer der i forvejen også har en stor tilstrømning så derfor synes vi at analysen giver et meget retvisende og korrekt billede af den her problemstilling

område lige ved siden af hvor de så nu har en positiv udvikling

er sympatisk at man gerne vil gøre noget for områder hvor der er en negativ udvikling men det jeg påpeger tydeligt

er derfor vi igen og igen peger på at det

her fra folketingssalen man skal stå og gøre sig til herre over det

laver og det de nu kan gøre ved at udpege nogle særligt

vanskeligt stillede dele det kan være særligt stillede dele af den enkelte kommune det synes vi jo giver fleksibiliteten og muligheden for at kommunerne kan handle som de nu gør men det er klart at der jo også

holdt øje med om det her forvaltningsmæssigt bliver holdt inden for det der må være en ret og rimelig

er så ærgerligt er at der hverken i det ministerielle embedsapparat

i en mellemstor jysk provinsby

ikke må planlægges for detailhandel af en vis størrelse

kan få i bymidten

plads til store butikker a la møbelhuse eller udvalgsvarebutikker nej

større by hvor man har ret til udvalgsvarebutikker

med detailhandelen inden for fødevarer det er simpelt hen så ærgerligt at det får den eksakt modsatte virkning

jeg også bare høre ordføreren om ordføreren er klar over hvordan den virkelighed ser ud det undrer mig simpelt hen så meget at regeringen har den intention men gør det

mere kompetence og større frihed i forhold til kommunerne og det her er et spørgsmål om at

har vi lyttet til den synes vi har lige nøjagtig

den takt som skal til for at vi kan begrunde vores holdning til hvorfor vi ændrer tingene som vi gør i to tusind og elleve efterspurgte vi de her ting da var der ikke noget dokumentation man havde nedsat et detailhandelsforum til at arbejde med noget og der foreslog vi som

det detailhandelsforum arbejde videre og komme med en helhedsbetragtning

det ønskede regeringen ikke da lavede man lovgivningen på det vi kaldte

vel siger man at man stiller alle lige men når forudsætningerne for at klare sig

bliver man jo nødt til at planlægge med et individuelt sigte og det der er så underligt i regeringens

ordføreren taler om de her uberørte kyststrækninger

for at skabe det her skræmmebillede af at kommunerne vil

et eneste seriøst byråd der kunne drømme om at ødelægge sin kyststrækning når det det er attraktionen for

det er så ærgerligt at hverken ministeren eller socialdemokraternes ordfører forstår det men det er formentlig den her københavnervirkelighed

nok at vi var rigtig mange i danmark der frygtede

naturbeskyttede områder fredsskov og alt muligt andet kunne åbnes op for udvikling i udviklingens tegn og uden balancen og hensynet til naturen sådan er vi socialdemokrater ikke

min ordførertale med glædes rigtig meget over at det konservative folkeparti har den holdning til den ændring af planloven som vi behandler her dag det er nemlig sund fornuft hvis vi

et langsigtet beskyttelsesperspektiv her står venstre

det betyder at regeringen med et pennestrøg fjerner

en katastrofe når regeringen på den anden side taler om at de gerne vil skabe arbejdspladser man vil gerne

udvikling omkring de fem største byer altså københavn kan få lov til at udvikle sig de har ikke nogen problemer med

lyst til og man skeler slet ikke til

blandt andet syd for grænsen der tiltrækker

masser af danskere ved netop at lave de pakker

også efterspørges herhjemme lige klos op og ned ad motorvejen lige klos op og ned ad grænsen og så er man bare totalt ligeglad

ville lukke kaserner rundtomkring det er også arbejdspladser der forsvinder så regeringen er ikke ret meget for

så kan man køre enten til aarhus eller til odense en over to timer lang transport

været bedre tjent med at ikea selv havde fundet ud af hvor

kunne få lov til at etablere nogle af de her butikker men ikke bare uhæmmet som herre flemming møller mortensen gav et indtryk af

frygtede vi frygtede sagde herre flemming møller mortensen at der

herre hans christian schmidt dengang han var miljøminister men

spørge herre flemming møller mortensen om han har fundet svaret på hvor det er der har været problemer i kystnærhedszonen

tilrettet loven vi er da med på at

undervejs og det vil vi gerne være med til men vi vil også gerne være med til

muligheder der må vi jo sige at vi er nødt til at have et skævt danmark for at få et lige danmark

samme betingelser når man bor i tønder vi er nødt til

også at anerkende at hvis vi skal have folk til at bosætte sig

få et større kørselsfradrag for at kunne komme på arbejde

at køre fra den ene ende af landet til den anden

hele konkurrencedelen på dagligvaremarkedet accepterer

man siger at man ikke kan udvikle

så vi skal have en mulighed for at

virksomhederne så jeg tror at med den her

betyder det at mange lavtlønsjob flytter til udlandet det betyder at planlagt byggeri

regeringen inviterer endda også til øget grænsehandel og på den måde kan

sige jamen det er kun noget der er med til at

ødelægge ting men det hele skal jo ikke bare være trist så jeg vil gerne sige at det der med

lave bebyggelse i det åbne land som i og for sig var i modstrid med det kommunen gerne ville have i forhold til skoler kollektiv trafik og andre

vi på en eller anden måde harcelerede over

tog man for ringe et hensyn til kommunerne jeg vil gerne høre om herre jørn dohrmann er enig i det

dansk folkeparti lefler for de store de lefler for dansk supermarked og

lokale købmand som giver muligheden

unge men også gamle synes at

er noget ved fortsat at bo ude i landdistrikterne hvor det også er væsentligt at have nogle dagligvarer

baggrund af den analyse der er lavet at de store butikker

tager livet af rigtig meget dagligvarehandel ude i landdistrikterne

i bilen og kører til de her centre der findes i dag enten i danmark

det kan være når de kører til odense og handler i ikea eller

stemme med fødderne hvor det er de her butikker skal være vi må jo bare sige at uanset hvad vi har lavet af

det at folk er mere mobile de handler ind undervejs hjemad hvis de har arbejde i den store by handler de også ind der og så dør

stoppet det med den her lovgivning jeg

den siger at der er meget stor forskel på om man bygger store dagligvarebutikker i en by med fyrretusind eller derover eller tyvetusind de byer med tyvetusind har et bymiljø som mange gange fungerer og er charmerende og som måske også på andre måder kan trække folk til bosætningsmæssigt hvis man går ud

er der risiko for det viser analysen at bymiljøet inde i byen dør

derfor jeg siger at dansk folkeparti lefler for de store og

de ni og tyve kommuner som havde nogle særlige rettigheder vi er nødt til ligesom at acceptere at vi har et skævt danmark for at få et lige danmark vi er nødt til at give de her man kan kalde det særlige tilskud kørepenge eller hvad det end er man ligesom

kommer op med og siger er det der skal til for at folk bosætter sig har man ingen bosætning

landområderne for at flytte ind i byerne og det her stopper det jo ikke

er at sundhedssystem eller hvad vi nu ellers skal have ud af vores skatteindtægter

for at få et job fordi der kan være langt

det er vanskeligere

køre til ikea en gang hver tredje måned over længere afstande end det er

kunne faktisk bedre betale sig for dem de kunne spare noget tid

hjælpe befolkningen dér hvor vi kan gøre det og jeg tror på at vi er

at vi laver ulige konkurrence når man

lave den her store dagligvarebutik den store

så kan jeg da godt regne ud hvor det er folk kører hen så kører de over grænsen og handler dernede

en fair chance for at klare sig på markedsvilkår

vigtigt at de får lige muligheder altså at det ikke kun er fem store byer som får lov til at udvikle sig jeg siger også at hvis vi skal have den bosætning

flytte derud for det er jo her i københavn man får det hele man får tilskud til teater man får tilskud til det ene og det andet

at vi får nogle folk der er færdiguddannede til at bosætte sig ude i de yderområder

lige nu er det jo et totalt skævt danmark vi har

noget indtryk på ham når der kommer en detailhandelsredegørelse som siger at man i hvert fald kan medvirke til at styrke mulighederne for at bevare nogle butikker i de mindre byer hvis

fordi han mener at have set noget der ser anderledes ud der hvor han kommer

en historie om hvordan han oplever det der

det jeg ikke bryder mig om er at man nu fjerner to hundrede job

der var i gang med deres planlægning ude i kommunerne

investeret penge i jorden

så er har været dårligt

meget mere centralisering og vi vil gerne lige afskaffe de to hundrede job og

at vi har tyve procent højere priser i danmark

han ikke godt ved at en af forklaringerne på at varerne er billigere i nogle af vores nabolande er at der er langt langt færre butikker

at der stadig væk er indkøbsmuligheder relativt tæt på hvor folk bor det er altså ikke centralisering

dohrmann mener at vide noget andet

alt skal gå i stå jeg vil tilbage til morten korch tiden jeg håber

at hestevognen kommer rullende lige om lidt

byggeriet er vi også ligeglade med

herre per clausen synes jo sådan set at man

har løst alle problemer og så må de andre bare klare sig selv

har vi har den holdning at der skal skabes lige rammer

uden opbakning fra radikale venstre og de andre regeringspartier for det første bliver der med den her ændring af planloven igen ensartede regler for alle kommuner i forhold til kystnærhedszonen de uspolerede danske kyster er et gode som vi skal værne om og derfor kræver det en helt særlig begrundelse

at bygge i kystnærhedszonen men det betyder ikke at det aldrig er muligt nu bliver det bare igen kommunen der har

men jeg synes det er rigtig godt at det er kommunen der har planmyndigheden

lovændring med til at bevare og forhåbentlig endda forbedre butikslivet i bymidterne med dette lovforslag ophæver vi nemlig de lempelser i detailhandelsbestemmelserne der blev indført i to tusind og elleve så man nu igen kun kan etablere store udvalgsvarebutikker på over to tusind

detailhandelsredegørelsen fra december to tusind og elleve viste at placeringen af butikker i aflastningsområder påvirker detailhandelen negativt i de mindre byer og i landdistrikterne romantik det er godt men når det gælder detailhandelen skal man hellere holde sig til fakta og der er ikke tvivl om at byliv og nærhed til indkøb cafeer og andre mødesteder giver værdi

for mindre mobile borgere men også for alle andre det kan vi understøtte med planloven og derfor skal vi gøre det og tænker man i bæredygtighed og grøn livsstil

så betyder det også noget at man kan cykle eller gå

for det tredje betyder denne lovændring at landdistrikterne får bedre vilkår mens ni og tyve kommuner lige nu har særlige vilkår

bliver det fremover muligt for alle kommuner med vanskeligt stillede landområder

til boliger og erhverv men igen er det kommunen der har planmyndigheden med hensyntagen til natur og landskab som de er vant til at vurdere

det med lovforslaget muligt at opsætte nye mobilantenner på eksisterende master og bygninger uden landzonetilladelse og sidst men ikke mindst bliver det muligt selv at vælge tv udbyder fællesantennepligten bliver en saga blot efter en overgangsperiode på to år

også rigtig mange som er positive over for de foreslåede ændringer for mange er planloven måske noget af det mest kedelige man kan tænke sig men debatten her viser jo allerede at at

om værdier og holdninger til hvordan vi indretter os i fremtiden radikale venstre er som resten af regeringen glad for at de konservative og enhedslisten står

udtrykte min forgænger på den her plads at en række af de centrale elementer i den eksisterende lov må afmonteres efter et valg

lovligt så lad nu være med at køre den der debat jeg vil gerne have at fru lone loklindt forholder sig til et helt konkret eksempel i

ikke bygge udvalgsvarebutikker for eksempel et bolighus ved

tredive km væk ligger herning og

for at købe møbler i et udvalgsvarehus

hvad tror ordføreren at det gør ved bymidten

det bliver ekstra grotesk når man ved at der er omkring trehundredetusind

er et eklatant eksempel på at regeringen

udvalgsvarebutikker af en vis størrelse ved sin ringvej

så vil der ind imellem være nogle der køber ind i deres middagspause eller på vej hjem fra arbejde

hvis man vil understøtte sin egen by

og ringkøbing er jo i virkeligheden en by der har rigtig mange turister den har rigtig mange attraktive steder

der tiltrækker turister jeg synes det er

handler om at udvikling

store butikker altså udvikling er da mig bekendt meget andet end store butikker og det er vel heller ikke der de fleste af os har lyst til at tilbringe det meste af vores tid der er mange andre ting som kan foregå

udvalgsvarebutikker af en vis størrelse som man ikke

anbefalingerne i den detailhandelsrapport som ordføreren igen og igen

at man kører for at handle ind og hvis ikke man kan få sine udvalgsvarebutikker

det er det der i virkeligheden der er sikkert mange gode initiativer i det som regeringen har forhandlet sig frem til men der er altså et hjørne her i forhold til udvalgsvarebutikkerne som jeg inderligt håber at regeringen vil genoverveje i forhold til det at skabe udvikling i bymidterne

den tidligere regerings lov faktisk

over hvor det er værst når butikker lukker men der er ingen tvivl om at at det betyder meget for en by

afgrænset til at være vanskeligt stillede at

nogle stykker af dem og det er da

men det der undrer mig er at man ikke sådan generelt siger at kommunerne skal have lov til at sætte noget gang i landdistriktsudviklingen

så hvorfor er det man så lige pludselig snævrer det ind

en eller en måde have defineret så det er

faktisk her åbnet mulighed for at man kan bruge nedlagte bygninger ikke bare som

nedlagte landbrugsejendomme men også andre for eksempel nedlagte skoler som der jo måske desværre

flere og flere af så jeg synes egentlig

at man med rette kan sige at der

man skal have sat noget i gang som ikke lige passer ind i det her lovforslag

efter min opfattelse som venstremand jo meget klogere at man sagde at man

her og nu fra den radikale ordfører at

har gjort sig mange tanker om hvordan man skal afgrænse

de her ting og et klart svar på hvad der skal forstås ved det vanskelige hvordan skal det gøres

kommuner og kalde dem alle sammen for særlig udsatte områder får man faktisk her en ligestilling af alle kommuner og jeg tvivler på at det bliver min egen hjemkommune

der skal benytte sig af det men jeg kan da komme i tanker om rigtig mange andre kommuner der ikke var blandt de ni og tyve som kan have brug for at sige i den her del af vores kommune

prisforskel der er på dagligvarer man

fast i en struktur som gør at priserne er enormt høje i danmark og man vil ikke tillade at der kommer andre ind at konkurrere

ringkøbing kører til

handle ind

borgere der bor i i ringkøbing

hvordan vi får mere konkurrence i dagligvarehandelen herhjemme

internethandel altså folk der handler

normale købmand til ret mange steder hvis nogen har brug for

varer af en anden slags end dem man kan finde lige i nærheden så i stedet for selv at starte bilen og bruge tid på at handle

forretningsmodeller som nok er

i forhold til

det morads den tidligere regering

derfor kan man sige at det der er hensigten med det her

ved hjælp af en helhedsorienteret planlægning med hensyntagen til de lokale forhold og og understøtte udviklingen i vanskeligt stillede landdistrikter

kystområder og med hensyn til planlægning af detailhandel

ogeller drive erhverv på landet idet en forbedret mobildækning også er et parameter for udvikling og muligheder

at der ændres i planloven så den igen understøtter muligheden for et levende handelsliv i små og mellemstore bysamfund vi har fokus på at

være den bedst mulige balance der skal netop være det handelsmiljø og det udvalg som der er realistisk kundegrundlag for hverken mere eller mindre

det handelsmiljø som understøtter områdets samlede udvikling

ikke kommer til at bidrage til afvikling i nordjylland hvor jeg kommer fra er der en debat lige nu

og undersøgelser viser at det ikke kun vil gå ud over handelslivet

så det vil sige at det spreder sig som ringe i vandet når man får de her megacentre

et par kilometer væk og det synes jeg ikke er den vej danmark skal gå forslaget ses alt i alt at fremme kommunernes frihed til lokal helhedsorienteret planlægning

landdistrikterne en frihed som naturligvis også forpligter men hvem skulle være nærmere til at påtage sig forpligtelsen sf støtter naturligvis forslaget og ser frem til den videre behandling og så glemte jeg at sige i starten at jeg er her på vegne af sfs miljøordfører

jo så få tid til at forklare hvad et aflastningscenter består af

det kan være virksomheder butikker eller

man har etableret i det område det er altså ikke bare en bar mark og

fordi der ingen konkurrence er på det område

egentlig lægger op til der skal være mindre konkurrence altså man lukker

som egentlig gerne ville ind på markedet siger vi ville gerne have noget konkurrence men nu kan

skal holdes fast i det høje prisniveau

to hundrede job der nu forsvinder på grund af at man laver lovgivning med tilbagevirkende kraft

købe de mest bizarre mængder mad til ingen penge men jeg ved ikke hvor kvaliteten

er glad for den første er den kendsgerning at vi i danmark stadig væk

må sige relativt fordi markedskræfterne er så stærke at de alligevel har været i stand til at gennemtrumfe en ret omfattende centralisering ikke mindst fordi skiftende regeringer har svækket planloven men vi har altså en relativt decentral butiksstruktur og det alt sammen rigtigt

sikkert være billigere en anden grund til at vi har lidt dyrere varer i danmark end

medarbejderne får løn det betragter jeg faktisk også som en rigtig god ting at de gør selv om jeg da godt når jeg er i berlin kan sige at der da er nogle fordele ved at man har smadret arbejdsmarkedssystemet og sørget for at mennesker der er ansat ikke får nogen løn nemlig at

der kommer som turister kan købe varer billigt

en decentral struktur og at medarbejderne får løn er gode ting som jeg gerne

jeg skal i forlængelse af det sige at konsekvensen af ikke at gennemføre den her stramning i for eksempel

give tilladelse til at man opførte et bilka med den konsekvens som analyser

for hjørring kommune selv viser så de ved det godt at butikkerne i de mindre byer i hjørring kommune vil lukke

det nye bilka ansætter nogle flere mennesker men hvor mange bliver så arbejdsløse i de mindre butikker

have den fordel at vi får flere lønmodtagere som dog stadig væk traditionelt stemmer lidt

beholder en mere decentral butiksstruktur til fordel for udviklingen i nordjylland

set ikke i tvivl om i de mindre byer der ligger i hjørring kommune og det synes jeg faktisk er vigtigt

om kystnærhedszonerne men kendsgerningen er jo at med den lovændring der bliver lavet her

at kommunerne bliver frataget indflydelse her det forstår jeg simpelt hen ikke et ord af

det tredje fremhæve er at vi gør det

klaring på hvorfor det var de kommuner i nordjylland havde de eksempler på at kommuner som var relativt rige

kommet med og ingen kunne forklare hvorfor men nu får alle kommuner

for at gøre det her i landdistrikterne men det er rigtigt at kommunerne får lov til selv at beslutte og bestemme igennem planlægning

skal være man fortæller ikke kommunerne at de er nogle fjolser

giver borgerne ret til at gøre præcis som de selv vil og vi udstyrer heller ikke staten med en række dispensationsmuligheder i forhold til det som kommunerne beslutter så vi giver altså kommunerne mere magt og det synes jeg sådan set er meget fornuftigt selv om der jo hvad man kan se af høringssvarene er mange af enhedslistens traditionelle venner i miljøorganisationerne der nok helst så at vi havde gjort det som venstre anklager os for at gøre nemlig at sige at

må tage sig af det hele men vi flytter faktisk mere magt ud i kommunerne og det synes jeg er er rigtig rigtig fornuftigt det er jo også sådan at

nagelfast definition på hvad

et område der har det lidt svært

af de grønne organisationer også her tillader vi os så bare at sige at det er i første omgang kommunerne selv

er måske lidt dristigt og lidt modigt at give kommunerne de muligheder jeg kender nogle byrødder jeg ikke er så trygge ved i den sammenhæng men vi tager alligevel chancen

karakter af et hold kæft bolsje til de mange utilfredse borgere som der blev flere og flere af i forbindelse med sygehusdiskussionerne i det vestjyske de fleste her i salen kan sikkert huske

udkantsdanmarks problemer en sag som også pludselig gav en motorvej

udkantsloven indebar at kommunerne fik

per clausen også var inde på hvem der fik ret til at bygge og hvem der ikke fik om man fik udkantsfordele eller ej på sjælland så vi for eksempel en meget velstående kommune som lige pludselig blev udkantskommune nu

det kalundborg det handler om med novo og

de højeste indtægter på sjælland de havde det i hvert fald i det gamle vestsjællands amt det kan jeg huske mens nabokommunen slagelse

danmarksmester i at have en masse uden for arbejdsstyrken jeg tror det er en

der er allerflest uden for arbejdsstyrken og det er altså en konsekvens af en lov som opererer med

tilfældigt tal vi tror på det lokale selvstyre og vi tror også på at de enkelte byråd er de bedst egnede til at foretage en samlet

der er bedst lige præcis for dem jeg tror heller ikke

fordi man sidder i en kommunalbestyrelse

man ligeglad med de små købmandsbutikker eller deres overlevelse det er jo ikke et hensyn som kun er forbeholdt folk der sidder herinde i folketinget det kan man nogle gange få indtryk af et tilfældigt

fastsættes centralt uden skelen til lokale forhold bør ikke være afgørende for hvordan kommunen skal udvikle sig en by med fyrretusind indbyggere i en egn kan have vidt forskellige udviklingsmuligheder i forhold til en anden by med fyrretusind indbyggere så vi kommer til at stille kommunerne både forskelligt og tilfældigt i deres bestræbelser på at skabe vækst eksempelvis i forbindelse med planlægningen af større udvalgsbutikker som flere også har været inde på vi kan risikere at store dele af befolkningen sætter sig i bilen og kører tværs over landsdelene for at handle i butikstyper som kun findes sådan i store udgaver

og det kan jo ikke være meningen med planloven de eksisterende aflastningscentre er jo store regionale arbejdspladser skal vi huske og mulighederne for at placere enkelte og meget store

i både bymidte og eksisterende aflastningscentre er ofte vigtige erhvervspolitiske satsningsområder jeg synes de ramte kommuners høringssvar taler lidt deres eget sprog og det er med baggrund i netop deres forringede muligheder at vi desværre bliver nødt til at sige nej tak til

tak for en god forhandlingsvilje hos ministeren det her er jo

at undgå rådne bananer

og attraktive boliger i de trængte områder

forladte ejendomme til andre formål end det de ellers var tiltænkt

danmark i bedre balance gav mulighed for

i ni og tyve kommuner og på femten øer kunne bruge forladte landbrugsejendomme til for eksempel erhverv

mulighed for at bygge helårsboliger i tilknytning til

landzonetilladelse erstattes med dette lovforslag

for at udvikle alle typer af overflødiggjorte bygninger

kommuner der får den her mulighed for ny udvikling men derimod alle kommuner og det er

med at planloven med dette forslag i hele landet beskytter den skønne danske natur og kulturlandskaberne i kystområderne

og kommuner bruger den nye landdistriktsbestemmelse aktivt og rigtigt når der søges

i aftalen er der således lagt vægt på en grundig vejledningsindsats og en aktiv informationsindsats der blandt andet etableret et rejsehold der tager ud i de enkelte kommuner for at fortælle om de muligheder der er i planloven ligesom naturstyrelsen udarbejder vejledningsmateriale

planlægning af kystnærhedszonen

alt er ikke forbudt som man nærmest skulle tro når man hører på nogle af

gå i gang med at bygge nogle nye anlæg eller udvide byer i kystnærhedszonen det kræver blot en særlig begrundelse

tages hensyn til den helt unikke danske kystlinje som rummer masser af natur og kulturoplevelser

jeg som konservativ lægger vægt på at vores børn og børnebørn også skal have glæde

efter at have læst nogle af høringssvarene og hørt på nogle af ordførerne

lyder det nærmest som om de ændringer fuldstændig vil smadre udviklingen af den lokale detailhandel i en række navngivne byer men det er

at bygge nogle af de store udvalgsvarebutikker blot

at vi også fremover sikrer levende bymidter og dermed levende byer rundtom i landet i hele landet

høje priser i detailhandelen

som for eksempel skatter og afgifter punktafgifter lønomkostninger og jeg kunne

andre lande syd for grænsen

vi alle sammen har fået den her henvendelse fra daugaard pedersen at den her regelændring vil betyde at vi går glip af en

på bagsiden af en serviet for intet er

og styrkede rettigheder for borgerne i ekspropriationssager

ganske alvorligt pressede og kørt over

elementer kan vi faktisk genfinde i den aftale vi har indgået med regeringen det drejer sig om at hjælpe borgere som har en ekspropriationssag hængende over hovedet en sag som trækker ud og trækker ud

ind og arbejde med at få en solnedgangsklausul

en ekspropriation ikke bare kan blive ved med at hænge over hovedet på borgerne i årevis

nogle af de situationer hvor de ellers bliver stavnsbundet i årevis til deres ejendom

det er korrekt at når man stopper nogle af de her planlagte byggerier vi er vel enige om at der er nogle planlagte byggerier undervejs derude

noget ved de fejl eller de mangler

der kommer en anden regering men det er da godt at man kan blive klogere jeg vil gerne spørge om

ordføreren så lige hurtigt kan nævne tre fire forskellige steder hvor der

ti byer

alle sammen vil opføre tre store butikker hvor der skal være fyrre

to hundrede arbejdspladser som man går glip af

første at der ikke er planlagt

i en handelsstandsforening i nordjylland

i gang med det her og jeg har ikke tal på om det er tredive men jeg tror vi er

overflødiggjorte landbrugsbygninger som man jo egentlig skulle lave om og og gøre klar til andre forretninger bliver man nu også bremset i det er jo også arbejdspladser

skal til at gå tilbage til at det er staten det er miljøministeren der skal bestemme

overflødiggjorte bygninger i spil

i de ni og tyve kommuner og på de femten øer

alle typer af overflødiggjorte bygninger

tomme bygninger

vores priser i danmark højere end priserne syd for grænsen

immer væk skatter og afgifter punktafgifter som har en meget stor betydning for

tror jeg har sendt utallige mails og ringet utallige gange til dansk folkeparti

også en grund til at vi nu har en bred aftale hvor

på planlægningsområdet har vi haft en god tradition for at have brede aftaler i folketinget og på detailhandelsområdet

havde vi udgangspunkt i en bred fælles aftale udarbejdet under en konservativ minister

det var det man i to tusind og elleve som herre villum christensen så rigtig påpegede med et pennestrøg

til den anden man kan jo så altid motivforske i hvad grunden var men det er sådan set årsagen til

at man lavede en fuldstændig vilkårlig lov hu hej vilde dyr og brød med den gode tradition for at prøve at lave bred planlægning i danmark

ganske rigtigt valgte ni og tyve kommuner og femten øer og vi kunne ikke få forklaret

var de ni og tyve kommuner og det er ganske rigtigt som herre villum christensen siger at der var kommuner der fik særstatus her som sådan set var rigere og i større fremgang end nabokommunerne som ikke fik nogen særmuligheder

bureaukrati det er den forskelsbehandling vi nu fjerner i stedet for laver vi en regel som gælder alle kommuner men gælder kommunerne hvor det er målrettet

vanskeligt stillede områder så giver vi nemlig også rettigheden tilbage til kommunen til at sige

der er nogle kriterier og det ene er

i tilbagegang med beskæftigelsen eller bosættelsen

et område hvor der ikke er for stort pres på arealressourcen så man ikke kommer slæbende med en forstad til valby

derudover har vi på detailhandelsområdet kigget på det

og det er simpelt hen derfor vi nu kommer med det her lovforslag jeg er rigtig glad for at vi nu har en bred aftale så vi netop ikke ruller det frem og tilbage

fast på den anden side af et valg med den nye landdistriktsbestemmelse som vi kommer med her gør vi det muligt for kommunerne at opføre nye helårsboliger

det er ikke kun i landbrugsbygninger

i alle tiloversblevne bygninger

der var temmelig mange fejl i de ordførertaler der blev holdt tidligere kommunerne får nemlig kompetencen tilbage til at vurdere hvornår

med den her bestemmelse som

i den tidligere lov var jo at man

og krævede ret til at sig lige omkring de store byer i en kommune

så kommunen ikke kunne planlægge og sige erhverv vil vi gerne have i erhvervsområderne så vi kan sikre den rigtige infrastruktur og så vi kan sikre den rigtige forsyning til de områder i stedet for

skulle man som kommune give de her tilladelser jeg har ikke set nogen tendens til at det var

de her ansøgninger kom tværtimod

på vandrørene adskillige steder fra at der var frustrerede borgmestre som oplevede at det lagde sig i de områder lige omkring deres store byer som ikke var deres erhvervsområder så man faktisk vanskeliggjorde

at vi giver bedre mulighed for at sikre mobiltelefoni og bredbåndsdækning ved at lave

jeg vil sige at lovforslaget

sige til herre esben lunde larsen nej det er ikke sådan

de danske kyster vi har en tre hundrede meters zone en strandbeskyttelseszone

meget restriktiv men så har vi strækninger fra tre hundrede til tre tusind

der står og kigger på dem også og det er ikke en forbudszone det en planlægningszone så der må man faktisk lave ting i dag må man bygge i de zoner hvis man kan vise at det ikke kan ligge andre steder eller har en særlig funktion

lavede sin hovsalov og sagde at nu skulle man bare have lov

et eksempel fra dansk folkeparti og jeg kan da nævne et sted for eksempel

guldborgsund hvor en stor virksomhed er gået i gang med en planlægning som lige så godt kunne have ligget et andet sted lige ude af kystnærhedszonen nu har vi givet tilladelsen for netop ikke at have stukket nogen blår i øjnene for netop ikke at miste investeringer som er blevet planlagt under den tidligere lov nede i guldborgsund og fordi vi gerne vil have de arbejdspladser

god og almindelig snusfornuft derudover er det vigtigt for regeringen og

har mulighed for at købe ind tæt på sit hjem i hele landet at vi har et godt

varieret butiksliv i hele landet

det vil sige at vi ikke kun ønsker butikker i udkanten af nogle mellemstore byer som tømmer

viser at det er afgørende om der er et kundegrundlag om der

forskelligartede regler alt efter hvor store

som blev indført i to tusind og elleve jeg kan se i høringssvarene at der selvfølgelig er en vis skepsis nogle steder

den kommer sjovt nok også fra nogle af dem der har haft en helt særlig fordel

man kunne måske godt forestille sig at balancen i landet

stiller alle lige jeg vil sige at regeringen

hvor det handler om at komme først med nye store udvalgsvarebutikker eller nye storcentre uden for bymidterne

af at der kommer en ny butik der bliver ikke købt flere sko der bliver ikke købt flere flæskestege eller hvad man nu vil have af

bliver bare ikke købt et andet sted

lukker nogle andre og så mister man arbejdspladser så jeg tror nok at ordførerne skylder et lidt mere nuanceret regnestykke end det vi har været

hvis vi nu lige kigger på bymidterne og vi også kigger

arbejdspladser i butikkerne skal man jo også have for øje at det er ekstremt afgørende for bylivet

en stor redegørelse vi har faktisk

det vil sige at butikker cafeer og liberale erhverv giver værdier boligen stiger med to

næringsbutikker der findes inden for en kilometers gåafstand derfor er det vigtigt for byerne at der ligger butikker derinde i bymidterne hvor folk bor både i de små og de store byer det sidste element i lovforslaget skal bidrage til at sikre borgernes ret til selv at vælge tv udbyder og dermed skærpe konkurrencen på området det fjerner nemlig pligten

at være tilsluttet et bestemt lokalt netværk per første april to tusind og femten

været en høring af det her lovforslag og den har givet anledning til

har danmarks naturfredningsforening været bange for at muligheden for at starte erhverv i overflødige bygninger kan misbruges ideen er at overflødige bygninger skal kunne udnyttes til andre erhverv ikke at man skal kunne bygge nødvendige landbrugsbygninger som så derefter bliver brugt til andet erhverv derfor har vi

vi har også præciseret at bygninger som er uegnede eller meget forfaldne ikke er omfattet

den her bestemmelse skal jo ikke kunne bruges til at indrette et nyt erhverv i en ruin af en gammel lade jeg har stor tiltro til at kommunerne er de bedste til at planlægge med blik for helheden også i landzonerne de kender forholdene lokalt og kan blandt andet i kommuneplanen sætte nogle rammer for udviklingen i landdistrikterne der tager hensyn til det som er en af de store værdier i vores landdistrikter og

det der gør at folk vil bo derude nemlig naturen de smukke åbne landskaber hvor der ikke står bygninger over det hele

ikke mindst vores kyster som er helt unikke for danmark med de her ord

bliver indklaget for natur og miljøklagenævnet

fru lone loklindt også

vi har by og at vi har land derfor har vi nogle regler

fordi det giver mening at man lige præcis de steder løfter hensynet til vækst og beskæftigelse endnu højere op på prioriteringslisten

tilpas negativ udvikling og så går man i gang med det

som måtte være utilfredse med det

en grund til at man må nogle ting i landzoner og nogle ting i byzoner

at alle kommuner der har nogle vanskeligt stillede

skal have en ekstra hjælpende hånd de skal

sker der ikke noget med butikkerne mere der er ikke nogen

ene sted har man ingen tillid til kommunerne de gør det forkerte og en enkelt laver noget forkert og så laver man det om og et andet sted i det nye

er der tilbagegang i bosættelse eller beskæftigelse og ikke for stort et pres på arealressourcerne så

det er en definition vi kommer til at beskrive

nærmere i noget vejledningsstof som kommer til at

hvad det her område dækker over så vil herre jørn dohrmann ikke

virkelig stået og tævet alle ordførere fra den her talerstol for

jeg kunne godt nævne tre fire eksempler men det er

ikke det interessante det interessante den her lov har været gældende siden september

kan vi nævne i hvert fald tre fire fem seks eksempler på det her som jo lige så godt kunne ligge et andet sted eller som alligevel ikke får en tilladelse selv under den lov som venstre og konservative har lavet jeg kan se jeg

for tid men der var også tre spørgsmål i et så herre jørn dohrmann må vælge et af dem en gang til hvis

klarer sig godt der er bosætning men hvis

kan vi sikkert få fremskaffet et

område som er i tilbagegang

tilbagegang ude i deres landdistrikter eller hvad man nu vil kalde det så er det bare

vil kunne bruges af en kommune og lige det

der med at man så bare tager et endnu større område og siger at så er

landdistrikt er jo godt tænkt kan man sige herre jørn dohrmann ved altid lige hvordan man leder efter smuthullerne i lovgivningen

og jeg vil også tro at teknikerne kan svare mere præcist på hvordan man undgår den slags finter men

opmærksom på en ting jeg ikke lige

ministeren aldrig været ude i virkeligheden

den her totale københavnervirkelighed som ministeren bevæger sig i det synes er så rystende også når ministeren taler om

fem år gamle erhvervsbyggerier eller landbrugsbyggerier tror ministeren virkelig at der er nogen der gider at indrette deres erhvervsvirksomhed

gammelt skidt ved ministeren ikke hvad det koster at etablere sig det er det

helt verdensfjerne når vi diskuterer det her

det at ministeren kan tale om at man giver

kommunerne og når ministeren står og siger at

blandede boliger og erhverv om det er til erhverv

til erhvervsbyggeri midt i et blandet bolig

ikke mindst landskabeligt jeg tror nok at der ville komme pænt meget ballade hvis vi gav frit slag

der ikke kan sine ting hjemmefra så vil jeg lige tilføje at jeg faktisk har

væddemål med en af mine kollegaer om

lunde larsen ville tage patent på virkeligheden for det gør han altid

er så spændende at virkeligheden kun findes i ringkøbing

minister for hele danmark så jeg laver love der giver et danmark i balance som sjovt nok er en titel jeg har lånt et andet sted fra ikke love der imødekommer ni og tyve af mine

virkeligheden er og hvor den ser anderledes ud end lige for de embedsmænd som ministeren omgiver sig med eller i den sfære som ministeren selv bevæger sig i men ministeren sprang jo let og elegant over det med erhvervsbyggeriet

der er jo helt klare planlægningsregler for

at man giver ansvaret tilbage til kommunerne er jo det største bluffnummer i det her det

i dag skal give en tilladelse

rammer rigtig dårligt i forhold til deres samlede

de har udlagt til det men i stedet får det sådan lidt spredt

lige præcis i ringkøbing hvor forskeren sidder og læser sine grundtvigdisputatser men der er altså andre steder i det her land som

det et samlet blik og kræver at vi balancerer tingene og tænker på udviklingen i hele landet

men nogle særlige redskaber i de områder der er vanskeligt stillede det synes jeg da giver rigtig god mening og jeg

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag

hvilken videregående uddannelse de skal have efter endt ungdomsuddannelse

set en udvikling som i dag allerede er godt på vej

år efter endt studentereksamen og samtidig gennemfører de studerende også deres videregående uddannelse hurtigere i dag end de gjorde tidligere i enhedslisten deler vi regeringens målsætning om at flere skal have en uddannelse som jo er en anden af regeringens målsætninger på uddannelsesområdet og her er det for os især en målsætning at flere unge

og alvor tale om en målsætning som

det er sådan i dag at seks og tres procent af de universitetsstuderende har forældre som har en videregående uddannelse mens kun fem procent af dem har forældre som har grundskole som den højeste uddannelse samtidig bliver akademikernes børn færdige med deres

år for børn med forældre som kun har

i enhedslisten er bekymrede

su reform som skærer i suen for at få de studerende hurtigere igennem

at ministerens fokus på hastighed vil forringe kvaliteten i uddannelserne

få negative konsekvenser for den lige mulighed

er bekymrede over hvordan regeringens tre målsætninger på uddannelsesområdet hænger sammen nemlig målsætningen om at de studerende skal hurtigere igennem målsætningen om at vi skal uddanne den dygtigste generation nogen sinde og målsætningen om at vi skal have flere igennem uddannelsessystemet

har vi bedt ministeren om at redegøre for det jeg er ikke tvivl om at alle partier i folketinget ønsker et godt uddannelsessystem hvor elever

håber jeg også at vi kan få en god og en konstruktiv debat i dag hvor vi

for øje at det vi gerne vil er at skabe et godt uddannelsessystem hvor alle har

studerende skal blive tidligere færdige med deres uddannelse

vi har som også spørgeren nævnte den ambition at vi vil have den bedst uddannede generation nogen sinde fem og halvfems procent skal have en ungdomsuddannelse tres procent skal have en videregående uddannelse og fem og tyve procent skal have en lang videregående uddannelse tilsammen udtrykker det regeringens ambitioner og der er ikke nogen modsætning mellem flere hurtigere og bedre det vil jeg gerne slå fast til en start jeg lancerede som man ved regeringens udspil til

su reform bedre igennem uddannelserne i tirsdags

kunne tale om den i dag reformen skal

regeringens øvrige uddannelsespolitik være med til at skabe et solidt grundlag for vækst og velstand i danmark fremover med reformen målretter vi

suen og den øvrige uddannelsespolitik med at få studerende tidligere i gang og igennem med mindre forsinkelse men udgangspunktet er videregående uddannelser af høj kvalitet det ændrer reformen ikke på for lang studietid indebærer jo ikke nødvendigvis at studierne har en højere kvalitet

i dag er det kun ti procent af de universitetsstuderende som gennemfører både en bachelor og en kandidatuddannelse

i gennemsnit over seks år om at gennemføre deres studie og på visse fakulteter nærmere syv år det anser jeg

som noget kvalitetsstempel på professionshøjskolerne gennemfører halvfjerds procent på normeret tid og størstedelen af de øvrige bliver kun op til et halvt år forsinket på erhvervsakademierne er det endnu tydeligere to og firs procent er færdige på normeret tid og de øvrige bliver typisk færdige efter

derfor sigter en stor del af regeringens forslag mod de halvfems

som bruger mere end normeret tid på deres samlede universitetsuddannelse de skal hurtigere igennem og det stiller større krav til tilrettelæggelse intensitet og kvalitet af uddannelserne su reformens fremdriftspakke fjerner uhensigtsmæssige barrierer og blindgyder i uddannelserne der skal sikres bedre merit for fag og praktikophold der skal være lettere overgange mellem bachelor og kandidatuddannelser til gavn for både universitets og professionsbachelorer og universiteterne hvor forsinkelsen jo er størst forpligtes til at reducere gennemsnitstiden

tyve fra altså seks

for institutionerne

derudover vil regeringen understøtte højere studieintensitet gennem vores forslag om at alle studerende skal tilmeldes fag og prøver svarende til et fuldt studieår på tres ects det skal få dem hurtigere

høj studieintensitet er efter min mening også et udtryk for kvalitet og vi ved at stærke faglige og sociale studiemiljøer kan mindske frafaldet og reducere forsinkelsen flere timer og tættere samarbejde med medstuderende og stigende sværhedsgrad kan både give de studerende et bedre udbytte af uddannelsen og betyde en hurtigere gennemførelse

su reformen bygger således oven på de øvrige initiativer regeringen har taget for at styrke kvaliteten i de videregående uddannelser med finanslovsaftalen for to tusind og tretten er de økonomiske rammer for et historisk løft af uddannelsesniveauet i danmark sikret samlet er der afsat næsten tre milliard kroner mere til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

su stipendierne i to tusind og tretten end i to tusind og tolv universiteterne har med finansloven også fået bedre forudsætninger for langsigtet planlægning

million kroner årligt fra to tusind og tretten til

på humaniora og samfundsvidenskab det skal øge den forskningsbaserede undervisning og vejledning der er også afsat tre hundrede og tyve million kroner årligt til udvikling af uddannelserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler regeringen har derudover sikret at forbedring af kvaliteten er et centralt indsatsområde i udviklingskontrakterne med alle de videregående uddannelsesinstitutioner det er blandt andet grundlag for at flere universiteter er ved at indføre minimumstimetal på deres uddannelser lige inden jul kom vi til enighed med alle partier i folketinget om et nyt akkrediteringssystem og med det system strammer vi kravene til uddannelsesinstitutionernes daglige kvalitetsarbejde ledelserne skal i langt højere grad end i dag sikre og dokumentere at alle modtager den undervisning de har krav på og alle uddannelser skal være tilrettelagt så det er muligt

tage uddannelse og bidrage til samfundet det ændrer regeringens fokus på at få de studerende hurtigere igennem uddannelserne ikke ved tidligere i gang og hurtigere igennem behøver ikke at betyde mere frafald for eksempel er

erfaringer med mere fastlagte og gennemskuelige studieforløb som kan mindske frafald og sikre mindre forsinkelse på erhvervsakademier og professionshøjskoler bliver de studerende som nævnt tidligere ikke forsinket i samme omfang som på universiteterne formentlig fordi de følger relativt fastlagte forløb flere universiteter er allerede godt på vej med at udarbejde vejledninger som fortæller

de studerende hvad der forventes af dem på et fuldtidsstudie og regeringen har stillet krav om at universiteterne skal understøtte større gennemskuelighed i uddannelsesudbuddet

forår satte regeringen optagelseskvoterne på de videregående uddannelser fri og nu ser vi på om man i højere grad kan bruge optagelsessamtaler og prøver i stil med den model som vi nu ser frem til at indføre på den nye læreruddannelse det skal hjælpe de unge til at danne sig et realistisk billede af den uddannelse de har i kikkerten så flere vælger rigtigt første gang men der skal også stadig være tid til tvivl og mulighed for omvalg og det vil regeringen ikke forhindre

regeringen fortsat tolv måneders ekstra su til studerende som starter inden for to år efter adgangsgivende eksamen eller som har brug for det ved et studieskift det giver samtidig uddannelsesinstitutionerne mere frihed til at optage de mest motiverede og bedst egnede og det bidrager til at styrke uddannelsernes kvalitet videregående uddannelser med høj kvalitet mindsket frafald og god gennemførelse er udgangspunktet for at vi kan få den bedst uddannede generation nogen sinde hele øvelsen går jo ud på at sikre vækst og velstand ved at flere uddannede får mere tid

derfor går en reduktion af studieforsinkelserne så flere gennemfører på normeret tid hånd i hånd

det er derfor regeringen har kaldt sin su reform bedre igennem

mulighed for at få en uddannelse

som tidligere nævnt meget enige med regeringen i at

en uddannelse og at vi skal skabe den dygtigste generation nogen sinde

nytter det altså ikke noget kun at fokusere på at det skal være den hurtigste generation

er rigtig godt at man starter på en videregående uddannelse lige så snart man har fundet ud af

det at man er hurtig er ikke nødvendigvis det samme som at man er dygtig

er det samme som at man ikke er dygtig

noget om hvor dygtig man er ligesom hvor langsom man er ikke siger noget om hvor dygtig man er

en studerende på en videregående uddannelse ifølge regeringens udspil bedre igennem uddannelserne jo være tvunget til at gå til en eksamen forholdsvis hurtigt men det bliver resultatet ikke nødvendigvis godt af den studerende skal jo til eksamen også selv om den studerende ikke er fagligt rustet til det den studerende kan ende med

dumpe bruge tid på reeksamen og blive yderligere forsinket og så ikke have noget

su og så ende med at droppe helt ud af sin uddannelse

det som jeg frygter

som tidligere nævnt er jeg fuldstændig enig i at flere skal have en videregående uddannelse men jeg tror ikke det motiverer nogen til at starte på en uddannelse at man bliver tvunget

at have udsigt til at man bliver straffet økonomisk hvis man ikke kommer i gang

ikke særlig motiverende i stedet for at slå folk oven i hovedet med økonomiske sanktioner

hvorfor vi skal indrette systemet efter hvad vi

vi vinder noget ved vi er nødt til også at indrette systemet efter hvad vi ved de studerende gør og hvad vi ved der virker for dem

man med regeringens udspil i virkeligheden

bruger noget forkert medicin på noget man gerne vil løse man ender i virkeligheden

en dårligere kvalitet at færre kommer igennem og at de studerende bliver langsommere

er fastlagte forløb som virker ude på uddannelsesinstitutionerne

at det ikke er suen der er afgørende for hvor hurtigt man kommer igennem jeg synes det er rigtig vigtigt at vi husker på

den anden retning hurtigere eller langsommere

det andet studie vi har suen fordi den er med til at sikre lige adgang

at vi har suen så man kan tage en uddannelse uanset om man

og uanset om man kan få hjælp derhjemme af sine forældre suen er fuldstændig afgørende for den lige adgang til uddannelse

i enhedslisten jeg anerkender fuldt ud at regeringen også forsøger

kigge på nogle ting som gør at man kan undgå de unødige forsinkelser

regeringen til at gå videre ud ad hvorfor laver man ikke gymnasiereformen og adgangskravene

gøre det endnu sværere at tage suppleringskurser og gøre det endnu sværere at blive dygtigere og

og rammerne om uddannelsen samt den lige adgang til uddannelse er afgørende for at flere unge

det danske su system er et centralt element i sikringen af at alle kan få en uddannelse uanset social og økonomisk baggrund og bruges

det have negative konsekvenser for den lige adgang til uddannelse samtidig konstaterer folketinget at hastigheden hvormed de unge gennemfører deres uddannelse ikke er afgørende for kvaliteten og deres efterfølgende beskæftigelsesmuligheder folketinget ønsker ikke at gå på kompromis med kvaliteten i uddannelserne for at få de studerende hurtigere igennem men mener at blandt andet bedre vejledning og nye optagelsesformer kan bidrage til

individ dannes til at tage ansvar

uddannelsesplanlægning meriterende ophold og praktik alt sammen dele som kvalificerer en uddannelse og hvor praktikforhold ikke må stå i vejen for de studerende

nødvendigt at universiteter og studerende taler sammen og også

omkringliggende erhvervsliv så praktikophold der giver god mening for den studerendes uddannelse bliver meriterende så studiet ikke bliver forlænget men også at et udlandsophold jævnfør bolognaprocessen giver

ects point for det som udlandsopholdet skal give

ikke spekuleres i at få studerende til at tage flere

ects point blot fordi et dansk universitets selvforståelse er at dets undervisning er bedre end på det universitet som den studerende har opholdt sig på i udlandet

ansvarlighed som studerende når vi taler om kvalitet gennemførelse og merit

til som politikere da det at gennemføre en uddannelse altid er den studerendes ansvar endelig er det naturligt at vi i højere grad kobler studieaktivitet eksamener

egentlige forhandlinger begynder inden så længe i forbindelse med su udspillet forstår jeg selvfølgelig godt at enhedslisten

sur og skinger og at det er baggrunden for dagens forespørgselsdebat for enhedslisten er jo blevet snydt snydt så vandet driver i december to tusind og ti sagde fru pernille vigsø bagge som sfs uddannelsesordfører vi nedlægger veto mod nedskæringer i i suen i det hele taget i maj to tusind og elleve sagde fru marianne jelved som radikal gruppeformand vi vil hverken forringe su systemet eller straffe de studerende bare fordi der lykkeligvis er blevet flere af dem vi er indstillet på at se om

suen skal ændres men ikke forringes og i juni to tusind og elleve sagde fru christine antorini som ordfører for socialdemokraterne vi vil ikke skære en milliard vi vil faktisk ikke skære en eneste krone i venstre har vi hele tiden sagt det samme om

nøjagtig det vi mener at regeringspartierne så har fået syn for virkeligheden og adopteret store dele af venstres

su politik er kun glædeligt og det hilser jeg naturligvis velkommen også selv om det betyder at regeringspartierne har smidt sine egne gyldne løfter til de hjemmeboende på

og til enhedslisten i skraldespanden derfor bidrager vi også gerne til regeringens fortælling om at ændringer i su systemet kan motivere studerende til at blive hurtigere færdige og at provenuet fra reformer

kan bruges til at forbedre erhvervslivets rammevilkår jeg forstår som sagt godt at enhedslisten både lyder sur og skinger fordi

er blevet snydt så vandet driver men mest sur burde enhedslisten nok være over sit eget selvbedrag da man i valgkampen støttede op om de nuværende regeringspartiers kasinoøkonomi og urealiserbare løfter vel vidende at det aldrig kunne lade sig gøre at realisere

set det ene efter det andet eksempel på siden regeringsskiftet i to tusind og elleve afslutningsvis vil jeg blot sige at i venstre ønsker vi som vi hele tiden har gjort at bidrage til realismepolitik og til den kvalitetsudviklingsdebat som altid må pågå dagens forespørgselsdebat

et godt rum at få dette debatteret i så tak til enhedslisten

end at diskutere hvad der skete i valgkampen synes jeg er venstres ordfører ikke bange for

hvis man kobler suen op på ects pointene

i skraldespanden nemlig dem som

andet i løbet af deres semester som gør at de ikke

professionshøjskolerne frygter venstre ikke

blive ramt af dødsfald i den nærmeste familie der kan være situationer der gør at man kan få vanskeligheder

at gennemføre sit studium på normeret tid det er den slags overvejelser man må gøre sig

i universitetsloven når fru rosa lund taler om at der ikke er så mange timer på professionshøjskolerne

er det jo lidt interessant når man ser på hvor stor gennemførelsesprocenten er på netop de professionsorienterede uddannelser

er så problematisk men jeg tror meget på og det gør vi i venstre

undersøgelse viser at det ikke er forringelser af suen som vil få dem hurtigere igennem det er tværtimod udsigten til et job

suen og i stedet for koncentrerede os om at skabe job til dimittender altså gøre noget ved den tårnhøje

til dimittender så vel som til alle andre derfor er vi ikke interesseret i at grænsehandelen eksploderer og at man i dag eksempelvis har aalborg som nordgrænse for grænsehandelen i det jyske

optaget af at landbruget ikke bliver afgiftsbelagt på en lang række områder så det skaber de mange tusind arbejdspladser som der er potentiale til så på en lang række områder synes jeg at enhedslisten skulle ændre sin kurs så dens politik netop kom til at skabe arbejdspladser så havde vi slet ikke den her debat om dimittendarbejdsløshed

de afgifter venstreregeringen indførte der var årsagen til dimittendledigheden steg dramatisk eller

det andet spørgsmål har også lidt med virkeligheden at gøre herre esben lunde larsen kender givetvis mennesker som kommer fra familier hvor man ikke har tradition for at gå på universitetet

tid inden man finder ud af det er en god idé at komme på universitetet måske endda tre år

synes herre esben lunde larsen det er den rigtige måde at opmuntre mennesker der kommer fra dele af samfundet hvor man ikke har tradition for at få en uddannelse til at få en uddannelse altså at de får et dårligere su system end dem der bare

af ungdommens uddannelsesvejledning få benyttet sig af studievejledning og så videre og så videre derfor er det sundt at der er en incitamentsstruktur det er sundt at man får drøftelsen hjemme om køkkenbordet

det egentlig er ens poder skal

det er jo virkeligheden for rigtig mange og derfor er jeg meget optaget af

et fravalg og hvis man vælger at gå længere tid i forhold til det udspil regeringen nu er kommet med nu ved vi jo ikke hvordan det ender med at se ud men i forhold til det udspil

hvor man har styr på det hele og dem der ikke har styr på det hele

måske er en lidt hård holdning venstre lægger for dagen

forstår jeg simpelt hen ikke og det tror jeg nok man skal

politiske skole som herre per clausen har gået i for at forstå den har jeg ikke gået i og derfor kan jeg simpelt hen ikke sætte mig ind i den forestilling men jeg er meget optaget af

når vi forhandler på eksempelvis su området

opmærksomme på de forhold der er gældende eksempelvis for studerende

som måske ikke har haft så gode opvækstkår og så videre

som influerer på deres studietid det er jo noget af det

diskussionen i blandt andet forhandlinger generelt i uddannelsessystemet men også i su systemet

sikre at så mange som muligt kommer igennem men når man betragter enhedslistens oplæg til debatten i dag

få den tanke at kvalitet på de videregående uddannelser og det at afslutte et studie tættere på normeret tid

at fordi regeringen anerkender at de studerende på de videregående uddannelser er dygtige mennesker med masser af ressourcer og derfor er helt overbevist om at langt de fleste sagtens kan færdiggøre deres studier tættere på normeret tid

kere os om kvaliteten af de videregående uddannelser men intet kunne være mere forkert for det gør vi faktisk ungdomsuddannelserne herunder kvaliteten af de videregående uddannelser er et af denne regerings højest prioriterede mål vi investerer flere midler i uddannelse end nogen anden regering har gjort hvorfor gør vi det ja det er fordi børn og unge skal være den dygtigste generation i danmarkshistorien vi lever desværre stadig væk i en meget trist økonomisk virkelighed

underlagt stramme økonomiske rammer men alligevel eller måske

det mere end nogen sinde vigtigt at prioritere de midler der er til rådighed vi har truffet et klart valg vi prioriterer at flere får en uddannelse vi prioriterer at bruge flere penge til uddannelse og størsteparten af danmarks befolkning er glade

en uddannelse om fem ti og tyve år regeringen har fra to tusind og tolv til to tusind og tretten afsat knap en milliard kroner mere til de kompetencegivende ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser og vi forventer at bruge op mod halvtreds milliard kroner på uddannelse af unge fordi det er fornuftigt og fordi det er fremsynet vi vil at kvaliteten af uddannelserne skal styrkes og at uddannelses og

su systemet fortsat fortsat skal understøtte at alle uanset social baggrund har mulighed for at tage

vil fortsat også tage initiativ til en lang række tiltag der vil styrke og sikre kvaliteten af netop disse benævnte uddannelser lad mig nævne nogle stykker med finansloven for to tusind og tretten blev rigtig mange af de mærkesager indfriet som vi socialdemokrater

en fastholdelse af taxameterløftet

at uddannelserne kan levere mere og bedre undervisning og det vil bidrage til at færre falder fra samtidig

vi også sat gang i arbejdet med de nye udviklingskontrakter større inddragelse af de studerende på uddannelsesinstitutioner et nyt akkrediteringssystem mere universitetsbyggeri med blandt andet en modernisering af universitetslaboratorierne én samlet lov for de videregående uddannelser med fokus på gennemsigtighed og større fleksibilitet

en innovationsstrategi der ser på hvordan innovation og entreprenørskab integreres på alle videregående uddannelser flere ressourcer til videnspiloter

nødvendigt vores højere prioritering af uddannelsesområdet i en svær økonomisk tid betyder at vi hele tiden skal være parate til at målrette vores uddannelsessystem så vi får mest muligt ud af det til endnu flere unge

en af hensigterne med vores udspil til en su reform danmark har et af verdens mest gavmilde uddannelsessystemer det danske su system er fundamentet for at unge har mulighed for at tage en uddannelse uanset deres opvækst og sociale baggrund og forældrenes økonomiske situation sådan er det sådan skal det være

også i fremtiden med vores reformudspil forpligter vi universiteterne til at nedbringe den gennemsnitlige studietid med

tyve det vil sige fra cirka

ikke modsætning mellem kvalitet i uddannelsen og det at gennemføre et studium på normeret tid vi mindsker de barrierer som i dag giver unødvendige forsinkelser for de studerende gennem deres studier blandt andet ved bedre muligheder for overgange og skift mellem studier

praktikophold vi stiller krav til at de studerende skal være aktive på deres studier ved at blive tilmeldt fag og prøver der svarer til et fuldt studieår vi ønsker at forkorte den lange pause som rigtig mange unge holder imellem deres ungdomsuddannelse og deres videregående uddannelse og vi vil målrette brugen af det ekstra det sjette su år målretningen af su systemet ændrer ikke på at den danske su ordning også fremover vil være et af verdens mest gavmilde systemer for studerende og

af ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser de seneste to år overstiger langt det som reformen af su systemet skal bidrage med når den er fuldt indfaset derfor mener vi socialdemokrater at vi med vores generelt ambitiøse prioritering af unges uddannelse og vores udspil til en su reform samlet set bringer høj kvalitet ind

unges uddannelse og samtidig bringer de studerende bedre igennem de videregående

på vegne af partierne socialdemokratiet radikale venstre socialistisk folkeparti venstre det konservative folkeparti dansk folkeparti og liberal alliance gerne vil

at danske unge generelt er ældre når de færdiggør deres videregående uddannelse end andre europæiske landes unge og at en nedbringelse af færddiggørelsesalderen vil kunne forbedre samfundsøkonomien samtidig med at målsætningerne om flere uddannede og højere kvalitet af uddannelserne fastholdes folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at indkalde til forhandlinger om en reform der gennemfører forbedringer i uddannelserne og nedbringer forsinkelse i studiestart og undervejs i studierne gennem ændringer i su og

bedre uddannelsessystem og bedre uddannelser var

blev antydet af en tidligere taler at det ikke indgik i valgkampen så

op for socialdemokraterne det andet er at jeg forstår at su forringelserne skal gå til at finansiere

inden for rammerne af det eksisterende su system og det er faktisk det der sker at herre per clausen

en forringelse må jo så stå for herre per clausens egen regning jeg vil sige om

i en økonomisk vanskelig virkelighed som

formulerede selve regeringsgrundlaget

socialdemokraterne tager afsæt i den virkelighed vi nu engang befinder os i og derfor

bliver vi nødt til at tilpasse su systemet med de meget nænsomme tilpasninger som hele udspillet faktisk er bygget op om

vi er fremadskuende og sikrer at der også vil være

til de mange unge mennesker som vi ønsker skal tage en uddannelse i fremtiden vi har meget ambitiøse mål om at der faktisk er en stor procentdel af fremtidige

en del af os har været så heldige at nyde godt af det

når man står i en vanskelig økonomisk situation kan det jo også hænge sammen med at man har besluttet sig til fra regeringens side at gennemføre nye skatte og afgiftslettelser

skal skaffes penge til tidligere i dag rettere sagt i går meddelte regeringen at nu skulle man skaffe syv

en afgift man fjernede og som skulle have

det er vel suen der skal finansiere den så pointen er jo at socialdemokraterne er gået fra at pengene skulle gå fra banker

ude på uddannelsesinstitutionerne og lyttet til de bekymringer som de unge der i dag er under uddannelse

arbejder benhårdt og målrettet på at skulle skaffe beskæftigelse også til de unge mennesker som nu har slidt sig igennem deres uddannelse for at få det her eftertragtede eksamensbevis

omstrukturering af su systemet som vi har lagt op til

skal indgå i en kommende konkurrenceevnepakke det er helt korrekt for

skabe private job således at vi nedbringer den dimittendarbejdsløshed

er det helt tydelige incitamenter til at også universiteterne

begynder at sikre stærke faglige

at de studerende der befinder sig på uddannelserne faktisk kan betrygges i at

færdiggjort deres studier på så tæt på normeret tid som overhovedet muligt når jeg læser

ikke et spørgsmål om om besparelser eller golde nedskæringer som

blanding af forskellige initiativer som gør

får det bedste studiemiljø og samtidig bevarer kvaliteten i det danske

tager man også pengene ud af hænderne på de studerende det er da en

have færre penge mellem hænderne mens de studerer jeg er fuldt indforstået med at vi står i en meget trist økonomisk virkelighed for at bruge

mette reissmanns egen formulering

vi kommer ud af den mit spørgsmål

som intet har haft med at gøre at vi nu står i en økonomisk krise

de studerende der måtte befinde sig i uddannelsessystemet på det tidspunkt vil få et mindre reguleret beløb end hvis

men deres købekraft vil være nøjagtig den samme de vil ikke komme til at opdage

overhovedet ikke reguleres i samme takt som man hidtil har gjort

en enorm mængde udefra kommende faktorer som gør at hvis det er

naturligvis bakker op om bliver vi nødt til at foretage nogle omrokeringer

hvor alle skal bidrage jeg fastholder som jeg sagde i min ordførertale at

hvor meget af det der kommer direkte fra suen og hvor meget der er effekter af at man kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet fremgår ikke klart men et eller

er om

effekt af det her ikke får deres uddannelse gjort færdig

forlænger deres uddannelse eller som slet ikke kommer i gang med en uddannelse

betyde at vi får færre der går i gang med en uddannelse jeg tror på at i det øjeblik

vi har fået skabt disse rammer som udspillet faktisk lægger op til så vil vi kunne etablere et langt sundere studieforløb med de klare rammer der udstikkes

ind i studieforløbet og som nyder godt af og som ønsker at der er disse fastere rammer med hensyn til det rent økonomiske

ikke noget forskningsmæssigt belæg for at sige at det udspil som ligger fra regeringens side i øjeblikket overhovedet vil gøre det sværere for unge mennesker at skulle påbegynde en uddannelse justeringerne er som sagt så små

vil forhindre nogen i at påbegynde en uddannelse

har stadig væk et af verdens mest lukrative og gavmilde uddannelsessystemer

at give bedre rammer kan have en rigtig god

om det at man skærer i suen

være nogle der falder ud af systemet og dermed får nogle problemer der gør at de enten forlænger deres studium med adskillige år

er så lille hvorfor gør vi det så hvorfor gør

og tre og tyve så taler vi om to hundrede og en og halvfems kroner

jo sige at købekraften bevares fuldstændig som den er i dag

man overhovedet skulle komme i den situation at færre studerende faktisk ønsker at søge

jeg slet ikke i tvivl om at de rammer

er vi helt med på i dansk folkeparti når vi ser de mange muligheder som findes for at

hører ministeren omtale de kulturmæssige og bureaukratiske tiltag som skal gøres på

det kan være lettere godkendelse af merit for fag og praktikophold som

nævnt lidt tidligere i dag og tiltagene

det hele taget arbejde med fuldt pensum

næsten som at høre mig selv jeg er rigtig glad for at ministeren har hørt efter på de her punkter

det for dansk folkeparti er mere problematisk er hvor man har den forestilling at det har en effekt at skære i suen når ministeren selv siger at

er det jo ikke noget som en studerende kan gøre så meget ved og dermed heller ikke noget som bliver forbedret uanset hvor meget der bliver skåret i suen

den beregning som danmarks radio lavede af

hvis en fjerdedel af de hjemmeboende flytter hjemmefra

bo hjemme mere så kunne det måske være mere tiltalende at bo ude jamen

som forsvinder fra det her regnestykke og så kan man jo sige at

diskussion todelt der er en kvalitetsdagsorden hvordan opretholder vi kvaliteten når der er så mange studerende på uddannelsesstederne

der dagens tema som enhedslisten rejser

kan opretholdes når man kommer hurtigere igennem studiet

vil påstå at kvaliteten er dårligere i aalborg end i københavn det tror jeg ikke og det er

og faktisk tillod mig at komme igennem på normeret tid ligesom alle mine studiekammerater faktisk gjorde det dengang

nej det handler ikke om kvalitet det handler om kultur det handler ikke om hvorvidt det per definition giver bedre kvalitet at bruge mere tid

blive træt at høre studerende der udtaler

er et rimeligt krav at man skal have fuldt pensum

normeret tid faktisk tænkt som normeret tid og det er naturligvis muligt at skabe god kvalitet på normeret tid så udfordringen i de kommende reformforhandlinger

bliver i høj grad at undgå et større frafald

stadig væk har et godt uddannelsessystem og at vores studerende er glade for at gå på deres uddannelser

der er på den enkelte institution som radikal ordfører er der sådan tre ting som

mig og det radikale venstre

studerende træffer bevidste og kloge beslutninger når de vælger deres uddannelser

er at vi har nogle gode uddannelsesinstitutioner med

der fremmer relationerne de studerende imellem og at uddannelserne har den

kontakt til omverdenen som er nødvendig for at få en god balance mellem teori og praksis

dermed også giver de studerende de relationer og erfaringer der gør at de efterfølgende kan få job endelig som det tredje

at der er job når man forlader studiet enten at der er job eller at der er en iværksætterkultur der bakker op om de studerende

imod regeringens udspil med åbne arme

udspillet på de otte initiativer som man kommer med faktisk

styrke erhvervslivet i danmark ja det kan vi godt fra radikal side fordi noget af det der

cirka en tredjedel af alle de kandidater som bliver uddannet

det er tab af ressourcer og talent derfor

det lige så vigtigt at få en god

uddannelseskultur som det som sagt er at der er job efter endt uddannelse

derfor at det radikale venstre af gode grunde bakker op om det udspil der er kommet fra regeringen

afslutningsvis sige at noget af det som

har været de studerendes ansvar

til gengæld ikke er blevet nævnt særlig ofte

er at i de udspil der er kommet fra regeringens side og fra ministerens side

forventningspres på uddannelsesinstitutionerne det vil sige at man forventer at uddannelsesinstitutionerne påtager sig det fuldstændig

at skabe en bedre uddannelseskultur og dermed også arbejder med de barrierer der gør at det er bøvlet at være studerende og få meritoverførsel så vi er som sagt rigtig rigtig glade for

og vi vil kigge meget fokuseret på om

man også går ind og arbejder med den uddannelseskultur som der er på de

kulturforskelle mellem de gamle universiteter

og igen og igen bliver aalborg

noget hvis man kan spørge enhedslisten i og med at de har

det som jeg ikke forstår det billede som man skaber om at de studerende skal hurtigere igennem uddannelsessystemet nej

og det forstår jeg simpelt hen ikke er et problem for enhedslisten

med truslen om at de bliver straffet økonomisk hvis de venter

typer af erfaringer end de har fået på deres

træffer bevidste valg

er jo kun et ud af mange elementer i

at vores elever allerede i folkeskolen får mulighed for at få erfaringer med forskellige typer af arbejdspladser og dermed også forskellige typer af fagligheder der gør at de kan blive tændt på

godt tænke mig at blive murer eller jeg kunne godt tænke mig at blive nanofysiker eller hvad det nu kan være så når jeg snakker om bedre

og tres procent af alle gymnasieelever har aldrig

hvor man jo blandt andet siger til bestyrelserne og ledelserne hvor vigtigt det er at involvere de studerende i de beslutningsprocesser der er på universitetet så jeg tror faktisk

at enhedslisten her løber en åben dør ind eller vi kan gå

konstatere at jeg blev hurtigere færdig end mange af ministrene selv

det jeg gerne vil spørge herre uffe elbæk om er hvis man nu er uafklaret umotiveret eller skoletræt eller det hele på en gang

set ikke de første tre fire år efter at man har forladt gymnasiet

så alligevel finder ud af at det vil man måske gerne er der så en særlig grund til at su systemet skal være dårligere

fordi de havde frygtet noget der var meget værre jeg synes det er flot at vi har et su system der gør at man kan have det

kaldt sabbatår i to år efter endt ungdomsuddannelse og stadig væk have det

kaldt det sjette studieår jeg synes faktisk det er meget fint jeg synes også at man skal holde proportionerne

erkende og anerkende

et su system i danmark som kan måle sig med de bedste alle mulige andre steder i verden vi har stadig væk en

der handler om at man skal kunne få en uddannelse uagtet hvilken social og økonomisk baggrund man kommer

taler om sabbatår jeg tænker på

på min uddannelse dem tilbragte jeg godt nok på industriarbejdspladser i jylland

sabbatår derude det her handler om at hvis man er skoletræt umotiveret og så videre og giver sig til noget andet hvis man

et arbejde selvfølgelig og så finder ud af at man godt vil tilbage får man som belønning et dårligere su system da jeg var ung og jeg

kunne være løgn blev jeg faktisk belønnet med et bedre su system

der ikke kom ind i første omgang kom ind i anden omgang jeg

at putte på det fordi de i den grad er aktive

men husk nu også på

på en videregående uddannelse er det jo stadig væk sådan

su i hele den normerede tid en uddannelse tager

sikrer den såkaldte sociale mobilitet

man kalde lighed gennem uddannelse

at uddannelsessystemet bidrager til at børn og unge bliver til demokratiske kritiske og oplyste borgere det kan man kalde demokrati

og at vi konstant holder øje med om vi kan

kvalitet demokrati og lighed

bedre kandidat fordi du bruger otte år på det i modsætning til hvis du

su år bibeholdt hvis du starter inden for to år med din uddannelse

studerende kommer fra ikkeakademiske hjem man kan sige at opfyldt en af de to ting

er suen er langt lavere

kommer i mindre grad fra økonomiske forskelle og i højere grad

forældres uddannelsesbaggrund er den altafgørende faktor når det kommer til hvor du selv ender uddannelsesmæssigt

er klart at suen er et fantastisk værktøj til at sikre flere unge uddannelse og vi skal selvfølgelig bevare suen men vi kan se at det ikke er nok

vi mener at vi får uddannet flere unge bedre hvis vi får nogle bedre erhvervsuddannelser og i samme ombæring styrkede vi uddannelsesgarantien oprettede praktikpladscentre og fik sociale klausuler med i sidste års finanslov samt brobygning fagpilotordning og videreførelse af veu centrene de sidste to år

milliard kroner mere på uddannelse end højrefløjen gjorde da de sad i regering

på uddannelse og vi kommer til at bruge mange flere penge i fremtiden

løftet uddannelsesniveauet i det her land hele vejen igennem

har bidraget til at prioritere uddannelse så højt kan holde hovedet højt og uden problemer sige

vi prioriterer jer studerende er ikke en svag gruppe

der i en kortere periode har en lav indtægt men som får en høj livsindtægt

og ja det betyder at de hjemmeboende får lidt færre penge men de bliver dog sidestillet med deres udeboende medstuderende når man ser på forskellen i udgifter og ja suen bliver reguleret på en anden måde måde så den bliver reguleret som andre overførselsindkomster

hvis hun vælger at læse videre som tyve årig men det er lidt kunstige penge fordi

starte allerede nu og så have haft det mindre

at løse konkrete problemer de møder i deres hverdag merit

alt i alt er udspillet rimeligt og alle vil også fremover kunne få en gratis uddannelse med økonomisk støtte men lad os huske at holde blikket på hele uddannelsessystemet der er meget andet end universiteterne på professionsuddannelserne er de i meget mindre grad forsinket hvordan kan det være jeg ved at kvalitet i uddannelse er mere end om du får et ekstra års uddannelsesstøtte eller ej vi har virkelig brug for at knække uligheden i uddannelse

og hvis de pædagogstuderende for eksempel

i at det er der stadig væk plads til

de andre ordførere skal diskutere

systemet er skruet sammen der er en masse andre ting også med studieordninger og praktik og så videre

gjort for at forbedre både professionsuddannelserne og specielt erhvervsuddannelserne som vi jo har

men det jeg i grunden vil spørge fru lisbeth bech poulsen om er når man nu faktisk er i stand til at gennemføre uddannelserne relativt hurtigt

hvad det handler om det kan være kultur det kan være adgang til

studiejob og så videre jeg tror at det

vigtigt for at holde fast i de studerende er en håndholdt indsats at der er en kontakt at der er vejledning at der er alle de her ting som vi har lagt op til at universiteterne og de andre uddannelsesinstitutioner

skrællet fire måneder af

helt vildt men det er det krav

på en anden måde og nej jeg tror ikke

tænkt sig at man skulle klare det her med alle de gode bløde ting så regnede finansministeriet ud at det kunne

blev det endnu vigtigere at skaffe to milliard

penge til skattelettelser til erhvervslivet så alle de her forringelser af suen har ikke noget at gøre med

at få folk hurtigere igennem det er bare fordi man skulle bruge

alle de gode ting så det her er bare en økonomisk øvelse der handler om at flytte penge fra de studerende til

havde bilaterale møder med de studerende

kom med kom med alle jeres forslag til hvordan vi kan hjælpe jer hvordan hverdagen kan blive bedre

der gav mening tog vi med og der fandt vi de otte hundrede

arvede et kæmpe hul i statskassen der skulle fyldes så kan vi have en diskussion om hvem der skal bidrage alle skal bidrage det er regeringens holdning også studerende

det er sagt tror jeg nu heller ikke man kan sige at mere eller mindre

har så meget med kvalitet at gøre

jeg hører ikke til dem der der mener at det er det allervigtigste når man snakker kvalitet jeg har arbejdet meget med det i mit civile liv

man beslutter sig for at ville have så og så meget af

mange år gået den forkerte vej når vi ønskede kvalitet

vi egentlig har intention om og det er fordi

kun kontrollere procedurer og processer man sætter flueben selv det gamle evalueringscenter har i en rapport erkendt at kvalitetens faglige beskaffenhed ligger uden for evalueringscenterets rammer

bør vi nedtone disse kvalitetssystemer for de virker simpelt hen ikke de tager motivationen fra folk og det handler meget mere om kultur som flere også har været

vi slår dem oven i hovedet svaret er i virkeligheden nok nej det kan vi ikke og det skal vi heller ikke de kan sagtens styre sig selv og husk nu at de

hinandens værste dommere når det kommer til stykket køres der på frihjul for enkelte forskere og underviseres side

ved man jo at alle fagmiljøer har deres metoder til at ekskludere folk fra det gode selskab

det betyder jo ikke at der ikke skal være ledelsesmæssige rammer

hovedet er blevet for stort på universiteterne hvis vi tager den side af det

set også på professionshøjskolerne op med halvdelen af al personale blev

så lidt ned i årsplanerne og ser på hvad de videnskabelige personer det videnskabelige personale bruger tid på

kvalitetsarbejde internationalt arbejde

og de her opgaver gnaver sig ubønhørligt ind på kerneydelsen som er forskning og uddannelse der er næsten ingenting tilbage

jeg overbevist om at tæller vi tid og timer og al personale på universitetet vil under tyve procent af den tid der

fornuftigt hvis vi skal snakke om kvalitet altså hvad vi gør for kvaliteten

i ondets rod og det handler altså om at vi har bygget de her bureaukratier op som forhindrer kvalitet

her nøglen ligger til bedre kvalitet lad forskerne få lov at forske lad underviserne få lov at undervise og lad os få luget ud i de kæmpe djøficerede styringssystemer

set også ude på mange af institutterne sker dette vil de studerende også

på den måde så man kan kalde det alt muligt grimt som pisk og hvad ved jeg men

i det danske samfund som heldigvis og fordi vi prioriterer at det skal være sådan

nogle rigtig gode vilkår og faktisk bedre vilkår end studerende

nogen andre steder i verden

er underligt at gøre det til et problem at studerende færdiggør

social mobilitet der optager os alle sammen altså ikke så entydigt som det

stilles op også i debatten i dag henføres

generøse su systemer til gengæld har bedre resultater når det kommer til den sociale mobilitet

og understrege hvad jeg er helt enig i

mere frihed giver mere kvalitet

ønske at nedbringe forsinkelse er hinandens modsætninger tværtimod er der meget der tyder på at høj kvalitet faktisk

at det at det her med at få

den gennemsnitlige dimittendalder bragt ned så vi nærmer

forhandlingerne der blev spurgt lidt til det her med at hvis nu en fjerdedel flytter hjemmefra og der vil jeg bare understrege at det der har været tanken

et større rådighedsbeløb end udeboende fordi de jo ikke har de samme faste udgifter derfor er det svært at forestille sig at en hel masse i

uden at det jo så vil give dem et større rådighedsbeløb og det

på de tal der ligger i reformen her på den måde

efterhånden så berømte gængse

også tak til venstres ordfører

tager ansvar for at føre en ansvarlig økonomisk politik

at finansiere hver eneste krone til de nyoptagne som der vil blive mange flere af i de kommende år i modsætning til vores forgængere i vk regeringen der jo finansierede nyoptag med besparelser andre steder i uddannelsessystemet og det er bestemt ikke casinoøkonomi det er sund økonomisk ansvarlighed derfor giver det jo god mening når man vil uddanne mange flere at sørge for at man ikke uddanner

at vi havde overtaget venstre og konservatives politik og det kan jeg helt afvise

gik jo til valg på at fjerne hjemmeboendes

sige at det har vi jo valgt ikke at gøre alle dem der får

der sker nogle justeringer rundtomkring javel men alle dem der får

i fremtiden og det er jo en markant forskel i forhold

slår fast at vi ikke finder at der er en modsætning mellem det at få mindsket forsinkelsen

som jeg forstod det tidligere på ugen havde enhedslisten et

politik at det er godt at der bliver mindre forsinkelse eller det ikke er

først på ugen konstaterede at enhedslisten havde et udspil

alvorligt og tro at de unge rent faktisk kom mindre forsinkede igennem og så opgjorde hvad det egentlig

set ikke vigtigt om det er de uddannelsesmæssige tiltag der virker

forslag virker og det bidrager så alt sammen til at vi nedbringer

de gennemsnitlige su udgifter men det er som om at hvis man går ind for forslagene

mister forslagene pludselig deres værdi og bliver til noget

det synes jeg bare er en mærkelig tilgang hvorfor må vi ikke tillade os at glæde os over at hvis også enhedslistens

sparer vi altså nogle su udgifter det skal vi da ikke være kede af

da ikke bøje hovedet over det skal vi da glæde os over for så kan vi jo bruge de penge på nogle andre gode

udspil at vi slår folk i hovedet med økonomiske sanktioner tværtimod det

man starter inden for to år efter endt

ungdomsuddannelse for mange af de kommende

at man kunne være helt op til et halvt år forsinket på henholdsvis en tre årig og en to årig uddannelse og stadig væk få

man kan kalde en økonomisk sanktion og da slet ikke når vi gør det for kommende studerende og dermed ikke ændrer vilkårene for dem

den direkte sammenhæng jeg anerkender at fru rosa lund

jo også sådan at folk hvis forældre har en kort videregående uddannelse eller er faglærte ikke er lige så forsinkede gennemsnitligt betragtet

hørt adskillige gange i debatten at de universiter

dem der optager flest fra ikkeakademiske hjem derfor må man bare sige at den entydige sammenhæng mellem

den negative sociale arv og forsinkelsen

statistikken selv om vi selvfølgelig alle sammen er optaget af at forbedre den sociale

logikken om at vi vil spare frem for at

hvis vi løser den unødige forsinkelse sparer vi nogle penge og det

af i regeringen eller i regeringspartierne det er vi tværtimod glade for fru rosa lund

spørgsmål sagt at suen nedreguleres

suen opreguleres og kommer til at vokse som det også

bliver den samme det vi diskuterer er om stigningstakten på

suen fremover skal være større

indkomst skal vokse mere i de kommende år end andre overførsler jeg anerkender helt at enhedslisten har nogle synspunkter om

su forligskredsen eller eller satspuljeforligskredsen

bare understrege for også at slutte

med at få en bedre brobygning så færre har brug for gsk det er der masser af god grund til og vi arbejder i øvrigt også glad og gerne med vejledning alle der har brug for det kan henvende sig i et studievalgscenter og når ikke alle gør det kan det jo være fordi nogle har bestemt sig for hvad de vil læse

de ændringer man laver af su systemet gør at folk kommer hurtigere igennem og at ændringerne i su systemet derfor udelukkende er

for at nå op på de to milliard kr man skal op på fordi de gode ting ikke gav nok

tror ministeren at det hjælper på den sociale mobilitet

lidt desorienterede efter gymnasiet

over en år med de her knap

måneder i i gennemsnit

tror så ligesom enhedslisten at en del af det ligger i uddannelsessystemet

tidligere spørgsmål at institutionerne har et

væsentligt ansvar uanset om det er rigtigt eller vi har ret i at det måske også betyder lidt at man siger til de studerende at de altså ikke kan få verdens mest generøse su

clausen har ret i at det kun er de andre ting der er vigtige jamen så betyder det jo

og besparelsen kommer hjem i form af mindre forbrug af su ikke fordi vi har taget noget fra nogen men fordi de færdiggør deres uddannelse

at holde fast i at hvis man tror på de ting enhedslisten har sagt i dag så sparer vi også penge og det er vi ikke kede af

man kan få finansministeriet til at anerkende at man kommer op på to milliard kroner i besparelse

tror ministeren på at det skaber bedre mobilitet at unge mennesker som er lidt vildfarne efter gymnasiet det kan ske og derfor ikke kommer i gang med en uddannelse men måske oven i købet har noget arbejde i nogle år og så

så skal tilbydes et dårligere su system end de andre som kommer fra hjem hvor man som venstres ordfører sagde havde siddet omkring middagsbordet og planlagt det hele og hvor der var styr på alting

må vi bare sige det kan være at herre per clausen ikke synes det er rimeligt at vi adresserer det her spørgsmål om

uddannelsespausen men det synes vi i regeringen jeg havde et møde med formanden

have et succesfuldt videre studieforløb

to år er et godt udgangspunkt

reglen hvor nogle kom foran i køen alene ved at starte hurtigt

det kunne man måske også glæde sig over

på samme måde som ved andre overførselsindkomster

til reformen og at vi sidestiller hjemmeboende og udeboende i forhold til rådighedsbeløbet og det bidrager også

at su for hjemmeboende har været en sag som dansk folkeparti faktisk har holdt fast i under tidligere regeringer men

det jo er beskrevet at der er en gevinst på fire tusind otte

godt kunne få en nogenlunde bolig for det beløb og måske også

selvfølgelig er nogle heldigere med at finde billige lejligheder

end andre og derfor må det jo nødvendigvis være

gennemsnitsbetragtninger ud fra en gennemsnitsbetragtning er vurderingen at rådighedsbeløbet i dag efter faste udgifter som i sagens natur

det var rimeligt at lave den her sidestilling som jo betyder

børnecheck inden man fyldte atten år det er fordi vi ikke tror at

man med et slag på sin atten årsfødselsdag pludselig

en fornuftig og rimelig argumentation

behov for flere midler når man

og begynder at studere hvis man går på

går på en videregående uddannelse og selv skal betale bøger og transport har man jo nogle ekstraomkostninger som

vil ministeren ikke give mig ret i at der faktisk kan være en fordel ved at flytte hjemmefra

formentlig vil være nogle der vil gøre det

hvis ministeren tror at enhedslistens udspil virker det tror vi nemlig selv på

inddraget alle mulige andre ting i sit udspil

su i dag også vil kunne få det hvis regeringens reformudspil går igennem

og mindre forsinket altså om man tror at det alene kan løses med enhedslistens forslag eller det også kan løses med de andre forslag

bliver det så til besparelser på trods af at det jo egentlig bare er en effekt

jo heller ikke i stand til at regne ud hvad indtægten er

med forældre som ikke bor sammen længere så synes jeg det er både rimeligt og fair at det også afspejles i et system

su reform som vi i enhedslisten

vil ramme meget meget socialt skævt fordi den ikke kun handler om at finde nogle penge på at få de studerende hurtigere igennem

sidste spørgsmål bare lyde tror ministeren selv på

vi i de kommende år vil se rekordoptag på de videregående uddannelser

det må betyde at flere og flere får en uddannelse og der er vi

for debatten men særlig takke fru rosa lund

bemærkningen om at man godt kan reducere forsinkelsen uden at det går ud over kvaliteten det er også regeringens opfattelse og jeg håber man på den baggrund kan stemme for

i enhedslisten mener vi ikke at er en kvalitet i sig selv at være længere tid om at tage sin uddannelse

straffer dem som ikke har mulighed for at gennemføre på normeret tid af den ene eller den anden årsag der kan være mange grunde til

netop giver en hurtigere gennemførelse

at vi fokuserer på kvaliteten og ikke på at de studerende skal ih og åh så hurtigt igennem og

bruge suen som redskab til at få dem hurtigere igennem

og det at man kan gennemføre på normeret tid så lad os fokusere på kvaliteten i stedet for det leder mig tilbage til aalborg universitet som vi

fordi suen er jo ens uanset om

og derfor undrer det mig stadig væk at regeringen vil holde fast i at det er suen der skal ændres

få en bedre gennemførelse for at få en hurtigere gennemførelse i uddannelsessystemet

jeg bare understrege det her med ansvar og bidrag og den økonomiske situation vi står i jeg mener sådan set at elever og studerende bidrager både til

faktisk får et bedre bedre velfærdssamfund ved at de tager en uddannelse det vi skal konkurrere på

synes sådan set at de studerende allerede bidrager

som har allermindst med den økonomiske krise at gøre om at bidrage til at løse den jeg synes i stedet for at regeringen skulle kigge nogle andre steder hen

hvis alle skulle bidrage hvornår det så er finanssektorens tur til at bidrage

rigeste i samfundets tur til at bidrage det er en fuldstændig anden diskussion og den tror jeg

men jeg vil bare holde fast i at

bidrager rigtig meget til både dansk konkurrenceevne

også til det danske velfærdssamfund og jeg synes sådan set at vi kræver rigeligt af dem som det er i